at ønske grønland tillykke med et velgennemført valg der foreligger nu et koalitionsgrundlag for fire partier

tæt og glæder mig til at mødes med

genvalgte landsstyreformand kim kielsen i forbindelse med rigsmødet der finder sted i næste måned på færøerne

her i folketinget står vi over for forhandlinger om fremtidens energipolitik og der skal vi jo også foretage nogle valg danmark er en grøn stormagt det skal vi blive ved med at være vi har verdensrekord i andel af vindkraft ifølge fns world energy council har vi verdens bedste energisystem ifølge verdensbanken har vi verdens bedste vilkår for grønne investeringer og spørger man

er vi verdens bedste til grønt iværksætteri siden systemskiftet i to tusind

og i samme periode har danmark jo haft

tretten ud af de sytten år det giver selvfølgelig ikke os der har haft den største del af regeringsansvaret patent på den grønne udvikling men vi vil omvendt heller ikke fralægge os ansvaret vi er sat i spidsen for det grønne globale initiativ

skal levere løsninger på verdensmålene og klimadagsordenen gennem konkrete partnerskaber

om fjorten dage er vi medværter for en stor energikonference med lande som står for fem og halvfjerds procent af verdens

det er jo ikke forkert at sige at ledere i hele

ser mod os i danmark når de skal forme deres egen energipolitik og derfor kan vi heller ikke bare sole os i de resultater vi allerede har opnået vi skal fortsat sætte ambitionerne højt og trække verden i en grønnere retning og det store spørgsmål er selvfølgelig hvordan gør vi det vi kan selvfølgelig vælge her i et af verdens rigeste og frieste lande med historisk høj lønmodtagerbeskæftigelse lave asyltal de laveste i ni år stærk velfærd og fremgang over hele linjen

på det grønne men måske ville det være for nemt og for uambitiøst særlig i forhold til de lande som i forvejen kæmper med fattigdom med intern uro og mangel på rent vand så i stedet bør vi vise at grøn energi også kan være billig energi et fornuftigt valg på alle måder

derfor regeringen foreslår en vej som både fører til mere grøn energi

billigere grøn energi på en og samme tid vi vil investere i danmarkshistoriens største havvindmøllepark i mere solenergi i mere landvind i biogas og i fremtidens teknologier og samtidig vil vi sænke elafgiften og elvarmeafgiften det vil øge andelen af

det vil give danske virksomheder mere konkurrencekraft og vi vil samtidig være med til at sætte nye internationale standarder og udbygge vores position som grønt foregangsland jeg håber og tror at vi her i folketingssalen kan indgå en bred og ambitiøs energiaftale

det vi har gjort historisk og som har bragt os til det sted hvor vi er nu og jeg har med glæde noteret mig at andre er kommet med gode konstruktive bud det hilser jeg meget velkommen nogle af forslagene hører måske mere til i en klimaaftale end i en energiaftale det skal ikke skille os ad jeg jeg har allerede sagt at regeringen efter sommerferien kommer med et egentligt klimaudspil vi ønsker

bred politisk aftale om fremtidens energipolitik det håber jeg og det tror jeg kan lykkes

om at lade løsninger komme før taktik så vi kan lande en aftale hurtigst muligt inden sommer det fortjener vores grønne

har begge op til to minutters taletid herefter er der to opfølgende spørgsmål hvor spørgeren og statsministeren hver gang har en minuts taletid vi begynder med de nordatlantiske mandater værsgo

der valg i grønland den fireogtyvende april der er velkendte udfordringer i grønland en folkeskole vi skal have styrket fem tusind børn som mistrives og en ulighed som svarer til den amerikanske samtidig ved vi også at der er et massivt behov for at sætte gang i væksten så vi har råd til fremtidens velfærd for ellers ender grønland i dødens gab for inuit ataqatigiit var valget en værdikamp vi ønsker at kampen for selvstændighed sker i et realistisk tempo og uden en markant forringelse af velfærden og vi ønsker en bedre befolkningsinddragelse derfor er det også vigtigt for os at der sker en fremgang og at der kommer til at være vækst i det grønlandske samfund men også at der er plads til alle i det grønlandske samfund det bekymrer os hos inuit ataqatigiit at der er flere og flere der flytter fra grønland til danmark og at grønland ser passivt

stor sandsynlighed for at denne tendens til fraflytning fra grønland kommer til at fortsætte og det er en farlig vej for os alle for jo færre vi er i grønland jo sværere er det også

i fremtiden et af de helt store temaer under valgkampen var selvstændighed og en kendsgerning efter valget

er at der er et politisk flertal som ønsker selvstændighed men i meget forskellige tempi for nylig er der indgået en koalitionsaftale med et smalt flertal af de partier som ønsker en hurtigere selvstændighedsproces med fare for at det går ud over velfærdsniveauet det bekymrer mig personligt og jeg tror også det bekymrer rigtig mange i grønland en del af valget handlede også om en utilfredshed med den danske regering og jeg oplever desværre det bliver brugt som en anledning til at tale for hurtigere selvstændighed derfor synes jeg også det er rimeligt at statsministeren får mulighed for at respondere på den kritik og derfor vil jeg spørge statsministeren om han mener der er plads til forbedringer i rigsfællesskabet og i så fald hvilke forbedringer

at afholde sig fra at diskutere grønlandspolitiske spørgsmål under valgkampen i fuldstændig respekt for den grønlandske valghandling

det er såmænd ikke for at beskytte det danske sprog

en integreret del af rigsfællesskabet er præcis det forhold at danmark står åbent som i totalt åbent for alle grønlandske unge der har lyst til at dygtiggøre sig

at man mestrer det danske sprog

i den grønlandske debat

hvor vi kunne udvide vores samarbejde

en række gange direkte over for landsstyreformanden i grønlandske medier og også her i folketingssalen uden nogen respons nemlig at hvis der i grønland er et ønske om en samtale om et tættere samarbejde for eksempel

erhvervsfremme investeringer

en assistance i forhold til udredningen

men det kræver at der er nogen der ligesom tager den hånd vi rækker

der behov for at adskille kritikken og den utilfredshed

der er vi har også

nogle politiske bevægelser i vores samfund som gerne ser en intern splittelse og som ser et grønland for de få den gruppe og den

bevægelse tager jeg stærkt afstand fra

jeg mener ikke at de tjener det brede samfunds interesse men ofte kun egne interesser den kritik som jeg til gengæld mener er reel handler om en forskelsbehandling

urimelige lønvilkår for anstaltsbetjente i grønland jeg mener at der er behov for en hurtigere politisk løsning end den som regeringen lægger op til for en sådan forskelsbehandling øger desværre den utilfredshed

er i grønland statsministeren har selv for et par uger siden i en tale givet udtryk for at der er behov for at modernisere rigsfællesskabet jeg kunne godt tænke mig at spørge statsministeren hvad

jeg jeg synes

dimension der et eller andet sted mangler

være suveræne og selvstændige

selv som en suveræn nation er jo ikke det samme som at vi lukker af

for for omverdenen vi har en standende debat om at vi vinder vores velstand

den her formelle tanke om selvstændighed

at stå på egne ben økonomisk at sikre sin fremtidige velstand

substantiel diskussion med grønlandske politikere

jeg synes det er vigtigt at understrege at selvstyrehjulet skal holdes i gang

må gå i stå vi må også erkende at hvis vi

vi også nødt til at udvikle rigsfællesskabet der skal to til en tango og der skal også mindst to til at bygge bro de seneste par år har

rigsfællesskabet og vi har drøftet selvstændighed flere gange her i folketingssalen inuit ataqatigiit ønsker at bevare en god og konstruktiv relation både inden for og uden for rigsfællesskabet vi har blandt andet arbejdet for en arktisk investeringsfond og vi mener der er behov for nogle gode konkrete ideer til hvordan vi fortsat kan udvikle relationen mellem landene inuit ataqatigiit lancerer

med nogle konkrete ideer til et fornyet og konstruktivt samarbejde mellem landene hvordan forestiller statsministeren sig at vi på tværs af landene kan arbejde mere konkret på et konstruktivt samarbejde

i grønlandske medier direkte over for landsstyreformanden og i flere debatter her i folketingssalen tilkendegivet at hvis der i grønland og det må så være den grønlandske regering

det er ligesom regeringens samarbejdspartner er et ønske om en samtale

også om at løfte nogle af de udfordringer grønland står med

tror ikke det er fuldstændig afklaret hvordan forretningsmodellerne neden under præcis

i respekt for selvstændighedstrangen og selvstyrelovgivningen

fordre at der er en grønlandsk regering som er indstillet på den dialog

usa norge rusland danmarkgrønland og canada sammen og

man enige om at man ville respektere havretskonventionen og at man ville holde det arktiske polarhav som et

den har fungeret rigtig godt og den er indtil i dag

blev underskrevet i to tusind og otte men siden to tusind og otte har verden ændret sig

er i forandring det politiske system og landskab ændrer sig men det gør resten af verden også

siden to tusind og otte er arktis blevet det vigtigste indsatsområde for russerne og for kineserne

vi har fået indført selvstyre

jeg vil gerne spørge statsministeren

de ændringer der foregår i de arktiske områder som trods alt er tyve procent af hele arktis

at det er vigtigt netop at fastholde den

sikre at arktis er et lavspændingsområde derfor kan man

er det lykkedes at fastholde en fredelig dialog

også derfor at arbejdet i arktisk råd er så vigtigt det er også derfor at arktis er en prioritet i den forsvarsaftale vi vi just har

en substantiel drøftelse med den grønlandske regering

grønlands fremtid og grønlands muligheder og om

ønske men det er jo beroende på at der hos den grønlandske regering er en interesse

også fysisk fysisk i form af pituffik amerikanernes militære tilstedeværelse i grønland

den grønlandske natur

den største sag af dem alle sammen

er camp century jeg ved også at regeringerne i danmark og grønland

enige om at der skal gøres noget og at der

første stadie af oprydningen i camp century det er en meget grumset fælles historie som den grønlandske natur betaler en høj pris for jeg vil gerne spørge statsministeren

at den er mere grumset end først antaget hvordan vil statsministeren

den her sag for at sikre at det bliver en løsning som begge lande i rigsfællesskabet kan være

at kunne foretage miljømæssige oprydninger

mig bekendt er der etableret et godt samarbejde mellem de relevante danske myndigheder og og det grønlandske modsvar for at håndtere

og det går vi jo ind i og har afsat ressourcer til fordi vi

som samarbejdspartner og vores partnerskabsaftale

eu budgetterne er under forhandling lige nu og det har naturligvis

en afgørende betydning for dansk støtte under hele forhandlingen

vores samarbejde inden for fremme af uddannelsesniveauet i grønland med eu penge er meget meget vigtige for vores uddannelsesstrategi i grønland så jeg vil gerne spørge lidt til statsministerens eget bud på hvordan situationen ser ud nu

målrettet for at fastholde det her grønlandsinstrument når

vi fastlægger de nye flerårige finansielle rammer for for eu samarbejdet

i fordi det sprænger det tidligere loft på en procent af bni og går op til en

beslaglægge noget der ligner to milliard kroner ekstra om året i dansk kontingent som jeg

at holde budgettet i ro men det skal ikke rokke ved at vi samtidig skal kæmpe en kamp for at fastholde grønlandsinstrumentet jeg meget meget opmærksom på

i det lys

med mig i grønland for ikke så længe siden og jeg kan sige at jeg i øjeblikket

grønlands særlige placering og grønlands særlige behov så håndslag fra min side på at den danske regering vil gøre alt hvad vi kan for at fastholde at

lidt ind til den efterhånden langvarige proces med at få en ny politistation til politiet og anklagemyndigheden på færøerne det er ved at være ti år siden at politiet blev nødt til at flytte ud af

som allerede på det tidspunkt var utidssvarende siden har man haft diverse midlertidige løsninger personligt har jeg som politimand for eksempel oplevet at arbejde i lang tid med base i nogle containere desuden har politiet

ikke haft en detention i snart otte år hvorfor anholdte hver gang skal køres i knap en time til nærmeste detention det siger sig selv

derfor er det godt at man arbejder med at få nogle permanente rammer til politiet nu er det så besluttet at man vil ombygge en tidligere til politistation men taler man med menige politifolk og med andre med forstand på de her planer

er der meget stor skepsis over for den her løsning man er ganske enkelt bange for at man kommer til at bruge alt for mange penge og alt for mange

med projektet endnu jeg vil derfor spørge statsministeren er regeringen villig til at stoppe kort op og se seriøst på den mulighed som politifolk ønsker nemlig en

det jeg hører er at der siden de

planer blev lagt er dukket nye muligheder op blandt andet med en helt ny politistation vil regeringen se på disse muligheder og skabe de bedst mulige faciliteter for politiet

til samarbejdet og det er jeg helt sikker på justitsministeren også gør for jeg kommer til at henvise til justitsministeren

i forhold til spørgsmålet ja vi ønsker jo ikke andet end at sikre at også politiet på færøerne har

de bedst tænkelige vilkår jeg er ikke

orienteret om eller klædt på til at tage

den præcise lokalisering af politiet i thorshavn og

i spil med fordele og ulemper men jeg har lige haft en kort dialog med justitsministeren som vil være meget indstillet på at tage et bilateralt møde med

den ligger tæt på den meget trafikerede

lige ved siden af landets største indkøbscenter statsministeren kender formentlig det her område ganske godt men for at illustrere problemet for resten af folketinget svarer det til at man ude foran christiansborg laver et spor i hver retning og så laver man en kæmpestor midterrabat imellem de her spor og derfra skal landets største politistation så køre udrykning

også i myldretiden derfor synes statsministeren hånden på hjertet at det er en god idé og skal vi ikke se på de her nye muligheder

tilbringe min kristi himmelfartsferie i færøerne så det kan jo give mig en anledning til at få studeret

de her problemer lidt tættere på men det er justitsministeren som herre bjarni hammer

dialogen med jeg kender ikke det præcise stadie for hvor langt man er kommet i planlægningen

hvilke bevæggrunde der ligger bag og hvilke alternative muligheder der måtte være

var mange andre alternativer men inden for det seneste år og så sent som faktisk for et par uger siden har nogle af de største pengetanke på færøerne vist stor interesse for det her projekt jeg har også personligt talt med nogle af dem som meget gerne

ny moderne politistation med alle nødvendige faciliteter både til politiet og til anklagemyndigheden

i danmark også i forhold til placering af offentlig administration

og andet så det skal man bestemt ikke afvise men det er en principiel bemærkning for igen jeg tror at den bedste måde

at få taget en status på hvad det er for et projekt der er i gang hvilke bevæggrunde

om der er noget der kan justeres og om der er alternativer og hvad

betydning for tidsrammer og andet

at overvære den her dialog så så den kan føres direkte

heldigvis faldt på plads i sidste øjeblik

må vi nok sige lykkedes det at få landet aftaler og dermed undgå en storkonflikt som jo kunne have sat danmark

til trods for at det lykkedes at lave aftaler og det er der grund til virkelig at glæde sig over så

de vilkår som mange offentligt ansatte arbejder under jeg synes det har været meget tydeligt at mange offentligt ansatte har diskuteret forholdt sig til og reageret på meget andet end det der egentlig blev forhandlet i overenskomsterne

jeg synes at vi har behov for at få sat gang i en fingrene væk reform af den offentlige sektor så vi giver mere plads til faglighed individuelle

og dermed frihed til at opnå nogle af de resultater vi gerne vil politisk men det er også en proces synes jeg der skal mane til eftertanke om

konfliktniveauet har været højt det var det også

mulighederne for strejke og lockout ønsker vi ikke at røre ved det er en del af den danske arbejdsmarkedsmodel men jeg vil gerne diskutere med statsministeren om ikke

den danske arbejdsmarkedsmodel som vi sætter højt

ikke at det egner sig til politisk konflikt men jeg synes at det egner sig til eftertanke og refleksion kan vi indrette vores arbejdsmarkedsmodel bedre eksempelvis ved at styrke forligsinstitutionen eller lade os inspirere af de øvrige skandinaviske lande hvis arbejdsmarked jo til forveksling minder om om vores så derfor et konkret spørgsmål til statsministeren om regeringen vil tage initiativ til at igangsætte et arbejde med henblik på at forny

deadline sådan er det nogle gange at det også er deadlines der ligesom gør at man når i mål så i den forstand har den danske model leveret må vi tro

også er en integreret del af hele det her forløb og derfor tror

set den opfattelse at når det her er i hus

er der grund til at reflektere over det her forløb det tror jeg der er i alle dele af samfundet

arbejdsgivere og lønmodtagere og mere

systematisk så jeg vil meget gerne

primo juni når resultatet er der

partiledere der måtte være interesserede om hvad det her eventuelt kan give anledning til

på det tidspunkt i respekt for at der er afstemninger

være at vi skulle gå videre til næste punkt og se om det

vi har det jo sådan som socialdemokrater det er derfor vi har fremlagt et stort udspil at vi synes at miljøet og naturen har en værdi i sig selv vi er exceptionelt dygtige i danmark

når resten af verden skal søge svarene hvad enten det er om vedvarende energi den fremtidige

så ser man mod danmark og ikke mindst mod danske virksomheder og danske lønmodtagere den grønne førertrøje risikerer vi jo at sætte over styr hvis ikke vi politisk evner at sætte de næste store og ambitiøse mål at vi gerne vil gå længere end regeringen er én sag

om vi ikke kunne trække regeringen derhen hvor vi får mere for de penge der er

et grønt råderum vi lavede en aftale om psoen der er penge i fremtiden til at skabe de nye grønne løsninger det

lette skatten altså afgifter og jeg tror at det er halvfjerds procent af de penge regeringen ønsker at bruge på det her

går til afgiftslettelser derfor er mit spørgsmål egentlig konkret til statsministeren kunne vi ikke få mere klima kunne vi ikke få mere grøn

kunne vi ikke få en bedre grøn omstilling ved at bruge de penge på at sikre flere elbiler elbusser

til forhandling og ligesom på alle mulige andre områder gør vi

nogen forestilling om at når vi er færdige med forhandlingerne

tilbage i det regeringen har foreslået det siger næsten sig selv

har foreslået en pakke som er er balanceret af forskellige hensyn med massive investeringer herunder blandt andet i danmarkshistoriens største havvindmøllepark en klar markering af at mere skal følge efter en screening for ti gw yderligere havvindmøllefaciliteter og så nogle

kloge afgiftslettelser i øvrigt rekommanderet af det miljøøkonomiske råd

skabe et stærkere incitament til at bruge elektricitet

at sikre vedvarende strøm man skal passe på med tal efter hukommelsen men det er vel noget der ligner tror jeg tres procent af vores elektricitet

produceres grønt men hvis man kigger på hvor meget det vedvarende fylder i forhold til vores samlede energiforbrug så er det vel noget der ligner omkring halvdelen

det skyldes blandt andet det forhold at vi endnu ikke har fået det gennembrud hvor vi bruger den grønne elektricitet også i vores opvarmning så det der ligger bag regeringens udspil er blandt andet at

et incitament til at man de steder

en varmepumpe vælger vælger strømmen til så

har nogle andre bud og sådan skal det vel også være og det er vel

godt afsæt for at kunne sætte sig ned og føre nogle forhandlinger der

af de penge der er til gengæld synes jeg at statsministeren kom med en rigtig vigtig erkendelse nemlig at det nok også på det her område bliver svært for regeringen at komme igennem med sin politik

set med socialdemokratiske briller jeg håber på at vi senere i dag i fællesskab kan præsentere en aftale hvad angår landsbyggefonden

øvrige partier i folketinget at forhindre regeringen i at tage tretten milliard kroner direkte fra landets lejere ligesom vi jo på andre områder succesfuldt ikke mindst

samarbejdet med dansk folkeparti har kunnet forhindre regeringen i

at trække danmark skævt men tilbage på det grønne spor jeg synes ikke at statsministeren svarer på spørgsmålet

ville jeg være enig i afgiftssporet men når vi ikke kan producere hundrede procent ren energi

af kontakten så bliver vi nødt til at sikre mere havvind og

ikke mindst på transportområdet til at sikre at danskerne kører i flere brint

at vi nu har den afgiftsstruktur vi har på elbilerne fordi den tidligere regering jo ligesom glemte

indregne sine daværende ambitioner så det også hang sammen i overslagsårene så der har vi

jeg allerede har annonceret at regeringen kommer

at der både er en udbudsside og en efterspørgselsside og vi skal

set øge begge dele på en og samme tid

produceret noget mere grøn energi og vi skal bruge noget mere grøn energi

de ting skal balanceres og det er regeringens udspil et bud på store investeringer

mere produktion af grøn energi et større incitament for forbrugerne til også at efterspørge det det er klogt det er ikke ideologi det er klogskab

at det miljøøkonomiske råd blandt andet har anbefalet

en eventuel justering af de forhold der gælder når man man forhandler overenskomster på det offentlige arbejdsmarked

og vil også se frem til at få den

forhandlinger der har været men men hvor vi så kan diskutere hvordan det kan

perspektiv men det jeg ellers ville bruge spørgetimen til var at genoptage en diskussion som jeg jo har haft med statsministeren

en udvikling i tyskland med en ny regering et nyt regeringsgrundlag og et snarligt loft ser det ud til

for så vidt angår antallet af familiesammenføringer jeg har tidligere her i spørgetimerne forsøgt at få statsministeren til at gøre det klart at hvis

kan danmark også så hvis tyskland indfører et loft over antallet af familiesammenføringer vil vi også kunne gøre det i danmark

et helt så tydeligt svar på som jeg godt kunne ønske mig og derfor var min glæde stor da jeg så at statsministeren sendte sin integrationsminister til tyskland til berlin for at diskutere det her og i den forbindelse for fjorten

siden sagde integrationsministeren så kan man gøre det i tyskland

at gøre de her ord fra integrationsministeren til statsministerens egne

så kan vi også gøre det i danmark og så gør vi det også

vi i danmark ville kalde § syv

at umiddelbart vurderet

det tungt ud hvis man holder det op mod de højesteretsdomme der er faldet i danmark men for at gå ind

sætter det her i gang i tyskland det der sætter det her i gang i tyskland er jo sagt i fuld respekt for tyskland at man ikke

i femten til sytten modtaget

svenskerne har vel modtaget i omegnen af et par hundred tusinde i samme periode vi har modtaget enogtredivetusind

at selv hvis man leger med tanken om at sige at der kommer et tysk loft

dahl har tidligere gjort mig opmærksom på at det svarer til fem og tres asylansøgere om måneden og

om året så vil vi allerede

det når vi kender det tyske lovforslag præcis med hvilken kadence

kom til danmark nogle gik videre til sverige kan vi huske på de danske motorveje osv mens nogle blev hængende

i i danmark når vi taler om et loft

og sikre at hvis der kommer en lignende situation på et tidspunkt hvor tingene kommer ud af kontrol så skal vi have de redskaber i skuffen der gør at vi har styr på tingene og det

som statsministeren rigtigt siger på tolvtusind om året tusind om måneden som svarende til danske forhold jo så vil komme ned under halvfjerds

om måneden så skal vi også lade lade os

anerkende at så må regeringen tage initiativ til politiske forhandlinger mellem folketingets partier om hvordan vi så finder en vej igennem der sikrer at vi lader os inspirere af det tyskerne har gang

vi ved præcis hvor mange der i danmark har fået subsidiær beskyttelsesstatus og dermed efter tre år har mulighed for at søge familiesammenføring og vi har styr på tallene

i de år jeg nævnte før vi har modtaget omkring tredivetusind

styr på så et tysk loft vil ikke påvirke os og jeg vil mene at vi selv uden et loft ikke vil ramme det fordi vi i modsætning til vores nabolande tyskland og sverige handlede i tide så medgiver jeg at der kan være en afledt effekt

et system hvor man ikke kan få familiesammenføring overhovedet

bidrage til at det for nye asylansøgere ikke er noget attraktivt land og skabe en risiko for at man så vil vandre igennem tyskland hvis nogle vandrer til danmark det er ikke noget der kan ske i morgen men det er noget der kunne ske på sigt og det bliver vi selvfølgelig nødt til at forholde os til

gerne give det tilsagn at når vi kender det tyske forslag og det kan

vi meget gerne tage en drøftelse med dansk folkeparti om hvordan vi håndterer det her så vi får skabt

på tingene men lad os glæde os over at vi ikke er ude i en paniksituation

og det er sådan og det er dokumenteret rimelig klart at hvis man lemper reglerne

også ses forholdsmæssigt i forhold til andre lande så hvis tyskerne strammer uden at danmark strammer jamen så vil der alt andet lige komme flere til danmark derfor bliver vi nødt til når tyskerne er i gang med at

for tysklands vedkommende på grund af alle de uhyrligheder

i halen af det og gennemføre den samme stramhedsgrad kan man sige som tyskerne som minimum

grundlag vil tage initiativ til drøftelser og forhandlinger for at vi så kan finde

proportionerne jeg har det helt grundlæggende sådan

en tysk juridisk argumentation for

man kan læse ud af højesterets præmisser er en individuel rettighed i tyskland åbenbart ikke er en individuel rettighed det bliver meget spændende

at afsøge grænserne og måske krydse dem

som fordi man sagt ligeud har lukket for mange ind og suspenderet nogle rettigheder i modsætning til hvad vi har gjort i danmark nemlig at sørge for at holde tallet lavt og forøge fristen med tre år pludselig har et kollektivt retskrav

man gør noget den form for panik er danmark ikke i og hvis ikke vi har brug for juridisk at indføre et loft fordi vores tal allerede er sådan at vi ikke ville ramme det selv om vi gjorde det

en stor bilskandale rullede ud over faktisk hele verden jeg er sikker på at statsministeren kan huske det når jeg

blev taget i at snyde de lavede simpelt hen

mere miljøvenlige når de blev testet i laboratorierne

afgifterne blev lavere

når bilproducenter handler på den måde

vi har biler kørende på vejene som udleder mere end de burde det skader statskasserne og og befolkningernes velfærd fordi der ikke kommer de afgifter ind som der burde og så skader det jo forbrugerne som hver eneste dag tror at de kører rundt i en bil der sluger mindre benzin end den rent faktisk gør og derfor

havde ansat højt betalte ingeniører til at fuske og snyde systematisk

har været problemer med testene her for nylig kom det så frem i en rapport i europa parlamentet

sænke afgifterne på elbiler vi kunne også

priserne på offentlig transport tredive procent billigere vi kunne bruge de penge på rigtig mange ting det der er interessant synes jeg er

at noget at de penge ikke er kommet ind

regeringen synes jo også at afgifterne på biler

den der konklusion som man næsten ikke kunne høre

det er jo noget for at sige det jeg ved ikke om man må bruge ordet svineri

fået de penge vi har fået og sådan er det så jeg tror måske uden

de her nye grænseværdier

fremadrettet får mere end det vi har lagt til grund altså

har haft et ønske om at det skulle være billigere at være bilejer det er

vi har nedsat registreringsafgiften tre gange

og svaret blafrer jo stadig i vinden

har en plan om at rulle det tilbage hvis man skulle få regeringsansvaret på den måde ønsker vi

set at være et bilvenligt parti vi deler heller ikke enhedslistens

set godt at man kan få det grønne til at gå hånd i hånd også med

hvad enhedslistens lokalafdeling i københavn i øvrigt mener

bilproducenter som har snydt systematisk og om hvordan regeringen så har tænkt sig at reagere på

skal sættes nederst man kunne jo bagudrettet undersøge hvor meget af det der er snyd og om

bilproducenterne med sagsanlæg

regler der rent faktisk ville afhjælpe problemerne men det er en anden sag

skatteministeren siger jo i et svar til folketinget at han

det synes han ikke er nødvendigt for

han mener at bilejere betaler for meget

vi kan forvente fra regeringen kan vi forvente at når regeringen ikke bryder sig om en lovgivning men ikke har fået et flertal i

at ændre den så vil man bare ignorere

der ikke lever op til de tekniske standarder som

tror at man vil rode sig ud i noget frygteligt noget hvis man

henvende sig til bilejere der i god tro har købt en bil med en eller anden teoretisk mulighed for

at indkradse nogle penge som de har betalt for lidt fordi de i tillid til markedet har købt nogle biler der ikke lever op til nogle tekniske standarder

regres i forhold til en bilproducent altså

giver det ikke nogen mening at forfølge det spor det afgørende er at i forhold til det fremadrettede skal folk selvfølgelig betale de afgifter de skal i forhold til de standarder som bilerne

fordi bilerne viste sig ikke at være helt så grønne som

håbede og troede så må man forholde sig til hvordan man bringer de penge i spil og der vil regeringen da være åben over for at sætte bilafgiften yderligere

de har netop købt nogle biler som ikke er lige så grønne som de troede eller i hvert fald sviner mere end de troede så selvfølgelig er der da ingen der foreslår det summa summarum er at der mangler

underminere rapporten det har vi i øvrigt heller ikke hørt skatteministeren gøre der mangler fire og tyve milliard

den danske statskasse penge som burde

den grønne transport den offentlige transport billigere man

gjort mange ting

er når skatteministeren forklarer manglende reaktion med at man gerne vil sænke bilafgifterne

topskat eller vi kunne godt tænke os at sætte fartgrænserne

ministeriel forvaltning

der er ikke nogen bilproducenter der står i direkte betalingsrelation til statskassen det gør bilejerne

mulige regnestykker jeg har ikke læst op på dem til i dag jeg

med sikkerhed kan gennemskue at selv om forbrugerne havde vidst at den bil de

kunne noget givent ikke kunne det så ville købt den alligevel det kunne jo være at hvis man havde haft de rigtige tekniske standarder så ville man som borger have sagt så

anden måde bliver det noget i bakspejlet

ikke tage som et udtryk for at det ser vi let på

jeg må bare sige at det vil være lukket land at forfølge det spor

regeringen har respekt for folketinget så hvis fru pernille skipper kan samle et flertal i folketingssalen for at regeringen skal tage en eller anden direkte

følge den anvisning fra et flertal

godt ud synes jeg

fuldstændig glædeligt at alle lige nu vil være så grønne som man overhovedet

snakker vi nærmest race to

jo mere grønne vi kan blive jo bedre er det om det er

klimaudspil eller det er pernille skipper som siger at

næste valg bliver et klimavalg

kan vi jo kun heppe på det fra alternativets side også at der kommer meldinger fra regeringspartiet helt ned til at man skifter

logoet vi

har lyst til at stille spørgsmålet først og så begrunde hvorfor jeg stiller spørgsmålet

hvad er de afgørende spørgsmål der er i spil for øjeblikket i forhold til hele

den debat som har kørt i de sidste par årtier

i den gode debat vi havde om demokratiets tilstand

par uger siden sagde statsministeren at han jo også har ændret holdning til hele frihedsspørgsmålet gennem de sidste

den ene grund til at jeg stiller spørgsmålet for at få en uddybning

at vi fra alternativets side jo netop

kommet ud med et stort oplæg der hedder det næste danmark hvor vi ønsker at udvide frihedsbegrebet så det ikke er så snævert som det er i dag

i vores optik handler om vækst og forbrug

frihed til natur fællesskab og meningsfulde liv

der er nu en minut og otte og fyrre sekunder for mig er det jo både frihed til noget

der er en masse udfordringer i det her samfund hvor det handler om at sikre at individet kan være fri for undertrykkelse fri for overgreb

det er jo også frihed til at

der er for mange børn og unge der

internationalt set fantastisk unikt

efterlades med utilstrækkelige muligheder fordi de ikke får den gode start i tilværelsen

den læring man skal have i folkeskolen eller

vokser op i et miljø præget af en eller anden fantasi om at religiøse dogmer står over

forudsætningen for frihed er jo at man ligesom har forudsætningerne for at kunne udleve den

set har og også det at vi er fri for fattigdom og fri for mange bekymringer man havde for generationer tilbage

den individuelle frihed og ukrænkelighed og

det det forpligtende fællesskab måske er nogle af de ting også

institut for menneskerettigheder er jo kommet ud med deres årlige analyse

nogle af de forbud som de selvfølgelig kigger på er alt fra opholdsforbud zoneforbud og lejrforbud til tildækningsforbud et cetera et cetera

så instituttet siger at det der sker lige nu er at vi står over for flere forbud og mindre frihed

i forhold til hvor meget vi skal lave forbud og

da jeg startede i politik have set mig selv som fortaler for under visse givne

bestemme

er det fordi jeg kan se at der er lommer i vores samfund hvor der er

efterlades uden de muligheder jeg talte om før

nogle børns muligheder for at få en god start på livet derfor køber jeg heller ikke ind

andre ting det handler om at når vi for eksempel nu har det laveste antal danskere på offentlig forsørgelse vi har haft i mere end ti år

knækket kurven over hvor mange mennesker der er på kontanthjælp

er det jo også med til at fremme nogle muligheder som ikke var der før så jeg synes jo

frihed og muligheder og frihed til noget og frihed fra noget for eksempel det at være fri for vold

hele frihedsdiskussionen skal sættes ind i en kontekst

chance skal vi nok få her kommer det sidste spørgsmål

stiller også et rimelig heftigt spørgsmål til statsministeren for

er det på grund af en stor stigning i antallet af indlæggelser på psykiatriske afdelinger en stigning i antallet af ældre eller en stigning i antallet af patienter med flere

samtidige sygdomme eller er det de meget store udgifter til dyr medicin

det med de psykisk sårbare unge før det bekymrer mig jeg tror ikke det

meget mere end det hvis jeg

er at gøre det færdigt vi startede i to tusind og et hvor vi havde et sundhedsvæsen som

og hvor befolkningen havde tabt tilliden

løftet det med supersygehuse en højere grad af specialiseret behandling langt bedre overlevelsesrater kræftpakker

kommer ind fra udlandet for at kigge på det senest en svensk tænketank der har sagt at vi har det tredjebedste europæiske sundhedsvæsen det er rigtig rigtig godt

er udfordringen nu er jo næste skridt det er at få det der sker på de højest specialiserede enheder til at hænge sammen med det der sker tæt på hvor borgerne bor ude i hjemmeplejen

er parate til som jeg egentlig også forudså dengang at flytte sig fra den gode kvalitet så er

der halter og det handler både om forebyggelse

kunne komme ud og leve sit eget liv bagefter så det med at få bygget bro mellem det der foregår

tror jeg er den største sådan politiske udfordring det er også baggrunden for at sundhedsministeren

jeg har gjort sig nogle nogle tanker om noget nærhedsfinansiering

muligheder for det synes jeg er et vigtigt tema jeg tror det giver bedre muligheder til os alle sammen når vi møder hinanden på kryds og tværs når vi

bor sammen vokser op sammen deler det samfund

som vi er fælles om

synes er skillelinjen i den diskussion vi har haft siden statsministerens nytårstale er jo hvem er det der ikke tror det altså hvem er det der er modstanderen min oplevelse efter at have brugt dage og nætter

rundtom i udsatte boligområder er at der er rigtig mange der føler at de bor i de områder som nogle

de er enormt ivrige efter det og derfor er jeg jo glad for at

nogle af de forhandlinger vi deltager i skrider fremad så

skabe mere attraktive boligområder hvor flere har lyst til at bo sammen

synes også regeringen går uden om den varme grød altså hvis man alene tænker på

hvor de ikke må bo så giver det jo ikke flere muligheder det tager muligheder fra folk hvis man vil sige til seks årige børn at må gå videre i første klasse

at tage dem ud af fællesskabet men det store område som står tilbage og som regeringen ikke har nogen bud på er jo det som bekymrer rigtig mange både dem der bor i udsatte boligområder og dem der ikke gør det er

så folkeskolen ikke bliver valgt fra i samme grad som tilfældet er i dag

finder vi modet til at skabe den reelle forandring på et af de områder der virkelig betyder noget hvor der virkelig er problemer nemlig så vores børn vokser op og går i skole sammen det har regeringen i sit udspil ingen bud på det handler ingen forhandlinger om og mit spørgsmål til statsministeren er hvis det er vigtigt at vi møder hinanden hvorfor så ikke

er nogle problemstillinger der skal løses

og det er derfor at jeg meget hårdt italesatte de problemer vi har ikke ikke ved at skære alle over én kam

anerkender fuldt ud

men der er nogle problemer når for mange mennesker

gennemsnitligt uddannelsesniveau en for lav deltagelse på arbejdsmarkedet en for stor kriminalitetsgrad og andre indikatorer og det skal vi gøre noget ved jeg er fuldstændig uenig i

for eksempel at lave en sprogprøve efter nul klasse fratager folk muligheder det giver muligheder for hvad er det for en mulighed man giver til en lille dreng eller

lade dem starte i den danske folkeskole hvis ikke de har de grundlæggende forudsætninger for

få et godt forløb så de ni år senere forlader folkeskolen med utilstrækkelige færdigheder så de ikke kan komme ind på en erhvervsskole eller komme på gymnasiet eller få en læreplads

er da nogen der er nødt til at tage det ansvar og ruske op i det her det er min tilgangsvinkel til det det er derfor vi har foreslået de ting vi har foreslået

med børnehaver i de her områder

sprogprøve og det er derfor vi har foreslået det

jeg ønsker at skolerne og kommunerne skal holdes op på om de leverer den ordentlige undervisning om de får de her børn ordentligt igennem og hvis et instrument til det i den enkelte skole på kommunens egne forudsætninger er en anden elevfordeling skal man lave en anden elevfordeling den skal vi ikke sidde og diktere synes jeg altså

som virkeligheden kalder på nemlig at tage fat om det reelle problem at vores folkeskole bliver mere og mere opdelt

bekymrer forældre hvis børn er tosprogede fordi de gerne vil have at de går i en skole hvor flertallet ikke er tosprogede

bekymrer dem der har valgt folkeskolen fra fordi de ikke havde lyst til at deres børn skulle gå på en skole som var helt eller næsten

der havde tosprogsbaggrund og samme sproglige udfordringer det er da barokt at det man kan finde ud af på christiansborg er detailstyring af lærernes arbejde og at have mistillid til skoleledernes indsats mens det at tage hånd om det der åbenlyst er en strukturel udfordring nemlig at sørge for at vores børn går i skole sammen det kald fra

om at tage fat om det reelle problem har man ikke modet til

både går lige så nysgerrigt ud af folkeskolen som man mødte ind den første dag med tornysteret på ryggen og får

man kommer videre her i livet det er det er det centrale set fra christiansborg som en fordring

den danske folkeskole der tager vi det enkelte barns parti det er derfor vi siger i er nødt til at sørge for at børnene er sprogparate til at starte i første klasse og hvis ikke de er det

i nødt til at gøre dem sprogparate

i sommerferien om noget intensiv læring eller andet det er at tage vare på enkelte barn det at sidde

og beslutte præcis hvor mange elever af hvilken etnisk herkomst

være på en eller anden skole i en eller anden given bydel i danmark er da detailstyring jeg har set skoler blandt andet i aarhus som jo afspejler lokalområdet

anden etnisk baggrund end dansk jamen så bor der mange med anden etnisk baggrund end dansk i det skoledistrikt som godt er i stand til at bringe eleverne videre

i stand til at bringe eleverne videre på noget der

et aarhusiansk gennemsnit

så er det da ikke noget problem

i stand til det og så er der et problem og så skal vi da presse skolen

at levere løsningen uden at diktere præcis hvad den skal gå ud på det er sådan jeg har det som liberal og som en der går ind for det kommunale

forældre hvis børn er tosprogede

noget at gøre med om man møder dansk første gang når man kommer ud af sit hjem

i anden eller tredje generation være kommet ud over det

op til at sige at man ikke vil detailstyre kommunerne med alt det der er lagt

tror jeg kommunerne har et andet syn på

de børn som er tosprogede en tjeneste ved ikke at arbejde for at få blandede skoler derfor bliver det sidste spørgsmål til statsministeren

at det ville være godt om vores børn gik i skole sammen på kryds og tværs

hvor den radikale leder

som meget modig ved at sige at de beslutninger man selv havde truffet

indrømme fejl selv om det måske var på det mest opportunistiske tidspunkt i danmarkshistorien

det der niveau af imod så jeg kan ikke konkurrere

det fordi vores forslag direkte påvirker tingene altså når vi

har vi et forslag der påvirker en problemstilling så har vi da også en forpligtelse til at forholde os til den det er derfor vi mener hvad vi gør om daginstitutioner på gymnasieområdet er det sådan at gymnasierne er forankret hos staten

folkeskolen

tidligere regeringer ved lovdekret det sker derude og ja jeg deler det synspunkt at det ville være godt at have en folkeskole som var rummelig i alle dimensioner

og det ser forskelligt ud i forskellige kommuner en dikteret procent fra christiansborgs slå forskelligt igennem i forskellige kommuner fordi kommunerne og bopælsområderne er forskellige men kommunerne skal holdes

så rundtomkring må man jo håbe der er nogle modige radikale kommunalpolitikere og andre kommunalpolitikere der tager hånd om det her jeg vil presse skolen

at levere resultatet nemlig at løfte børnene

til sin egen det er noget man skal glæde sig over og jeg snakker

at relancere sig som danmarks grønne parti

lysegrønt omvendte syndere bliver jo oftest de mest rettroende det ved vi fra folk der tidligere har røget der bliver ikkerygere det er næsten svært at være sammen

det hos venstre de kommende måneder hvor vi formentlig kan blive enige om både en ambitiøs og bred politisk aftale på energi og klimaområdet

øge ambitionsniveauet i det nye energiforlig så vi som minimum sikrer at vi får tre havvindmølleparker inden 2030 eller mener statsministeren at én havvindmøllepark er ambitiøst nok for et nyomvendt

privathospitaler end ventelister det er rigtig rigtig dejligt

er glad for at fru pia olsen

vi har været der hele tiden grønne og omstillingsparate

et regeringsansvar i tretten ud af sytten år hvor danmark

æren af det hele men vi skal da heller ikke stå og afskrive det

også bygge seks og så gøre dem lidt mindre hver især eller ti

og jeg kan sige med sikkerhed at vi kommer til at bygge mere

læser vores udspil og ikke bare har besluttet sig

forhånd at man ligesom vil give det en populistisk udlægning så kan man

det forholder sig der er én konkret park

der skal bygges mere præcis hvor og hvordan skal man træffe beslutning om når vi når lidt længere frem

det skal jo afspejle teknologiudviklingen

svarer til den strøm der kan forsyne omkring hundrede millioner mennesker der bor

det er da fordi vi vil det her men det er ikke nødvendigvis klog politik at sidde i to tusind og atten og detailplanlægge

det afgørende er har man ambitionen om at tage dem og har man sat ressourcerne af til

klimaministeriet og jeg noterer mig at det eneste man har lagt op til

syv og tyve og at man skal overveje at planlægge to mere eventuelt inden to tusind og tredive

otte eller syv for der synes jeg faktisk statsministeren latterliggør et erhverv der er så vigtigt for danmark

havvindmøllepark jamen briterne er ved at bygge en på

det i taler om i jeres regeringsoplæg

vi har viljen til at nå det det er min regering der

i to tusind og halvtreds det er min regering der har sat det meget ambitiøse mål at halvdelen af det samlede danske energiforbrug

det er en stor ambition

så kan jeg forstå at den vilje skal betvivles

havvindmøllepark på den og den matrikel eller en anden matrikel om den skal være

sørget for at pengene er sat af og forpligtet os på at vi i to tusind og to og tyve træffer konkrete beslutninger og i øvrigt nu screener for ti

overskudsagtigt menneske så det lever jeg med men pointen

og hvis man kigger på den udbygning vi har lavet hidtil så kunne vi faktisk snakke tres procent

for et nyomvendt grønt parti så jeg håber at statsministeren vil noget mere

vedvarende ligesom oversætter mit engagement til at jeg skulle være sur altså jeg

jeg forholder mig til at vi foreslår noget der virker og holder det op imod hvad andre har foreslået før os

den tidligere regering som fru pia olsen dyhr selv deltog i

skov var det der blev lagt ud under den tidligere regering

bobbob hvor mange penge var det der blev sat af til at introducere elbiler lige ud over

det er bare det jeg forholder mig til og så siger jeg

folkeparti så vil gå ind i de forhandlinger med en ambition om at halvtreds procent ikke er nok og at det skal hedde noget andet så må man jo gå ind med det så må man jo også gå ind og vise hvor ressourcerne

taget ansvaret for at afskaffe psoen lægge det hele ind på finansloven og derfor er en ny havvindmølle jo i direkte konkurrence

med en børnehave eller en sygehusseng

fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke

i københavns storkreds martin geertsen godkendes som ordinært medlem af folketinget fra og med den fjerde maj to tusind og atten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

afstemningen slutter

slutter

ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig

afstemningen slutter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

og firs imod stemte tre og tyve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

ministeren har endda lovet at der også kommer en ny retning så jeg vil citere ministeren heroppefra og der må formanden undskylde at

et citat går det nok ministeren siger du kommer nok til at se en ny minister der sætter miljø først og fødevarer efter og han fortsætter

og fødevarer i den rækkefølge så vi er rigtig mange der glæder os til at se en ny og justeret miljøpolitik fra regeringen med herre jakob ellemann

på tapetet som er meget store lovgivningskomplekser

vi ved fra vores miljøundersøgelser at hvis man tager hele kattegat

det stort set rødt fordi der er så meget kvælstof og risiko for iltsvind i de her

vil man så fra regeringens side fordi man har lavet et regnestykke på skrivebordet nu give mere kvælstof til havbrugene det

at se den nye miljøminister lige bytte lidt om på rækkefølgen og sætte miljø før fødevarer i den her sammenhæng

vi har forsøgt at sige at det er i orden med nogle af de her små skilte

et loppemarked eller en lille café eller en gårdbutik men de store skilte ude i det åbne land som kan give os sådan lidt mindelser om det svenske landskab

vi måske ikke have det så jeg heller ikke justeret da vi lige før stemte det forrige lovforslag igennem om lidt kommer kystsikring hvor man tager fredningsnævnene ud

det er jo så kun en anden behandling at se en minister justere en kurs

miljøet forrest og sikrer at vi har en sammenhængende kystbeskyttelse i danmark ikke mindst kommer så om lidt det meget vigtige forslag om målrettet regulering det ville være så rart hvis ministeren ville lukke flere partier ind det ville være godt for landbruget det ville være godt for miljøet i aftalen om målrettet regulering

at sætte sig i stolen for at gøre noget her så kære minister

det svært at nå det til tredje behandlingerne i dag men der er altså et par andenbehandlinger hvor man kan nå at sætte handling bag de fine grønne ord og det vil vi fra radikal side glæde os rigtig meget

da det ikke er tilfældet er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

udtale sig fru trine torp

det lovforslag som vi har gang i her synes vi i sf man skal tænke

forenkle nogle procedurer en intention som vi sådan set deler

begrænser i høj grad borgeres retssikkerhed

vil langt over halvfems procent af tilladelserne til kystsikring fremover kun kunne påklages i forhold til jura altså procesmangler om projektet er i strid med eu lovgivning og så videre i måske fem og halvfems procent af alle sager i fremtiden

hvad tilladelsen betyder for min ejendom for beskyttet natur

kan ankes det stiller både borgere og organisationer og organisationer og naturen dårligere landbrug fødevarer friluftsrådet og fritidshusejernes landsforening peger også på behovet for fuld prøvelse mon ikke der

vil komme rigtig mange klager i fremtiden og mon ikke vi vi med den her lov vil skabe en kæmpe frustration mange steder langs kysterne

folk klage til over en kyststrækning der for eksempel forhindrer fri adgang til vores kyster eller en kystsikring

kysterne et andet stridspunkt i det her er at miljø og fødevareministerens forgænger ikke har kunnet dokumentere at en parallel behandling i fredningsnævnene vil forsinke sagsgangen vi mener derfor er en god grund til at fastholde fredningsnævnets kompetencer i sager om kystsikring så hurtigere og smidigere smidigere sagsbehandling er et fint mål

der sådan skulle være lagt op til wild west på det her område det er jo ingenlunde tilfældet hvis en

positivt men vil ordføreren

bare bekræfte at hvis en borger ønsker at

ud og gøre så vil ordføreren bekræfte at man selvfølgelig skal have godkendt det man ønsker at lave

alle de andre borgere som bliver berørt af det eller naturorganisationer

så er der netop lagt op til fuld prøvelse

de andre kan vi sige enkeltstående projekter som vi jo

er enige om er jeg glad for bekræftelsen af

blive enige om at det jo er sammenligneligt med en masse andre

så er det jo også nøjagtig på samme måde man så skal behandle de her ting så

jeg synes jo det er meget underligt at man laver forskelsbehandling

er to forskellige slags klagemuligheder og at det er meget få

for stemte fire og tyve imod stemte tre og firs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

syv og halvtreds hverken for

to er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer syv stillet og tiltrådt af det samme mindretal som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

afstemningen slutter for stemte nitten

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer ni stillet og tiltrådt af det samme mindretal som forkastet

ændringsforslag nummer seks ti og elleve stillet og tiltrådt af det samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fem stillet og tiltrådt af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer otte og tolv tiltrådt tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går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

udtale sig da det ikke er tilfældet er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

udtale sig

uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

sent i forhold til at sikre en ordentlig behandling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

ønsker nogen at udtale sig da

er tilfældet er forhandlingen slut og vi går til

der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter det som

at udtale sig

der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

afstemningen slutter når den sidste har stemt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

nogen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

som vi her i folketingssalen tager stilling til i over hundrede forskellige udgaver gennem hver eneste folketingssamling i dag skal vi så forholde os til om de studerende udenlandske lønmodtagere og eu borgere der kommer til vores land skal betale en del af deres frivillige danskuddannelse selv et modul på de her særlige danskuddannelser hvor underviserne har den bedste uddannelsesbaggrund koster cirka sekstentusind kroner

og halvtreds million kroner ekstra i statskassen hvert år dels direkte fra deltagergebyret

fordi regeringen vurderer at det vil få færre til at gennemføre uddannelserne flygtninge og familiesammenførte er forpligtet til at følge integrationsprogrammet og vil fortsat få danskundervisningen betalt fuldt ud af staten vi har diskuteret forslaget frem og tilbage i socialdemokratiet på den ene side ønsker vi at flest mulige lærer dansk

side synes vi det er rimeligt at udenlandske studerende og folk der kommer hertil for at arbejde selv er med til at betale lidt af deres danskundervisning men vi er endt med at støtte lovforslaget

først og fremmest fordi vi tror på at det kan øge udlændinges vilje til at møde op og følge med i undervisningen hvis vi som danskere bosatte os i grækenland tror

ville være taknemmelige for at den græske stat betalte knap halvfems procent af sprogundervisningen i græsk endelig skal vi huske på at tusindvis af danskere tager uddannelse ved siden af deres arbejde som de betaler endog meget høje beløb for vi mener derfor der er rimelighed i det fremlagte lovforslag socialdemokratiets betænkeligheder går først og fremmest på den forventede nedgang i aktiviteten vi ønsker derfor at følge det her meget tæt både omfanget af aktiviteten men også hvilke grupper af kursister der vælger danskuddannelserne fra hvis de bliver valgt fra herudover vil vi også være særlig opmærksomme på hvorvidt det her lovforslag betyder ekstra administration for udbyderne af danskuddannelse

som det påpeges af dem i nogle af høringssvarene

har forsøgt at undersøge hvad konsekvenserne af det her lovforslag kan være på de elleve sprogcentre

været rundt og spørge de studerende hvad de vil gøre hvis det her bliver vedtaget firs procent af de studerende har planer om at blive i danmark

fordi de er i gang med at studere men blot tredive procent har tænkt sig at fortsætte på danskuddannelsen hvis det her lovforslag går igennem

mig at høre fra fra socialdemokraterne nu man har haft de her betænkeligheder som jeg godt forstår

bekymret for at det her reelt vil skade integrationen

hvor vi vil have mennesker som bliver boende i danmark som har et arbejde som kommer til at bo her i rigtig mange år måske resten af deres liv men som ikke

får lært dansk og dermed bliver dårligt integreret på sigt

det virkelig smart jævnfør

den store diskussion vi ofte har om

foretage en præcis vurdering af hvor mange der vil fravælge danskuddannelserne på baggrund af det her lovforslag men jeg vil sige det på den måde at

har lavet ender med at holde vand altså at halvfjerds procent vil droppe danskuddannelserne så har vi et problem men jeg tror så heller ikke at det vil få den betydning trods alt jeg forestiller mig selv at være i den situation at

tog til et andet land og studerede og fik mulighed for at tage et portugisiskkursus som kostede sekstentusind kr men jeg kun skulle betale to tusind og jeg havde planer om at bo i det land resten af mit liv ville det så virkelig være de to tusind kr der ville gøre at jeg ikke ville tage det

ville være virkeligheden for nogle men dog for et lille mindretal og slet ikke

og realiteten er jo nok at for en hel del af de her mennesker

vil blive i danmark i al fremtid

og så udvikler livet sig og så ender de med at blive i danmark ligesom rigtig mange gæstearbejdere

ikke har lært dansk og der tænker jeg bare

skyde os selv i foden er det ikke dumt ikke at få lært folk ordentligt dansk fra start

betale for det og her synes jeg godt at der kan være rimelighed i at ligesom andre voksne danskere der er i beskæftigelse efter fyraften betaler penge for at gå på aftenskole eller tage en diplomuddannelse

så kan de udenlandske arbejdstagere der kommer til danmark

lære dansk også godt være med til at betale lige godt ti procent af prisen på den uddannelse som vi giver dem det synes

udlændinge og det kræver så en lovændring af danskuddannelsesloven med lovforslaget

at indføre deltagerbetaling for udenlandske arbejdstagere og eu borgere udenlandske studerende

en række andre grupper som i dag har ret til danskundervisning på to tusind kroner

bibeholdes for eksempelvis flygtninge de vil fortsat have ret til danskuddannelse uden egenbetaling når dette forslag er vedtaget det skal dog ikke være nogen hemmelighed at dansk

gerne havde set at også flygtninge blev omfattet af deltagerbetaling men det ændrer ikke på at vi med dette lovforslag trækker tingene i den rigtige retning det danske samfund bruger mange ressourcer på de mange indvandrere som er kommet og som løbende kommer til danmark og derfor har vi indført optjeningsprincipper på en række områder og vi ser dagens forslag som en naturlig videreførelse af dette vigtige arbejde hvis folk ender med at blive

årsager til og de så har behov for at lære det danske sprog så synes vi det er rimeligt nok at vi stiller krav om at de gør en indsats og vi synes også at det er

nok at der kommer et vist element af deltagerbetaling

at sikre lavere skat på arbejdsindkomst en del af finansieringen til den her aftale skal findes ved at indføre delvis deltagerbetaling på danskuddannelserne deltagerbetalingen vil fremover gælde for udenlandske arbejdstagere og studerende og betalingen vil altså ikke berøre udsatte grupper som for eksempel flygtninge dermed kan vi slå to fluer med et smæk ved både at sikre et bedre incitament til at komme i arbejde

en mere effektiv danskuddannelse

baseret på at vi desværre af og til ser et for stort fravær til disse danskuddannelser der er folk der ganske enkelt ikke møder op og der er klasselokaler hvor der er flere tomme pladser end

ikke kurset lige så alvorligt som hvis det er sådan at man selv betaler for

og jeg understreger er en del af omkostningen vi mener nemlig at hvis man selv er med til at

er motivationen til at gennemføre et kursus langt højere derfor er min forventning med det her lovforslag

får gennemførelsesprocenten på danskuddannelsen til at stige og vi skulle også gerne have frafaldet til at falde så har der været en

voksenuddannelse hvor man også kan tage danskkurser

fortsat er gratis man kan også blive tilbudt danskundervisning som en del af aktiveringen

fortsat vil være gratis det vil sige at det her

altid vil skulle betale for sin danskundervisning af den årsag

støtter venstre forslaget og jeg skal hilse fra det konservative folkeparti og sige at de

andre grupper blandt andet flygtninge i dansk folkeparti mener vi jo at det vil være fint hvis flygtninge kunne

modersmål fordi de skal sendes tilbage til deres hjemlande på et tidspunkt men der er jo et bredt flertal herinde der mener at flygtninge

skal lære dansk og herre marcus knuth sagde jo selv at hvis man selv betaler for det har man en ekstra motivation til at lære dansk så

udfoldes til at gælde andre grupper herunder

der er det danske sprog altså en en styrke

og idet mange flygtninge kommer hertil

er er passende således at vi kan sørge for at flest mulige kommer ud på arbejdsmarkedet bliver opkvalificeret og dermed er endnu bedre rustet til at tage hjem og genopbygge deres land

at følge undervisningen og også lære det som de bliver undervist i altså i det her tilfælde det danske sprog

danske sprog så må det vel med herre marcus knuths egne ord være en fantastisk god idé at sørge for at der så også kommer deltagerbetaling på den undervisning som flygtninge deltager i så

de såkaldte flygtninge også får lov til at betale for den undervisning som de deltager i ligesom de her grupper udenlandske studerende

det her lovforslag sidestiller jo grønlændere med udlændinge jeg vil gerne høre om det er venstres politik også som et regeringsbærende

at at man gerne vil sidestille grønlændere med med udlændinge vi mener i hvert fald fra inuit

at det er en glidebane det andet mere konkrete spørgsmål handler om at vi fra inuit

gerne ser at flere kommer i arbejde og her mener vi at det at kunne det danske sprog er en vigtig forudsætning og vi mener at man med det her lovforslag desværre forringer adgangen til til danskundervisning mener venstre virkelig at det her

er et forslag de kan støtte når det forringer adgangen til at kunne få flere folk ud i arbejde

brugt utrolig meget tid på at sætte mig ind i hvad situationen

og det helt centrale for mig er at der fortsat og det er der gennem den forberedende voksenundervisning eller gennem aktivering til danskkursus gennem kommunen

hundrede procent adgang til gratis sprogundervisning

for herboende grønlændere og færinger grønlændere og færinger er

danske statsborgere på lige fod med alle

andre i i rigsfællesskabet uagtet man kommer fra

vi alle sammen er ligeværdige statsborgere og det

lovforslag ikke ændre på

kurser for herboende grønlændere og færinger

disse grupper det vil sige grønlændere og færinger sidestilles

jeg synes man taler lidt med to tunger fra fra venstres side og jeg forstår ikke helt

at det vigtigste er at færinger og grønlændere stadig væk gennem alle mulige andre muligheder har adgang til til

er venstres holdning at brugerbetaling er godt og så burde det jo udbredes i alle dele af vores uddannelsessystem og sprogundervisning

ikke godt og så er det som regeringen foreslår her en spareøvelse som kan skade integrationen så jeg bare godt tænke mig at høre et klart svar fra venstres ordfører hvad er venstres holdning

brugerbetaling er det godt og hvis det ikke er hvorfor

pladser selv om folk har meldt sig til det er gratis det koster ikke noget

at blive væk og der mener vi at hvis man selv deltager i en del og her understreger jeg en del af betalingen

kommet til danmark man skal hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet således at man kan blive opkvalificeret og hurtigst muligt komme hjem igen til sit hjemland så snart

det vi jo har fra et høringssvar fra uddannelsesforbundet er at blot tredive procent har tænkt sig at dukke op hvor uddannelsesforbundet har været rundt og spørge de studerende der på nuværende tidspunkt er på elleve sprogcentre det må man sige er en relativt grundig undersøgelse så hvad

har de nok en lidt større interesse i ikke bare at blive væk

kunnet høre ordføreren

hvor vigtigt det er for grønlændere også

man synes at rigsfællesskabet er

at venstres ordfører støtter forslaget som i sidste ende i henhold til høringssvaret fra rådet for socialt udsatte siger at at det vil være med til

at gøre de marginaliserede grønlændere endnu mere

marginaliserede end de er i dag eftersom

for en seks moduls danskundervisning

rådet for socialt udsatte kommer med sådan en udmelding

bliver endnu mere marginaliserede når det her

jeg også at fru aaja chemnitz larsen har været ude i grønlandske medier og komme med nogle af de synspunkter som som

fortsat gennem den forberedende voksenuddannelse har adgang

færinger der ønsker et danskkursus

det det lugter lidt mere af populisme og

intet der er fjernere fra sandheden jeg har brugt meget tid på at sætte mig ind i det her

lovforslag hvis det betød at man altid skulle betale for danskundervisning og det skal man ikke

egenbetaling for at lære dansk her i danmark det siger jo sig selv

venstre ikke være med til at acceptere lovgivningen men alligevel undlade at

lade rigsfællesskabets borgere skulle betale

og færinger og det er der fremover dermed

danskuddannelse vi taler altså om en gruppe mennesker som har lovligt ophold i danmark som arbejder eller studerer her i landet

for en hel dels vedkommende vil komme til

at bo her i landet i mange år frem eller resten af deres liv i høringssvaret fra uddannelsesforbundet kan man se at den her brugerbetaling vil få voldsomme konsekvenser forbundet har spurgt rundt blandt eleverne på elleve sprogcentre firs procent af de en

hundrede spurgte har planer om

i danmark men blot tredive procent forventer at deltage i danskundervisningen hvis der indføres brugerbetaling som forslaget fra regeringen foreslår det vil med andre ord sige at dette lovforslag kommer til at skade integrationen i danmark det kommer til at medføre at mange mennesker vil gå en fremtid i møde hvor de bor her i landet fuldt lovligt men uden at kunne dansk det er ikke godt for danmark det er ikke godt for vores sprog og kultur og det er slet slet ikke godt for integrationen yderligere må

som vores to grønlandske kollegaer har rejst

forholdene for grønlandske og færøske

som som frygter at blive forskelsbehandlet i forhold til danske borgere i rigsfællesskabet det er en bekymring som jeg mener at hele folketinget bør

fra enhedslistens side kan jeg sige at vi er imod

arbejdstagere og studerende i liberal alliance har vi den grundlæggende indstilling at man er velkommen i danmark hvis man kan begå sig i det danske samfund overholde de

udlændinges ret til danske velfærdsydelser bør derimod være stærkt begrænsede

lærer dansk men det bør altså være helt uproblematisk at bede folk om at betale en mindre del af omkostningerne ved danskundervisning for både studerende

folk med et arbejde er man i danmark er det her altså en mindre omkostning som studerende kan man prioritere

kan man jo vente med at prioritere danskundervisningen til man er færdig og har fået sig et arbejde hvis man vil blive her efter endt uddannelse vi synes at det her er et

jeg kan indlede med at sige at alternativet stemmer imod det her lovforslag vi ser det som integrationsfremmende at personer bosat i danmark har mulighed for at lære dansk det er en rigtig god idé vi mener det er positivt for individets mulighed for at deltage aktivt i samfundet være medborger og for at blive integreret i det danske samfund vi er bekymret for at hvis der indføres deltagerbetaling

risikerer vi at udelukke personer fra danskuddannelse og at udlændinge vil fravælge muligheden for at deltage i danskuddannelse derudover påpeger mange foreninger og organisationer i høringssvarene at forslaget kan risikere at indvirke negativt på tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft fastholdelse af udenlandske forskere og studerende og særdeles negativt i forhold til integrationen vi er heller ikke enige i at fravær på danskuddannelserne kan oversættes direkte til et udtryk for manglende motivation der er netop tale om studerende og arbejdstagere hvorfor der må forventes at være et vist fravær

mener vi at der skal findes andre måder at reducere

det problem på som det fremgår af høringssvarene

er samtlige organisationer og foreninger imod lovforslaget af ovenstående årsager og opfordrer til at det ikke gennemføres og det er blandt andet a2b akademikerne dansk flygtningehjælp danske universiteter med flere så er der hele problemstillingen omkring vores

rigsfællesskab i forhold til at grønlændere og færinger også vil blive omfattet af det her lovforslag og alene det ville medføre at

alternativet ville stemme imod

er voldsomt problematisk og det mener jeg helt klart at folketinget også bliver nødt til at tage alvorligt

det er nødvendigt at satse mere på integration af udlændinge i vores samfund det er der jo almindelig almindelig enighed om i mig bekendt okay dansk folkeparti ønsker

alle andre partier som har en vis fornuft i sig

deltagerbetaling for danskundervisning når man nu ved at det kommer til at holde nogle væk fra at gå til danskundervisning jeg synes da at vi i stedet

bør motivere så meget som overhovedet muligt for at

får bedre sprogkundskaber og det gør man jo ikke ved

her besparelse

ikke men besparelsen er jo en del af regeringens skatteaftale og derfor synes

forsvarer den her besparelse så offensivt som de gør men det bliver jo deres sag

vi kan ikke støtte det her lovforslag og ligesom

vi helt på det rene med at det her vil få en negativ konsekvens

en mere ligeværdig og mere respektfuld relation mellem os i rigsfællesskabet

og som det er mig magtpåliggende fortsat at være med til at bidrage til af selv samme grund

ser jeg også med bekymring på det her lovforslag som vi behandler i dag fordi

det sidestiller grønlandske borgere og det vil sige også danske statsborgere med udlændinge i danmark

af af ligeværd i rigsfællesskabet som så bliver dalende derfor er der for mig at se rigtig rigtig meget på spil og jeg synes det er en meget principiel sag der er en bekymrende ordlyd i lovforslaget idet

jeg citerer herboende grønlændere og færinger over atten år som af særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang at de kan fungere i det danske samfund

det ikke en ligeværdig position som grønlændere i danmark tildeles med dette lovforslag samtidig

bliver konsekvensen også med dette lovforslag hvis det bliver stemt igennem at grønlændere bosiddende i danmark får forringet deres muligheder for at komme i arbejde og for at kunne deltage aktivt i samfundet det hverken kan eller bør accepteres

et ligeværdigt fællesskab fordrer at vi alle er lige meget værd

at det ikke forholder sig sådan i alle aspekter af rigsfællesskabet og det er jeg oprigtigt

det er meget muligt at der er nogle alternative muligheder for danskundervisning for herboende grønlændere blandt andet igennem forberedende voksenundervisning eller beskæftigelsesorienteret indsats men ikke

er lovforslaget med til at forringe mulighederne for grønlændere som bor i danmark

ud på arbejdsmarkedet og bidrager aktivt til det danske samfund som de nu engang har valgt at bosætte sig i her i folketinget

har vi den opgave at sikre at ligestilling og ligeværd tænkes ind i regnestykket når der lovgives på områder som gælder os alle i rigsfællesskabet vi har derfor også et arbejde i forhold til den del af lovforslaget som jeg mener vi skal lede vores opmærksomhed hen imod inuit ataqatigiit kan således

at man med det her lovforslag gerne vil sidestille grønlændere med udlændinge

hvad er det så for en masse andre lovforslag der kommer

en forringet adgang i forhold til den mulighed man har i dag som grønlænder

danskundervisning det kan man og derfor forstår jeg

at man får det til at fremstå i medierne som om

at lære dansk når det ganske enkelt ikke er tilfældet og når der er flere forskellige andre ganske udmærkede og rigtig gode måder

og det gør det på vegne af de grønlændere de mere end sekstentusind grønlændere som bor i danmark rigtig mange er jo heldigvis gode til at snakke dansk men når man kigger på tallene i forhold til hvor mange grønlændere der er i arbejde

jeg har jo netop også været i dialog med med regeringen blandt andet beskæftigelsesministeren i forhold til at vi kan lave en indsats for at få flere grønlændere ud på arbejdsmarkedet

under udlændinge og integrationsministeren og ikke under statsborgerskabet i bemærkninger til lovforslaget i afsnittet

foreslåede deltagerbetaling være udlændinge der har fået opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse studier

efter udlændingelovens regler medfølgende familiemedlemmer til sådanne udlændinge nordiske statsborgere og udlændinge med opholdsret i medfør af eu retlige regler herudover vil det dreje sig om eu grænsependlere der tilbydes danskuddannelse i medfør af lovens § to a og endelig grønlændere og færinger samt øvrige danske statsborgere der tilbydes danskuddannelse efter loven i medfør af § to d stykke

der på grund af langvarigt ophold i udlandet ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang at at de kan fungere i

af danske forældre med bopæl

inden for den samme stat grønland er ikke udlandet

rigsfællesskabets egne rammer

er tre forskellige lande med tre forskellige sprog tre forskellige historier og tre forskellige kulturer vi er et mangfoldigt rigsfællesskab

første fremmedsprog

for danskerne vi har alle haft det i skolen men de færreste bruger det

i min almindelige hverdag da jeg voksede op jeg havde det kun i danske skoler når jeg talte dansk med min dansklærer jeg havde ikke mulighed for at praktisere det eftersom alle talte grønlandsk så i en voksen alder da var over atten år gik det virkelig op for mig hvor vigtigt det var at

beherskede det danske sprog hvis jeg ville nå

at få mulighed for og adgang til at kunne

adgang til undervisning således

står i samme situation som jeg gjorde ikke bare socialt udsatte grønlændere

som har svært ved at beherske det danske sprog i danmark men også mange andre unge studerende som har behov for et ekstra skub

akademiske danske for at kunne klare sig bedst muligt i det danske system i uddannelsessystemet

har vil man komme til at forringe i forbindelse med

at man forringer grønlændernes adgang til gratis undervisning i

blive endnu mere marginaliseret sådan som

rådet for socialt udsatte også peger på at konsekvenserne muligvis kommer til at

udsathed som blandt andet blev foretaget i to tusind og fjorten og

eller arbejde kan blive ramt af kulturelle og sproglige barrierer som kan øge risikoen for

socialt udsathed og

som barn jeg tror det er der man lærer det hurtigst

jeg også glad for at vi deler synspunktet om at der fortsat skal være adgang til gratis danskundervisning for herboende grønlændere og det er der jo

på en anden måde i de grønlandske medier men det jeg vil spørge ordføreren om er hvordan ordføreren kan fremhæve vigtigheden af at lære dansk i skolen samtidig med at støtte op om

den nye grønlandske regering som jo her for et par dage siden har

nedprioritere dansk

nogle forfærdelige statistikker fra gymnasier i grønland hvor

op imod halvdelen af eleverne falder fra blandt andet fordi de har så dårlige danskkundskaber og dermed bliver de afskåret fra at

støtter op om at man skal nedprioritere dansk i de grønlandske skoler

hvordan man vil behandle grønlændere fremover der muligvis gerne vil have adgang til

brugerbetaling man vil indføre vi taler tre sprog i grønland eller der kræves tre sprog af os

at man gerne vil opprioritere engelsk synes jeg er en helt naturlig prioritering

fra grønlandsk side at man vil fjerne danskundervisning

det danske sprog vil stadig væk have en meget stor betydning for os så længe vi hører sammen og så længe vi har et godt samarbejde

ikke er en debat om det grønlandske valg

vi taler om vigtigheden af det danske sprog blandt andet så man kan komme videre på et gymnasium

uddannelse for eksempel i i danmark

ordføreren fremhæver vigtigheden af det danske sprog i i danmark fra talerstolen her i folketinget sideløbende med

at den nye regering i i nuuk

danmark kommer til at fylde mindre og mindre i fremtiden når grønland bevæger sig

det er også en realitet men

er det her forslag ikke baseret på

der har den opfattelse at man skal svække indsatsen i forhold til det danske sprog

endnu flere der har behov for danskundervisning fordi

man politisk på grønland ønsker at svække indsatsen i forhold til at sørge for at

samfundet og det kan læres alle andre steder uanset vores indsats hjemmefra

indsats fra dansk side over for danske statsborgere som er grønlændere her svækker man indsatsen og den

vigtigt at man behandler rigsfællesskabets borgere med lige ret og ligeværdighed og ikke ikke under

kongerige så vi skal behandles

mulighed for danskundervisning og hvis der kommer grønlændere til danmark som

behov for danskundervisning fordi man politisk på grønland arbejder på at svække det danske sprog

lovgivning som vedtages af folketinget

at grønlændere skal sidestilles med udlændinge

med dansk folkeparti tidligere på året kort sagt skal indførelsen af denne deltagerbetaling for

bruges til at finansiere en del af en politisk aftale dette er og bliver en ren dansk beslutning som man naturligvis er i sin gode ret

almindeligvis vil hverken jeg eller javnaðarflokkurin blande os i hvordan man vælger at finansiere en politisk aftale her i danmark vi har tværtimod en lang og god tradition for at vi netop ikke blander os i hinandens indre anliggender

er det fordi dette kan komme til at ramme såvel færinger som grønlændere det fremgår sådan set direkte af lovforslaget

lovforslaget synes jeg

henholdsvis færinger og grønlændere bliver ramt af et krav om brugerbetaling og hvor meget

denne gruppe af færinger og grønlændere som måske i forvejen har det svært både økonomisk

burde måske også overveje at tage færinger og grønlændere ud af lovforslaget

derudover kommer lovforslaget lige oven i en meget nedslående beslutning om

kunne studere færøsk som tilvalg på københavns universitet

med dette lovforslag vil man så

derfor synes jeg at man åbent og ærligt skal tage en diskussion om dette lovforslag

da man vælger at nævne færinger og grønlændere i dette lovforslag

man kan spørge

rigsfællesskab hvor den som har allermest brug for det skal have penge op af lommen

sprog det synes jeg at vi skal sætte os os ned og tale om og så er jeg sikker på at der nok skal findes en god løsning på det

så

regeringens politik

for danskuddannelse nu har vi jo hørt at det blandt andet gælder

udenlandske arbejdstagere der kommer her og som

det viser undersøgelse på undersøgelse

ikke integrationen og

nemmere at blive en del af vores

at lære dansk og også til at tage ansvar for egen integration det er vigtigt at alle udlændinge der bor og lever i danmark også tager det danske sprog til sig

både på arbejdspladsen på studiet og i det helt almindelige hverdagsliv her i danmark med lovforslaget styrker vi incitamentet

selv at tage et ansvar så kun de selvforsørgende kursister der er motiverede starter på uddannelsen jeg synes det sund fornuft

min faste overbevisning at mennesker der ønsker at komme til danmark for at arbejde eller studere selv skal gøre en indsats for at deres ophold i danmark bliver vellykket det er netop den indstilling som regeringen ønsker

jeg har en klar forventning om

noget man som udlænding tager højde for når man ønsker at flytte til danmark så må man også være villig til at betale noget for det en vellykket integration hviler i høj grad på den enkelte udlændings motivation til

blive integreret og her mener jeg slet ikke at en deltagerbetaling på to tusind kroner per modul bør spille en afgørende rolle det er jo i høj grad en investering i ens egen fremtid i danmark når man tager en danskuddannelse der er også rejst kritik af at lovforslaget ikke bidrager

regeringens politik om at gøre det lettere for danske virksomheder at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft der henvises her blandt andet til at der er mangel på arbejdskraft i flere brancher og at danmark risikerer at blive fravalgt

til fordel for andre lande der henvises også til at forslaget især for medfølgende ægtefæller og internationale studerende vil mindske muligheden og incitamentet til at påbegynde en dansk uddannelse

først og fremmest fordi danmark er et godt land og et attraktivt land både at arbejde men også at studere i og det er et land med utrolig mange muligheder jeg tror at det

er helt andre og større ting end en delvis brugerbetaling på to tusind kroner per modul for danskundervisning der virkelig har betydning for om man ønsker at bosætte sig i danmark for at arbejde og studere og så bidrager forslaget jo også netop med ekstra midler som vi så bruger på en rigtig god skattereform der netop understøtter vækst og velstand der har også

bekymring for at en

deltagerbetaling på i alt tolvtusind kroner for

det vil medføre at nogle slet ikke vil lære dansk fordi de ikke har råd til det men jeg må altså sige at jeg mener at en deltagerbetaling på to tusind kroner per modul

helt rimeligt og fornuftigt krav at stille når man er selvforsørgende

er det altså ikke urimeligt at man også betaler lidt for undervisningen det er måske også vigtigt at sætte beløbet lidt i perspektiv

i øvrigt også gjorde i to tusind og seksten var den samlede gennemsnitspris for et enkelt danskmodul sekstentusind

og det er jo i dag en udgift der

så også huske på at kursisterne har fem år til at gennemføre deres danskuddannelse og

den samlede udgift på op til tolvtusind kroner for en danskuddannelse kan derfor også fordeles over en årrække og det er altså heller ikke sådan at

forslaget om en vis egenbetaling er fuldstændig ukendt fra andre lande tager vi for

land vi normalt sammenligner os med ja så er det sådan at

alle arbejdstagere uden for eøs

norskundervisning og det gør deres

for danskuddannelse og

jo også et frivilligt tilbud jeg er

derfor helt overbevist om at danmark også fremover vil være et attraktivt land for international arbejdskraft og internationale studerende en begrænset egenbetaling for dansk for den her gruppe er grundlæggende et

de bekymringer der har været rejst vedrørende børn af udenlandske forældre

påpeget at det er afgørende at børn af udenlandske forældre har et alderssvarende dansk når de begynder i skolen og det er

det ligger regeringen på sinde at

børnene kommer hurtigt i gang med at lære det danske sprog

også i en række initiativer i regeringens udspil om parallelsamfund der netop har til formål at børn har et alderssvarende dansk når de begynder i skolen

er sagt er det jo forældrene der vælger at indrejse og bosætte sig her i danmark for enten at arbejde eller studere og børnene er altså først og fremmest forældrenes ansvar det er derfor forældrene der beslutter hvordan de bedst muligt støtter børnenes indlæring

deres børns trivsel og daglig i danmark herunder selvfølgelig også i institutioner og skole vi taler altså igen om selvforsørgende ansvarlige mennesker der træffer ansvarlige valg for sig selv og

der jo også her i dag været rejst

det selvfølgelig er vigtigt at grønlændere og færinger der er bosat her i danmark fortsat har mulighed for at modtage danskundervisning

skal naturligvis fortsat have adgang til

vurderes danskundervisningen

i forhold til den danskundervisning

i fvu undervisning jeg ser frem til den videre behandling af det her lovforslag og

og færinger nu taler ministeren

jeg tror det er vigtigt at understrege at det fokus som som vi fra ia har er de marginaliserede grønlændere det er også dem som rådet for socialt udsatte gør opmærksom på for dem tror jeg ikke at tolvtusind

er rigtige mange som ikke har mulighed for at få kontanthjælp i dag fordi der er nogle udfordringer med nogle cpr numre

internt i i de grænsehindringer

egentlig stille et mere principielt spørgsmål til ministeren

principielle i det her lovforslag handler jo om at man gerne vil sidestille grønlændere og færinger med udlændinge og jeg vil gerne høre om det er noget som ministeren har tænkt sig

ellers vækker det i hvert fald rigtig meget bekymring hos mig og så er det ikke sund fornuft

kommer tilbage til danmark og har været udrejst i mange år og dermed på en eller anden måde har fortabt sproget

altså ikke kun fordi man kommer fra grønland eller

bor på færøerne at at det her træder i kraft det er alle også

som skal have frisket det danske op eller have lært

nogen så er det rent faktisk fordi vurderingen altså er at når man vil stille de her krav til andre eu borgere

jeg forstår ikke helt den kritik og som sagt synes jeg der bliver talt lidt med med to tunger

hos regeringen i det her spørgsmål jeg synes det er dybt bekymrende og jeg synes det er et principielt spørgsmål jeg må jo tage det for gode varer men men det er i hvert fald noget som har vakt min bekymring og som jeg

at vi ikke på en eller anden måde har fået det her forklaret

statsborger har været udrejst i en række år og kommer tilbage og skal have

at man fra regeringens side betragter grønland

ministeren siger de danskere der har været i udlandet og haft ophold et vist antal år og som kommer tilbage til danmark og har behov for noget danskundervisning skal til at betale for det men vi er jo stadig væk

er det jeg har misforstået omkring konstitutionen af rigsfællesskabet

må sige det så firkantet men det er sådan at den juridiske vurdering er at hvis det her skal omfatte eu borgere

danskundervisning under samme lovgivning og det betyder også at hvis en anden dansk statsborger der har boet i usa eller i brasilien eller i japan eller i saudi arabien eller hvor det nu end måtte være

og skal have undervisning efter samme lovgivning

kommer vedkommende selv til at betale

del af det fuldstændig ligesom alle andre

det kan være at det måske lyder lidt morsomt for integrationsministeren men det her er bestemt ikke morsomt for os grønlændere når vi

spørge endnu en gang om man betragter grønland som

den nye grønlandske regerings ændring af det danske sprog i forhold til skoleundervisning og andet sprog nu har vi så et lovforslag som gør det

sværere for grønlandske og færøske borgere i danmark

mig at høre ministeren om

at der er en lillebitte egenbetaling i forhold til de udgifter der er

lære dansk så det gør det ikke sværere at lære dansk i forhold til om det er koordineret naturligvis er det koordineret i og med at det er en del af

og færøske borgere i det danske samfund

ministeren henviser til nogle eu regler som kræver at vi sidestiller grønlandske og færøske borgere med eu borgere er det

på den måde eller er det regeringen

fører en politik der sammenligner de to størrelser

vil man så gøre for at ændre eu kravet sådan at

alle danske statsborgere der jo så bliver omfattet af de her regler

omfattet af det fuldstændig ligesom eu borgere og det er fordi man

rené gade beslutningsforslag

glædet mig til at behandle her i folketingssalen for er der et spørgsmål der har skabt debat og haft betydning i dansk udlændingepolitik

er det reglerne om familiesammenføring altså efter hvilke regler

årtier har båret de største integrationsopgaver ikke bliver pålagt yderligere opgaver men at de tværtimod bliver aflastet

været vigtigt for socialdemokratiet at de udlændinge der ønsker at bosætte sig permanent i danmark har været på besøg i vores land mindst en gang før og vi er rigtig glade for at

kunne opnås enighed om det vi vurderer at den her nye lovgivning vil gøre det lettere for ægteparrene at gennemskue hvad de skal opfylde for at kunne bosætte sig sammen i danmark samtidig med at det vil sikre vores samfund en bedre mulighed for at integrere de nyankomne på en god måde på den måde lægger de nye regler om ægtefællesammenføring sig i forlængelse af den politiske aftale om

tildeling af statsborgerskab og de nye regler for permanent ophold og nu også den brede aftale om styrkelse af de mest udsatte boligområder som med stemmer fra begge sider af folketingssalen skaber et stabilt grundlag for den danske udlændinge og integrationspolitik

håber vi at den brede politiske opbakning kan skabe den ro der så længe har været savnet på det her ellers normalt lidt betændte politiske område med en kontrolleret indvandring kombineret med en integration der langsomt begynder at vise positive tegn tør vi godt tro på at det lille danske velfærdssamfund kan bevares og udvikles i en verden hvor både varer informationer og mennesker bevæger sig stadig mere over grænserne sådan et velfærdssamfund er i stand til at sikre sine borgere en mulighed for at rejse ud og forelske sig i udlandet uden at reglerne for familiesammenføring reelt fungerer som

af mennesker der har meget svært ved at finde sig til rette i vores samfund det her lovforslag bringer os et væsentligt skridt nærmere sådan et samfund en åben nationalstat der møder globaliseringen uden naivitet med de ord kan vi støtte

der kommer fra herre mattias tesfaye

jeg bemærkede et høringssvar fra bl og bls formand bent madsen

få som konsekvens at ressourcestærke mennesker

at det det her kan få den modsatte effekt end det som

en familiesammenføring flytter ud

risikerer man jo at man får en yderligere belastning

det skal være med i i baghovedet her at

jo stilles en række krav til familiesammenføring gennem det her lovforslag

ikke sådan at en analfabet fra østanatolien kan blive sammenført her i danmark der er tale om nogle krav til uddannelse til beskæftigelse og så videre

ganske ressourcestærke personer som kommer herop

det vil alt andet lige betyde at man får en hævelse af niveauet i boligområderne ved at de bliver familiesammenført i de pågældende boligområder med andre ord er socialdemokraterne

de forhandlinger der pågår netop nu både i beskæftigelsesministeriet og i boligministeriet som handler om hvem der skal have mulighed for at kunne flytte ind i de her udsatte boligområder og hvem kommunerne skal have mulighed for at kunne anvise en bolig vi står jo lige midt i nogle politiske forhandlinger og en aftale der blev indgået for ja vel knap en time siden kan jeg forstå i finansministeriet som handler om at få ændret de her udsatte boligområders karakter få ændret boligsammensætningen og beboersammensætningen

her mener vi at det har en målsætning i sig selv

de familier der består af en herboende og en udlænding der er kommet hertil fylder mindre i de her udsatte boligområder

de lever op til alle de krav der skal til for at kunne få en ægtefællesammenføring så ændrer ikke på at der stadig er en integrationsopgave selv om der måske ikke er en socialpolitisk opgave er

en integrationsopgave og den integrationsopgave mener vi ikke vi bør lægge i mjølnerparken og i vollsmose og i tingbjerg og i gellerupparken vi mener det er rimeligt at resten af det danske samfund også bærer sin

i mjølnerparken der godt vil familiesammenføres så vil vedkommende flytte væk fra mjølnerparken på grund af det her det gør da ikke mjølnerparken mere attraktiv det betyder da ikke at der bliver færre problemer i mjølnerparken tværtimod og det er jo hele pointen i bent madsens indvending her det er at de ressourcestærke flytter væk på grund af det her

det får den modsatte effekt af det socialdemokraterne vil

er fuldstændig sort snak for socialdemokraterne er man ligeglad med det

virkelig opfordre til at man genovervejer boligdelen af det her der stilles jo ganske store krav på de tre andre

der er tale om mennesker der om jeg så må sige skal skal kunne integreres hvorfor man så skal have det boligkrav ind forstår

mand med pakistansk baggrund bor i mjølnerparken og ønsker at blive familiesammenført med

sin nye kone som bor i pakistan så kan det godt være at han

velfungerende ressourcestærk mand men vi vil holde fast i at det ægtepar og deres børn stadig væk vil være en opgave for den lokale folkeskole og de lokale daginstitutioner

det fornuftigt at det ikke er det lokalsamfund som skal bære den integrationsopgave

en belastning det synes jeg er vildt at høre fra

synes jeg er er voldsomt og jeg tror da at

socialdemokrater men også folk der har haft tiltro til socialdemokratiet

at det virkelig er partiets holdning i dag

som jeg forstår det boligkrav man stiller så

boligområder der opfylder fire ud af de fem kriterier som regeringen har opstillet det vil sige at det er en bredere gruppe af boligområder end den gruppe som som regeringen har har udpeget som særlig

en situation hvor nogle områder som ikke er

opleve at ressourcestærke mennesker flytter ud er det virkelig slet ikke noget der bekymrer socialdemokratiet når vi nu kan se at det er noget som lejernes foreninger

kan læne os op ad den normale ghettoliste og derfor er der konstrueret en helt ny liste men jeg håber at vi på et tidspunkt kan komme hen til at få nogle færre lister så

den diskussion vi har her jeg snakker ikke om at der er nogle mennesker der er nogen belastning for det danske samfund jeg snakker om at hvis der er en skoleklasse hvor firs procent af børnene har forældre der kommer fra udlandet så er der en enorm integrationsopgave og det nytter ikke noget at enhedslistens ordfører så peger på det enkelte barn og siger hvorfor er det barn en belastning vi snakker om at sammensætningen af børn i skoler daginstitutioner og boligområder er et problem og vi mener det

blive enige om når vi taler i overskrifter men når det bliver konkret for eksempel når vi skal diskutere fordelingen af gymnasieelever fordelingen af børn i daginstitutioner

sikrer at et boligområde har en fornuftig sammensætning af beboere

men også andre partier ryster på hånden og jeg mener det er helt afgørende at vi bor sammen i det her land og ikke adskilt

at man slet ikke var bekymret for at ressourcestærke ville flytte ud af boligområderne fordi

gang med en række andre tiltag som man forhandlede med regeringen om men nu stod ordføreren lige og sagde

at det er nogle helt andre boligområder vi faktisk taler om end de såkaldte ghettoområder som man er i gang med at forhandle med regeringen om i

at der er nogle boligområder som ikke har fem af fem men som har fire

indikatorer og som kommer til at opleve at ressourcestærke flytter væk fra dem

af de mest belastede områder det kan da føre til at vi står

stort set ligner den ghettoliste som gælder nu men lige nøjagtig de kriterier er også under forhandling i de her dage og derfor vil den blive justeret i løbet af ganske kort tid men under alle omstændigheder ligner listerne stort set hinanden det ændrer ikke ved det principielle nemlig at integrationen af de mennesker der kommer til vores land er en fælles opgave det er ikke noget vi kan laste over på nogle enkelte boligområder og derfor er der også et behov for

for en ændret beboersammensætning og ét af værktøjerne ikke det eneste men ét af værktøjerne er at sige hvis du ønsker din udenlandske ægtefælle til danmark så kan du ikke bo i den her meget lille del af boligmassen som i forvejen har mere end halvtreds procent beboere med anden etnisk baggrund

sige at en dansk studerende kvinde tager til kina bliver forelsket og gifter sig med en mand med kinesisk

det vil være en berigelse for et udsat boligområde at en

men for en anden stor dels vedkommende

derfor nytter det ikke noget at vi altid diskuterer kinesere og amerikanere når vi diskuterer ægtefællesammenføring vi

forholde os lidt til substansen og til realiteterne og jeg synes ikke det vil være til gavn for mjølnerparken hvis en pakistaner der bor i mjølnerparken bliver gift med en kvinde i pakistan og at hun flytter ind i mjølnerparken og at de får børn og at det er den lokale folkeskole

jeg synes det er fair nok hvis han vil gifte sig og have sin pakistanske kone til danmark men så synes jeg også det er fair at det danske samfund siger prøv at høre her kammerat så bliver det ikke i et af de her ganske få boligområder i skal bo så kommer i til at bo

så stor en integrationsopgave som mjølnerparken jeg synes det er helt legitimt og fair og jeg ville være virkelig ked af hvis det blev pillet ud af det her lovforslag

er en fuldt integreret del af samfundet

skole bidrager

den boligsociale indsats det ved både ordføreren og jeg også finder sted blandt andet i

alle ægtepar der er i den her situation enten er en belastning for et område en integrationsopgave eller en kæmpe

hvis endnu et barn starter i den folkeskole

som er vokset op i danmark men har pakistansk som modersmål og som er gift med en kvinde der lige er ankommet hertil fra pakistan jeg ville synes det var mere rimeligt hvis vi beder en af de andre folkeskoler i kommunen om at løfte den arbejdsopgave og derfor nytter det ikke noget at vi med bind for øjnene fører boligpolitik og så bagefter brokker os over at børnene bliver fordelt skævt på skolerne vi bliver nødt til også

velkommen til danmark du kan bo lige nøjagtig hvor du vil bortset fra de få boligområder

familiesammenføringsreglerne og det fik sammen med den lempede asylpolitik den konsekvens at tilstrømningen til danmark

opbakning til den aftale der ligger bag lovforslaget kan man sige at socialdemokratiet er med til at rydde op efter sig selv det er dog relevant at påpege at mange ulykker kunne være undgået såfremt man havde lyttet til

tilbage i to tusind og elleve og sådan set også tilbage da

stiftet men det er selvfølgelig en længere historie

vi har allerede strammet familiesammenføringsreglerne for visse flygtninge

udlændinge med flygtningestatus men det kommer så på et senere tidspunkt sådan som jeg har forstået

lovforslag gælder så for danskere

lykkedes i forhold til regeringens udspil

flere danskprøver at danskkravene samlet set bliver skærpet at den økonomiske garantistillelse bliver skærpet at uddannelseskravene bliver skærpet at boligkravet medvirker til at sikre en fornuftig integration i forhold til dem der nu ender med at blive her i danmark det er også vores forventning i dansk folkeparti at disse ændringer i udlændingeloven vil medføre endnu et fald i den samlede indvandring til danmark

afgørende for os

har siden folketingsvalget arbejdet målrettet på dels at reducere den ikkevestlige indvandring herunder især den

arbejdet på at reducere den samlede indvandring til

vi har gjort det ved skiftevis at lave flertal med regeringen og et par gange sammen med andre partier i folketinget og vi har blandt andet reduceret den samlede indvandring ved at stramme asylpolitikken ved at stramme familiesammenføringsreglerne for visse flygtninge ved at gøre det dyrere at søge om at komme til danmark for visse grupper og ved at begrænse adgangen til danske velfærdsydelser dertil kommer at vi målrettet er gået efter at sende så mange asylansøgere og flygtninge ud af landet som muligt vi har gjort det nemmere at udvise kriminelle udlændinge

andet noget af det der er blevet vedtaget i dag og vi har gjort det mere attraktivt for herboende udlændinge at repatriere

at nævne et par af de mange stramninger som efterhånden er vedtaget så har vi også reduceret indvandringen ved at afskaffe green card ordningen og så har vi af flere omgange strammet den såkaldte beløbsordning hvilket også har sikret en bedre kontrol med tilstrømningen samtidig med at vi så har gjort noget godt for danske lønmodtagere så jeg håber at danskerne kan se at vi tager vores opgave alvorligt nu tager vi dette lovforslag endnu et skridt de enkelte elementer i forslaget vil med stor sandsynlighed begrænse tilstrømningen yderligere og det er vi selvfølgelig tilfredse med vi havde gerne

at der i visse tilfælde kunne opnås enighed om at fritage danskere for nogle af kravene men da der ikke er flertal for dette især på grund af regeringen

er det desværre ikke muligt

vi også gerne set at der var kommet et loft over ikkevestlig indvandring ind i aftalen men det var der ikke andre partier der ønskede at bakke op om

synes nu alligevel at vi når alt kommer til alt står med et afbalanceret og ganske fornuftigt lovforslag i dansk folkeparti tog vi som sagt godt imod ministerens udspil da det kom og vi har så i forhandlingerne fået lagt nogle ekstra elementer og stramninger ind i aftalen vi ser frem til at følge udviklingen med et håb

det har danmark brug for vi synes at folketinget med det der ligger her stiller nogle rimelige krav til personer der ønsker at hente en ægtefælle til landet krav der sikrer at der vil være tale om udlændinge som ikke ligger samfundet til last krav der sikrer at de pågældende udlændinge lærer det danske sprog og krav som sikrer at den person som ønsker at hente en udenlandsk ægtefælle til landet i højere grad end dag bliver forpligtet på at forsørge vedkommende såfremt det bliver nødvendigt så vi kan naturligvis støtte lovforslaget og vi kan også støtte de ændringsforslag som retter nogle ting til i lovforslaget og som jeg kan forstå

ved at forberede så tak for også tak for et godt forhandlingsforløb lad os få det vedtaget så vi kan komme videre med nye stramninger til gavn for fædrelandet

rigtig glad for at vi i dag tager første skridt i retning af at udmønte den aftale som vi i regeringen har indgået med netop dansk folkeparti og socialdemokratiet om et nyt system for familiesammenføring det er jeg fordi jeg er overbevist om at vi med det her lovforslag danner et mere realistisk og afbalanceret system for familiesammenføring med integration i fokus konkret foreslår vi at vi nu afskaffer tilknytningskravet og i stedet sætter seks fornuftige kriterier der kan pege i retning af om man har udsigt til en vellykket integration efter rigtig rigtig gode drøftelser ovre i ministeriet er vi kommet frem til at man skal kunne leve op til fire af de kriterier for at få familiesammenføring det synes jeg kun er rimeligt kriterierne omfatter de helt fundamentale ting for integration såsom begge parters sprogkundskaber erhvervserfaring og

selvfølgelig hænger de her ting sammen

vil jeg gerne fremhæve at vi nu stiller håndgribelige kriterier for sprogkundskaber og det gælder som sagt for begge parter i forholdet og blandt andet det at vi hæver kravet til at kunne tage danskprøve to synes jeg er

én ting er at kunne forstå og tale helt basalt dansk men også

forstå skriftligt dansk og kunne skrive dansk

meget meget vigtig ting for at kunne indgå i det danske samfund det er ikke lang tid siden

fra somalia en af dem havde boet i danmark i som jeg husker det nitten år og kunne ikke føre en basal samtale på dansk

sådanne situationer ikke opstår i hvert fald ikke som følge af en familiesammenføring derfor er jeg sikker på at

og hvis jeg må bruge herre martin henriksens ord fædrelandet til gode og det er jo en god ting derfor støtter venstre lovforslaget og jeg skal hilse fra det konservative folkeparti

vi mener at man som borger i danmark skal have mulighed for at forelske sig i mennesker uden for eu og eøs uden at gå en usikker fremtid i møde hvor man kan blive tvunget til at flytte fra sit fædreland for at bo med den man elsker det er i den sammenhæng værd at bemærke at vi i danmark selv uden et tilknytningskrav vil have en endog meget stram og restriktiv lovgivning i forhold til familiesammenføring baggrunden for

fra regeringen er jo at den europæiske

diskrimination og dermed i strid med den europæiske

menneskerettighederne mens man fortsat forsøger at sætte hindringer op som vil ramme økonomisk socialt og med al sandsynlighed også etnisk skævt

efter at det ellers under den tidligere socialdemokratiske regering blev halveret med enhedslistens stemmer

en udenlandsk ægtefælle vil miste sit ophold sit ophold i danmark hvis personen modtager en overførselsindkomst ligeledes laves der en ny boligliste som åbenbart er anderledes end regeringens såkaldte ghettoliste men som vil have den effekt at ressourcestærke mennesker vil flytte fra udsatte boligområder for at kunne få lov

med den de elsker

der har hårdt brug for ressourcestærke beboere for at skabe en bedre udvikling i lokalområderne yderligere stilles der krav om at en ægtefælle skal bestå dansk tre som er målrettet mennesker der har en boglig uddannelse med i bagagen fra hjemlandet den vil med andre ord være meget svær at bestå for mennesker der kun har en kort skolegang bag sig det er hvad man kan kalde uddannelsessnobberi man kan jo sagtens være en god borger i danmark uden at have en studentereksamen og jeg ved ikke hvor den

idé er opstået at man skulle være en dårligere borger fordi man ikke har en studentereksamen jeg må sige personligt kender rigtig mange gode mennesker i vores land

skal man bestå a1 og a2 prøverne efter henholdsvis seks og ni måneder krav som ikke kan skabe andet

usikkerhed for de ægtepar der er tale om og som vil føre til et stort bureaukrati enhedslisten er imod forslaget

med ændringerne i i de her familiesammenføringsregler er jo at sikre at danskere kan få deres udenlandske ægtefæller med til danmark hvis både

være et stærkt værn mod at alle mulige kan få adgang til danmark

netop giver en større fleksibilitet for det enkelte par så liberal alliance støtter selvfølgelig

fordi den forrige lov på det her område

det blev kendt ulovligt af eu domstolen og derfor

man skulle kunne forsørge sig selv med

man diskriminerede også pensionister der kunne komme tilbage til danmark altså danskere der bor i udlandet og som pensionister kommer tilbage til danmark

den lette løsning på hele den her problemstilling ville

står vi så nu her med et lovforslag som

er bedre eller dårligere end

ønsker integration på blandt andet ved

de danske statsborgeres mulighed for at komme tilbage til danmark men

det var en positiv ændring i forhold til den dårlige lov der blev lavet her for et års tid siden det synes jeg så ikke det er så

jo blevet enige om at afskaffe tilknytningskravet

blev jeg rigtig rigtig glad det

hvor kun danskere der gifter sig med udlændinge der tjener en meget høj løn kan få lov at bo i deres eget land

er også rigtig mange der ikke har kunnet vende hjem til danmark

ægtefælle er blevet udvist selv om vi her taler om danske statsborgere bidrager

er regeringen socialdemokraterne og dansk folkeparti blevet enige om det her knudrede pointsystem med nogle sprogkrav og nogle uddannelseskrav til både danske statsborgere og deres udenlandske ægtefæller

kan opfylde de her krav men hvorfor

skal skelnes hvis man kan forsørge sig selv hvorfor skal vi være et snobbet folketing omkring hvad det er for en slags danskere der må gifte sig med hvad for en slags udlændinge når man kan forsørge sig selv og selvfølgelig bidrager til det danske

dæmpede min begejstring

noget da jeg fik nærstuderet

ikke få lov til at gifte sig med en udlænding det er jo direkte

blevet tydeligere for mig efter debatten i dag der er jo tale om mennesker

ikke er tydeligt uden uden for

ikke sådan det bliver præsenteret

endnu mere udsat af faktisk synes

boligrenoveringer i de udsatte boligområder at

boligkrav der betyder

hvis man skulle være så uheldig at have forelsket sig i en udlænding det

er hvor det efterhånden ikke gør nogen forskel hvilken side man kommer fra fordi målet alene synes at være

på de store partier

stillet spørgsmål til det tidligere meget meget tydeligt

at gøre de her boligområder attraktive

netop de ressourcestærke borgere som de så gerne vil have og som vi ét sted står og siger at vi også

med et menneske med anden etnisk baggrund

kan vi ikke støtte

at man skal kunne forsørge sig selv bidrage til det danske samfund men vi vil ikke blande os i hvem danskere forelsker sig i vi synes ikke

nogen sinde bør være statens opgave at følge med helt ind i soveværelset danske statsborgere skal kunne bo i deres eget land med den de elsker uanset

holde fast i at den dom der faldt har haft den politiske betydning at vi har fjernet undtagelsesbestemmelsen så lige nu har vi bare et råt tilknytningskrav som man så kan snige sig uden om ved en midlertidig lovgivning som udløber her første juli det betyder at hvis ikke vi sætter noget andet i stedet har vi fra første juli bare et tilknytningskrav som i den grad kommer til at ramme udlandsdanskere så med det som bagtæppe det er egentlig også en kommentar til alternativet

være bedre at få vedtaget det her lovforslag og kan radikale venstre

måske skrive et betænkningsbidrag om de elementer som partiet er uenige i men trods alt tage ansvar for at der træder noget andet i kraft første juli for ellers har vi jo noget der er helt håbløst

også overvejet rigtig rigtig

offentlige overvejelser om for det

den enkle og bedste model ville være at vi afskaffede tilknytningskravet punktum

statsborgere ret til at bo i deres eget land med den de elsker så længe de kan forsørge sig selv for det stiller vi jo allerede krav

jo allerede en lang række krav til hvem man må familiesammenføres med så der er en lang række ret skrappe krav i forvejen

stemme for er at der indføres en så direkte og konkret diskrimination alene

din etnicitet alene på hvilken etnisk baggrund du har helt uden at skelne til

man må forelske sig i dig hvis man er dansk statsborger

til at regulere familiesammenføringsreglerne og så er det jo at vi ender i den her situation med

ægtefællesammenført hertil som vi ikke har mulighed for at integrere fordi vi ikke har stillet nogle rimelige krav til den ægtefællesammenføring så

radikale venstres tilgang til det her lovforslag ikke være at partiet forholder sig til det regime der bliver indført nemlig nogle integrationskrav så kan det godt være at partiet er uenig i om det er dansk to eller dansk tre

alt det kan vi jo være uenige om men selve ideen om at vi opstiller nogle integrationskrav

kunne være godt hvis et bredt flertal i folketinget kunne bakke op om og så kan

i anden lovgivning så hvis vi afskaffede tilknytningskravet

ægtefællesammenføring familiesammenføring i forvejen

det er rigtig svært det er danske statsborgere vi taler om altså mennesker

få statsborgerskab det er dem vi går ind og beslutter

gifte sig med det er vi grundlæggende imod hvis man kan forsørge sig selv så der er vi nok også uenige men

krav så kunne vi være uenige men komme længere det er

din etnicitet der afgør om man må forelske sig i dig

således ville være

det eneste

for at få nogle nye regler

nogle integrationskrav som man stiller op er ikke noget vi

på forhånd vil afvise

en god idé i hvert fald i forhold til tilknytningskravet som er alternativet

der bør gøres noget men vi har

i hvert fald to indvendinger imod det her lovforslag det første er beløbsgrænsen på ethundredetusind kroner det er altså virkelig mange penge

virke socialt skævt på en måde som vi ikke finder acceptabel det andet er

en kort bemærkning boligkravet

synes vi altså er helt galt det må jeg godt nok sige

skal der laves en liste den er ikke lavet endnu den skal

det giver jo en helt helt usikker retstilstand

mennesker som har boet i udlandet og måske vil tilbage til danmark med deres ægtefælle at vi ikke kan sige præcist om de kan komme tilbage til danmark eller ej til det område hvor de måske i forvejen har haft en lejlighed eller ønsker at bo jeg har

jeg nok sende videre gennem behandlingen i udvalget

boet i usa i mange år hun har haft en andelslejlighed der ligger lige på kanten af et

skal vi have afklaret meget mere entydigt

man var inde på hvad bliver konsekvensen

flytter væk fra området og i forvejen er der jo stillet ganske ganske markante krav for at man kan blive familiesammenført hvis man tror på de integrationskrav der er stillet

så samtidig må forvente at mennesker der er

kan det være

er hensigten med det her og omvendt

familiesammenført må man da gå ud fra at det ligesom vil betyde at de kan blive rollemodeller for andre i det pågældende boligområde netop fordi der

hvis man tror på

så er det da unødvendigt

det er efter min mening udansk at vi på den måde siger hvis du bor dér

ikke være bekendt at have en sådan lovgivning og

samtidig unødvendig jeg erkender at der her er nogle problemstillinger vi skal være opmærksomme på og det er vi også villige til at se på men det her boligkrav

altså helt helt forkert efter vores mening

med stor tilfredshed noteret mig at der er

jo regeringens holdning at danmark skal være et

vil vores samfundsmodel regeringen vil

gerne tiltrække dem der kan bidrage til vores samfund og som kan være med til

gøre en forskel og regeringen vil

ikke stille unødige hindringer i vejen for

af vores borgere der er rejst ud i verden og som gerne vil vende hjem igen med deres familier regeringer har derfor søgt

finde en bredere og også mere varig løsning i forhold til de udlandsdanskere som efter biao dommen på grund af tilknytningskravet ikke længere kan vende hjem til danmark med deres udenlandske familie og dermed bidrage aktivt til det danske samfund vel at mærke inden for rammerne af vores internationale forpligtelser vi foreslår at tilknytningskravet erstattes med et nyt integrationskrav og det skal sikre at der på baggrund af begge ægtefællernes sprogkundskaber og erhvervserfaring og uddannelse er udsigt til en vellykket integration af den ægtefælle der kommer hertil samtidig

er jeg meget tilfreds med at regeringen den syvende februar i år kunne indgå en aftale med dansk folkeparti og socialdemokratiet om strammere og afbalancerede og også realistiske regler for ægtefællesammenføring hvor integrationen netop er i centrum formålet med lovforslaget er

udmønte de dele af aftalen der kræver ændringer her i udlændingeloven for det første

integrationskrav det vil betyde at

ægtefællesammenføring normalt kun kan gives hvis ægtefællerne samlet set opfylder fire ud af seks integrationsrelevante betingelser sigtet er altså

se på ægtefællernes samlede potentiale i forhold til at integrere den ægtefælle der kommer hertil tanken bag det er at den herboende med stærk tilknytning til det danske samfund alt andet lige bedre kan understøtte integrationen af den ægtefælle der er ny her i landet og at en ressourcestærk ægtefælle der flytter her til landet omvendt lettere lader sig integrere end en mindre ressourcestærk ægtefælle

hver af ægtefællerne og med krav om at parret samlet skal opfylde fire betingelser betingelserne vedrører begge ægtefællers sprogkundskaber erhvervserfaring og uddannelse vi foreslår at

vedrørende den herboendes sprogkundskaber

i dansk tre eller tilsvarende og det er så obligatorisk ægtefællerne skal

herudover samlet set opfylde mindst tre af de resterende fem betingelser der er nok mange holdninger til hvordan de seks

hvad der skal med og hvad der ikke skal tælle med i nogle af de modtagne høringssvar

fra høringsparterne er der også peget på at betingelsen sætter barren højt og at

danskkundskaber altså dansk tre eller tilsvarende ikke bør være obligatoriske jeg mener at vi med integrationskravet har fundet en god løsning der tilgodeser flere afgørende hensyn det gælder blandt andet hensynet til at imødegå udlandsdanskernes udfordringer i forhold til biao dommen det gælder også hensynet til at sikre en vellykket integration af den ægtefælle der kommer hertil

vi sikrer en vellykket integration og vi har også vægtet hensynet til at reglerne skal være klare og gennemskuelige jeg mener også at

er helt rimeligt at vi stiller krav om at den herboende ægtefælle skal have bestået prøve i dansk tre eller tilsvarende og en væsentlig forudsætning for en vellykket integration er bekendt at man kan tale sproget og at man kan begå sig her

skal have bestået prøve i dansk tre eller tilsvarende skal være obligatorisk for det andet

det betyder at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives hvis den ægtefælle der kommer hertil har haft mindst et lovligt ophold i danmark besøgskravet kan siges

at videreføre et delelement i de gældende

tilknytningskrav som jo i øvrigt

afskaffes dermed sikres det at den nytilkomne ægtefælle får en helt grundlæggende forståelse for hvad det er for et

samfund han eller hun ønsker at bosætte sig i før vedkommende bliver familiesammenført lovforslaget går endvidere ud på at skærpe boligkravet så boligen fremover normalt ikke må ligge i et boligområde omfattet af boligkravslisten for ægtefællesammenføring og lovforslaget betyder også at parret normalt ikke må flytte til et boligområde omfattet af denne liste i i den periode

der går indtil den nytilkomne ægtefælle får permanent opholdstilladelse der er mange meninger om

boligkravet det har vi også hørt her i dag og derfor

er der naturligvis også kommet mange høringssvar ind lige præcis på det

punkt i regeringens optik

må det dog være afgørende at

nytilkomne ægtefælle i den første tid i danmark ikke

målt på beboeres tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet kriminalitet uddannelsesniveau og indkomst må anses for at være socialt mest udsatte det skærpede boligkrav kan også modvirke dannelse af parallelsamfund der er derfor efter min opfattelse væsentlige integrationsmæssige hensyn der taler der taler for

har været det absolut bærende hensyn for regeringen lovforslaget går også ud på at skærpe kravet til økonomisk sikkerhedsstillelse så den herboende person fremover skal stille økonomisk sikkerhed for ethundredetusind kroner mod i dag halvtredstusind

formålet med skærpelsen er i højere grad at sikre at en ægtefællesammenført udlænding ikke ligger det offentlige til byrde

generelt større velvilje og også forståelse for udlændinge i befolkningen herudover

går lovforslaget ud på at skærpe det efterfølgende danskkrav til den ægtefælle der kommer hertil det sker ved at stille et nyt krav om at den

nytilkomne ægtefælle normalt også skal bestå

en danskprøve på a2 niveau inden ni måneder i tillæg til

eksisterende krav om bestået

niveau efter seks måneder i den forbindelse justeres den ordning hvor sikkerhedsstillelsen

nedsættes gradvist når den ægtefælle der kommer hertil har bestået danskprøver danskprøver af stigende sværhedsgrad det kan overvejes om

den model vi har bygget ind i lovforslaget er den helt rigtige

foreslåede justering af ordningen med gradvis nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse

vi stramme op på ordningen så vi kun kan nedsætte sikkerhedsstillelsen med samme beløb som i dag det indebærer

og efter de nugældende regler

lovforslaget ud på en yderligere og også væsentlig stramning netop i forhold til skærpelsen

såkaldte overførte betingelser i reglerne om

familiesammenføring så de kommer til

afspejle de gældende regler for permanent

der ikke lagt op til at overføre et krav om underskreven erklæring om integration og aktivt medborgerskab

underskrive en sådan erklæring vil være opfyldt for de fleste

allerede har underskrevet erklæringen i forbindelse med at de har opnået permanent opholdstilladelse men jeg vil omvendt sige ved nærmere eftertanke

viser sig at der kan være tilfælde hvor den herboende ikke har underskrevet en sådan erklæring

underskreven erklæring om integration og aktivt medborgerskab hvis det ikke allerede er sket

række af de gældende betingelser for

uændret det drejer sig for eksempel om fire og tyve årskravet selvforsørgelseskravet og kravet om at der ikke må

tale om et tvangsægteskab eller proformaægteskab de stramninger vi laver nu står med andre ord på

af de i forvejen strenge betingelser

få tilladelse til familiesammenføring til danmark i lovforslaget

er der i øvrigt lagt op til at loven skal træde i kraft første juli her i år

vil de nye regler kunne afløse

med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer som blev indgået i foråret to tusind og sytten som opfølgning på biao dommen som det også har været nævnt tidligere her i dag den ordning er som bekendt midlertidig og gælder netop kun frem til første juli to tusind og atten

har det været vigtigt for mig at vi samtidig kunne fremlægge en model som harmonerer med regeringens politiske ønsker om

udfordringer tilknytningskravet giver visse udlandsdanskere

det foreslåede integrationskrav

er der vist kun at sige tak for debatten og så er det naturligvis muligt både at stille spørgsmål nu men jo også under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

forhandlingen er åbnet og den første ordfører er herre mattias tesfaye

optjene ret til flere af de ydelser vi udbetaler i danmark det har længe været en regel på pensionsområdet hvor udlændinge ikke nødvendigvis får fuld folkepension men til gengæld en pension der udregnes på baggrund af den tid de har været i danmark i dag skal vi behandle et lovforslag der også vil etablere sådan et optjeningsprincip i kontanthjælpssystemet regeringen foreslår at man skal have arbejdet to en halv år inden for de seneste ti år for at få ret til kontanthjælp

må man fortsat klare sig på integrationsydelse det her princip kan vi grundlæggende godt støtte men da vi ikke synes at regeringen og dansk folkeparti har fundet det rette niveau for integrationsydelsen når det gælder børnefamilier vælger vi at stemme blankt til denne del af lovforslaget altså hverken ja eller nej socialdemokratiet ønsker ikke at fjerne integrationsydelsen og rulle lovgivningen tilbage så nyankomne flygtninge og familiesammenførte får den fulde kontanthjælp fra første dag i danmark vi mener at integrationsydelsen har haft positiv betydning for at dæmpe tilstrømningen til danmark ligesom vi vurderer at den har haft en positiv virkning på beskæftigelsen selv om den her virkning er forholdsvis begrænset omvendt mener vi ikke at regeringen har fundet den rette ydelse for børnefamilierne der

hen for mange børn der lider for store afsavn med den nuværende ydelse derfor ønsker vi i socialdemokratiet at nedsætte en ydelseskommission hvis vi vinder næste folketingsvalg vil den få tolv måneder til at komme med et bud på hvordan ydelserne kan sammensættes så de tager hensyn til alle de forskellige behov der bør tages hensyn til herunder både at der fastholdes et kraftigt incitament til at finde sig et arbejde og

ordentligt tøj på kroppen og mad på bordet den anden del af lovforslaget har ikke noget med den første del at gøre derfor vil vi bede om at lovforslaget bliver delt op vi ønsker nemlig at støtte

at udlændinge kan undgå at få inddraget deres opholdstilladelse hvis de har arbejdet to år i danmark for den samme virksomhed mennesker der får beskyttelse i danmark skal så vidt muligt arbejde mens de er i vores land det er bedst for vores samfund men det er også utilfredsstillende for de nyankomne hvis de skal sidde på overførselsindkomst og vente til der bliver fred i deres land men når der bliver mere roligt i deres hjemland og de ikke mere risikerer forfølgelse er det selvfølgelig helt naturligt at deres opholdstilladelse ikke forlænges så skal de selvfølgelig tilbage og bygge deres eget land op igen det er hele ånden i flygtningepolitikken og konventionerne som vi har tilsluttet os det skal vi stræbe efter og den her bestemmelse i udlændingeloven trækker derfor i den forkerte retning vi støtter derfor gerne at den fjernes når det er sagt

lovforslagets bemærkninger fremgår det at udlændingeloven tilsyneladende har været i strid med konventionerne i årevis og fra et ministerbrev fra februar ved vi at

i mindst et tilfælde også er blevet administreret uden at myndighederne har undersøgt sagen ordentligt nu står vi så her med et lovforslag der blander to meget forskellige emner sammen og med en mærkværdigt fraværende begrundelse for at gennemføre den ene del af lovforslaget vi vil derfor under udvalgsbehandlingen af det her forsøge at få ministerens svar på den opfordring som institut for menneskerettigheder kommer med i slutningen af deres høringssvar her anbefaler anbefaler de at der i lovforslaget redegøres for ministeriets og regeringens overvejelser i forhold til den valgte løsning med de ord og med en forventning om at vi kan få delt lovforslaget vil vi stemme blankt til den første del om

integrationsydelse og hvis man kigger på høringssvarene kan man jo

fra blandt andet

kontanthjælpen bør være den laveste ydelse der er i danmark til gengæld

dansk industri og dansk arbejdsgiverforening

klapper i deres små tykke fingre fordi der nu kommer flere mennesker der bliver sænket ned i fattigdom

bare godt tænke mig at høre fra den socialdemokratiske ordfører

man virkelig kommet så vidt i socialdemokratiet i sit forsøg på at løbe efter dansk folkeparti

laveste ydelse der er i danmark hvis det var sådan jeg forstod enhedslistens

den anklage om at vi gennemfører den her politik

det er ikke det der er vores intention vores intention er at

der på den ene side kan holde hånden under de svageste i det danske samfund og på den anden side ikke har nogen ydelser som er så attraktive at de øger tilstrømningen og

forhindrer muligheden for at få folk i beskæftigelse de hensyn forsøger vi at afveje over for at børn ikke

synes også en væsentlig del af de her diskussioner er at huslejeniveauet kan være meget forskelligt for eksempel i storkøbenhavn og

på lolland eller falster og det nuværende kontanthjælpsloft og integrationsydelsesregime har været med til at flytte folk på kontanthjælp væk fra de områder i landet hvor der er høje huslejer det er alle de

balancer vi forsøger at finde vi synes ikke regeringen har ramt balancen men vi synes mildest talt heller ikke at

for at sætte mennesker på en ydelse som vi ved vil sænke dem ned i fattigdom til stor ros fra dansk arbejdsgiverforening og dansk industris side og stik imod anbefalingen fra

det danske socialdemokrati er sunket

bare høre herre mattias tesfaye hvad er grunden til at den fattigdom

den situation vi har været i i danmark med så enormt lave beskæftigelsesfrekvenser og med så enormt mange ægtepar med ikkevestlig baggrund hvor begge to er på kontanthjælp så det er nogle helt vanvittige tal vi ser det er langt den overvejende del af de ægtepar der er hvor begge to er på kontanthjælp som har ikkevestlig baggrund det kan ingen være tilfreds med og slet ikke hvis man er lidt rød i kanten og har været ude at fejre første maj og støtter at arbejdet er roden til alt godt og at det derfor er ødelæggende for mennesker at være væk fra arbejdsmarkedet derfor mener jeg det er uambitiøst at læne sig tilbage og sige at løsningen på de her spørgsmål er at at integrationsydelsen skal væk og at vi skal have alle de mennesker der kommer hertil på en i en international sammenhæng forholdsvis høj kontanthjælp

er på kontanthjælp det er jo langt hovedparten er det op mod halvfems procent af ægtepar på kontanthjælp som kommer fra tredjelande

klart svar og helst et svar der siger ja vi bakker også op om kontanthjælpsloftet altså der er ikke helt sammenhæng i argumentationen og ligesom bare at kaste det til hjørne med sådan en ydelseskommission

at integrationsydelsen har haft en betydning for beskæftigelsen men jeg synes også det ville klæde liberal alliance at anerkende at det har været en meget marginal effekt i forhold til hvor mange børn der er endt i familier med nogle ret lave

mennesker der har de laveste indtægter i danmark bliver skruet op og ned afhængigt af hvordan

marginaler i et folketingsvalg udarter sig jeg håber at vi kan opnå en bred aftale

men også de socialpolitiske hensyn som jeg også håber liberal alliance anerkender der er og vores vurdering er at den diskussion bedst kan tages på baggrund af en grundig kommissionsundersøgelse der får belyst hele det her område

finder frem til nogle balancer som tager nogle

er begået nogle metodefejl i de analyser der er lavet fra centraladministrationens side i forhold til beskæftigelseseffekten af kontanthjælpsloftet så det hører vi muligvis mere til men det ændrer stadig væk ikke på

i socialdemokratiets argumentation altså i forhold til at man anerkender at integrationsydelsen har haft nogle positive effekter både i forhold til tilstrømningen ja og vi

er omkring halvfems procent af ægteparrene på kontanthjælp fra tredjelande og der kan vi så ikke få et klar svar altså der mener man simpelt hen ikke

som der bliver brugt som vi bruger

folketingsvalg og mette frederiksen lykkes med at skabe en regering med en socialdemokratisk statsminister så vil de nuværende ydelser køre videre samtidig med at der vil være en ydelseskommission der arbejder og får tolv måneder til at komme med et bud på hvordan et nyt ydelsessystem kan hænge sammen i de tolv måneder har vi tænkt os midlertidigt at kompensere børnefamilierne fordi vi synes der er nogle børn der lider for store afsavn

i familier som er ramt af de her ydelser efter tolv måneder håber vi på at der vil kunne opnås et bredt flertal

som rammer en bedre balance og her siger vi så at vi i den politiske forhandling

lægge vægt på tilstrømning og beskæftigelseshensyn men også de socialpolitiske hensyn til

og større fradrag for pensionsindbetalinger som blev indgået i februar måned i år mellem regeringen og

vi udvider opholdskravet fra mindst syv ud af de seneste otte år til mindst ni ud af de seneste ti år samt indfører et beskæftigelseskrav der sammenlagt skal svare til to år og seks måneders fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste

dansk folkepartis mål med at indføre et styrket opholdskrav er at vi gradvis sørger for at danmark fremstår som et mindre attraktivt land at søge til formålet med de efterhånden mange optjeningsprincipper er at værne om velfærdssamfundet og det gør vi ved at sikre at det hele tiden bliver

mere vanskeligt for udlændinge at få adgang til danske velfærdsydelser det danske velfærdssamfund er til for danskere det er opbygget igennem mange generationer og det er forkasteligt at udefrakommende har haft så nem adgang til det samme som danskere

vi forsøger at gøre noget ved allerhelst så

at velfærdsydelser var forbeholdt danske statsborgere

alle andre partier en gang imellem nødt til at erkende at vi ikke kan samle flertal for alle dele af vores politik

indeholder lovforslaget forslag om ophævelse af udlændingelovens § ni a

om fortsat ophold i danmark på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning for en række udlændinge

fået inddraget eller nægtet forlængelse af deres opholdstilladelse det er noget som

stillet spørgsmål til ministeren om det i udvalget

har fået et arbejde det er utrolig vigtigt at understrege at flygtninge skal sendes hjem uanset om de er i beskæftigelse eller ej så jeg mener at vi står med et godt lovforslag det udmønter forskellige aftaler mellem dansk folkeparti og regeringen

om lavere skat på arbejdsindkomst og højere fradrag

pensionsindbetalinger konkret vil vi med den her del af aftalen sikre en bedre integration gennem en større tilknytning til arbejdsmarkedet men samtidig gøre udlændinge opmærksom på at vi altså stiller krav her i danmark før man kan få adgang til overførselsindkomster vi har desværre store problemer med at alt for mange udlændinge er på overførselsindkomst

ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet

blandt andet en af årsagerne til at vi indførte integrationsydelsen men vi skal videre og sikre at det i endnu højere grad kan betale sig at komme ud i beskæftigelse netop derfor foreslår vi med det her lovforslag at udvide opholdskravet det sker med udgangspunkt i ønsket om at skabe et større økonomisk incitament til at overgå fra integrationsydelse til egentlig beskæftigelse se bare på flygtningestrømmen i to tusind og femten hvor det var meget meget klart at de mennesker der søger op mod europa har et overraskende klart billede af i hvilke

nemmest at få høje sociale ydelser og der ønsker vi ikke i danmark at ligge højt på listen over menneskesmuglernes favoritdestinationer derfor er jeg overbevist om at det her lovforslag vil medføre at vi får en højere beskæftigelse blandt udlændinge og dermed også en bedre integration således kan venstre

integrationsydelse det har intet med integration at gøre men vil føre til at mennesker der prøver at få en uddannelse for at få en mulighed for at få et arbejde eller få et bedre arbejde vil blive enormt hårdt pressede

det møder hård kritik fra en lang række organisationer heriblandt lo der ikke mener at det er nødvendigt

påpeger at kontanthjælpen bør være den laveste ydelse i et velfærdssamfund som danmark dansk socialrådgiverforening påpeger at mennesker med helbredsmæssige problemer med en nedsat ydelse vil blive kastet ud i en svær kamp for at få pengene til at række

integrationen eller for muligheden for at komme i arbejde dansk vejlederforening påpeger at det vil betyde at mennesker der forsøger at uddanne sig

dansk flygtningehjælp og mange andre

det siger måske ikke så lidt om det her forslag det her forslag vil sænke mennesker ned i fattigdom det vil sænke mennesker ned i desperation og det risikerer at få en afsmittende effekt på resten af vores samfund da bunden sænkes og utrygheden dermed øges for os alle det er rendyrket arbejdsgiverpolitik og det er mig fuldstændig ubegribeligt at socialdemokratiet klart kan afvise forslaget

i en undersøgelse fra rockwool fonden er det nemlig tidligere blevet slået fast at den såkaldte starthjælp

yderst effektiv til at sænke børn og voksne ned i fattigdom enhedslisten er imod forslaget vi ønsker at bekæmpe fattigdom og få fattigdom og utryghed afskaffet

og at der nogle gange mangler lidt hvad enhedslisten er tilhænger af nu står jeg og bliver helt i tvivl altså er enhedslisten overhovedet tilhænger af at vi har

uanset hvor lang tid man har været i danmark skal man have fuld folkepension når man når

en række andre ydelser ikke mindst hvis vi taler om folk der kommer fra eu lande men det vi jo i høj grad taler om her er nyankomne flygtninge

og de skal ikke leve som andenrangsborgere i vores land

socialpolitisk katastrofe det kan ingen af os være tilhænger

af her er så et lovforslag som handler om at når man kommer hertil

for en ti årig periode altså ti år efter man er ankommet

have været i beskæftigelse i to en år for at kunne komme væk fra integrationsydelsen og over på kontanthjælp medgiver enhedslisten så ikke at sådan en gulerod måske kan være noget af det der skal til for at folk kommer i beskæftigelse vi er enige i at integrationsydelsen for nogle familier er for lav men selve princippet

man har jo kunnet høre

i dag at liberal alliance også har omfavnet den socialdemokratiske ordfører med en varm

det er nye toner vi hører fra socialdemokratiet der ellers i årtier har bekæmpet fattigdom i danmark men som nu lige pludselig åbner op for at

det er vi i enhedslisten arge modstander af vi ønsker at bekæmpe fattigdom i danmark og vi ønsker at bekæmpe fattigdom i danmark både fordi det er skidt for den enkelte der bliver ramt af fattigdom

problem for os alle sammen hvis mennesker lever i fattigdom og desperation i vores samfund

ni ud af ti år for at være berettiget til kontanthjælp og man indfører et nyt beskæftigelseskrav så man skal have haft to en halv års beskæftigelse i løbet af samme ti årige periode vi synes i liberal alliance

det er svært for udlændinge at få adgang til danske ydelser vi har

for danskere eller udlændinge som også har været med til at bidrage vi ser ingen grund til at de høje ydelser skulle gavne alle mulige andre det er kun på den danske venstrefløj at man kan se logikken i at danmark skal være bistandskontor for resten af verden

er det diskriminerende at behandle egne statsborgere anderledes end udenlandske statsborgere i forhold til de her ydelser konventionslogik er ikke altid logisk men det er vigtigere at danske statsborgere ikke skal betale meget høje ydelser til store grupper af udlændinge end at sikre danskeres ret til at rejse ud i verden i en længere periode og så kunne vende hjem til en dansk kontanthjælp

måske forestille sig at den grænse som nu bliver ændret

på syv ud af otte år og som nu bliver ændret til ni ud af ti år så vidt jeg husker

ni ud af elleve år eller ti ud af tolv år for at sikre at folk

og derfor støtter vi det her forslag men om vi ville kunne

hvad der skal til man vil

kravet om at man for at skulle kunne modtage offentlig forsørgelse skal

i mindst syv ud af de seneste otte år

være mindst ni ud af de seneste ti år år derudover

man indføre et beskæftigelseskrav som sammenlagt skal svare til to år og seks måneders fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste ti år

for mig handler her om integrationsydelsen altså vi var imod da integrationsydelsen blev indført der var massiv kritik fra diverse organisationer ngoer

og institut for menneskerettigheder om at integrationsydelsen

bakke op om det her lovforslag altså fordi det

hvornår man kan få den her integrationsydelse

vi også i vores finanslovsforslag

at integrationsydelsen bliver afskaffet

og derfor kan vi ikke bakke op om

flere fattige børn flere fattige familier

fattigdom vi ønsker i radikale venstre

underklasse i danmark og det er altså uanset hvilken farve eller etnicitet den har

fattige mennesker og så os andre det skal vi bekæmpe og så skal vi have forventninger til mennesker der kommer

at de kan bidrage også dem der er her og har været her lang tid det synes jeg og

vil gerne give regeringen at en af dens største sejre er at den er lykkedes med integrationsgrunduddannelsen at vi har fået mange mange flere flygtninge i arbejde det skulle være sket

tidligere det er der der skal sættes ind kan vi sænke barren i forhold til indgangen på arbejdsmarkedet

lykkes langt bedre og det er det vi skal fokusere på

vi lykkes med at løse opgaven i stedet for at gøre folk fattige det er virkelig det store skel i danmark og det valg vi står over for

med at få folk i beskæftigelse det har vi ikke gjort hidtil og heller intet der tyder på

det hjælper noget som helst tværtimod

kommer til at blive ved med at arbejde for at vi har forventninger til

at de bidrager og at de gør det

desværre må betyde at der vil være nogle familier nogle borgere som ikke når op på to en halv års arbejde og dermed også være flere børn der vil vokse op på den integrationsydelse som ikke er tilfredsstillende men derfor kunne

mig at høre det radikale venstres sådan lidt mere principielle holdning lad os nu antage at vi havde haft en integrationsydelse på et niveau som var bedre vil det vil det radikale venstre så støtte et beskæftigelseskrav

muligt vi har ikke sådan en

at man kan bidrage til samfundet

for det synes vi ikke om vi vil ikke have nogen etnisk underklasse

egentlig at afskaffe integrationsydelsen

vi er helt udogmatiske i forhold til at indrette det samlede ydelsessystem på en anden måde med lettere indgange til arbejdsmarkedet lavere barrierer sådan som det lykkedes med iguen

det ikke er lykkedes de gange socialdemokratiet har

sænke den barre ind på arbejdsmarkedet det tror jeg vi skal gøre langt

så vil jeg bare høre om fru sofie carsten nielsen kan henvise til et sted i lovforslaget hvor

også i andre sammenhænge og så vil jeg bare høre om fru sofie carsten nielsen kan henvise men det må jeg så forstå fru sofie carsten

til et sted i lovforslaget hvor det fremgår at det handler om

ordføreren at integrationsydelsen har ydet et væsentligt bidrag til at der ikke kommer lige så mange asylansøgere til danmark og at integrationsydelsen har bidraget væsentligt til at der er flere der er kommet i beskæftigelse som i markant flere

trepartsaftalen og den integrationsgrunduddannelse

vende den om og sige at alle er arbejdsmarkedsparate når de kommer var et virkelig godt initiativ i stedet for klientgørelsen af mennesker

og virkelig har haft betydning for at langt flere er kommet i arbejde den vej skal vi fortsætte ad jeg synes at prisen med at sænke ydelserne så markant som regeringen har gjort er meget meget høj for den medfører rigtig mange fattige familier og fattige børn og det er jo konsekvenser vi af gode grunde

op om morgenen og går ud på arbejdsmarkedet og tjener deres egne penge og deltager i samfundet anerkender ordføreren ikke at jo højere de sociale ydelser er jo mindre er incitamentet til rent faktisk at gå ud og tage et job på det danske arbejdsmarked især hvis man er kommet hertil

et land hvor sproget hvor kulturen er anderledes hvor det måske kan være fristende bare at sidde parkeret på

sociale ydelser i lang tid fordi de sociale ydelser er så høje at man ikke behøver at arbejde anerkender ordføreren ikke at der selvfølgelig bliver skabt et incitament ved at de sociale sociale ydelser ikke er så høje

er ikke enig i at det ikke kan betale sig at arbejde og vi mener at man med det her

for en gruppe mennesker i samfundet med store konsekvenser til følge

men i høj grad også for deres

nysprog de kalder det integrationsydelse men spænder ben for integrationen det hedder starthjælp selv om det ikke sætter noget i gang

sf er imod integrationsydelsen og det her

vil sende endnu flere mennesker ned på den ydelse men sf er faktisk

af optjeningsregler men vi mener så at

stramninger er ud over det rimelige

rådet for socialt udsatte har henvist gentagende gange er det dokumenteret af blandt andet vive

det gælder både materielle afsavn samt afsavn

livskvalitet for både voksne og børn samtidig er det dokumenteret at flertallet udenfor arbejdsmarkedet med andre problemer end ledighed ikke kan reagere

sygdom eller sociale problemer

vejen til uddannelse og til jobs er håndholdt socialpolitik det er investeringer i uddannelser og det er et samarbejde med virksomheder sådan at folk faktisk kommer i beskæftigelse

af kritikken af det her lovforslag handler jo om hvorfor vi forlænger

regeringen indførte jo integrationsydelsen i to tusind og femten og jeg er af den klare opfattelse at

vi kan helt konkret se at at beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte der har været her i tre år jo er steget fra tyve procent i slutningen af to tusind og femten til nu otte og tredive

i tvivl om at en større gevinst ved at arbejde selvfølgelig er en del af forklaringen og jeg har svært ved at forstå at nogle synes at det er fornuftigt at tildele flygtninge en fuld kontanthjælp fra dag

lagt grundstenen til en klientgørelse og også til passivitet der skal ikke herske tvivl om at

at det skal være en forudsætning for at opnå adgang til uddannelses

og kontanthjælp at man har bidraget aktivt til det danske samfund regeringen ønsker ikke at man skal kunne

skal man gøre sig fortjent til man skal yde før man kan nyde

ydelsessystemet fordi det ganske enkelt har været for nemt og det

nej udgangspunktet skal helt entydigt være at man bidrager

man kommer til at forsørge sig selv og sin familie med lovforslaget sikrer vi nu at det i i højere grad kan betale sig at arbejde det er det incitament vi som regering ønsker

forlænge opholdskravet og dermed at fremme det økonomiske incitament til at overgå fra integrationsydelse til til beskæftigelse samlet set

mener jeg at regeringens stramme udlændingepolitik virker og at

den stramme udlændingepolitik også skaber grobund for en

integrationen det gælder ikke mindst de styrkede incitamenter til en mere fast tilknytning til det danske arbejdsmarked jeg ser frem til den

behandling af den her sag og så er der selvfølgelig mulighed

at afskaffe den særlige ordning der gør at

egentlig burde få inddraget deres opholdstilladelse har mulighed for at beholde den hvis de har haft fire og tyve måneders arbejde i den samme virksomhed der er en ting der har undret os og som jeg også kan se i har undret institut for menneskerettigheder

hvorfor ordningen skal afskaffes vi kan egentlig godt støtte det men det virker bare meget mærkværdigt at der af en regering fremsættes et lovforslag uden en politisk begrundelse så kan ministeren oplyse om hvorfor ministeren

også den mulighed at lade reglen gælde

forholdene i flygtningenes hjemlande tillader

skal de selvfølgelig rejse hjem igen og det skal de fordi de skal genopbygge deres

i årevis som har været i strid med konventionerne og at der i hvert fald i mindst ét tilfælde er blevet administreret

jeg vidste heller ikke noget om det her før vi hørte om mohamed fra slagteriet i thisted og jeg var også overrasket da vi hørte om den bestemmelse

der ikke var nogen i ministeriet der vidste at vi administrerede i strid med lovgivningen

og er det derfor kun en politisk overvejelse at fjerne den bestemmelse på den måde det fremlægges

det sagde jeg også for godt et år siden da vi sidst stod her i folketingssalen for at behandle et lovforslag om

ændre beløbsordningen i negativ retning set ud fra mit udgangspunkt og året før det det sagde jeg vist også noget helt tilsvarende med andre ord vi har haft den her diskussion før regeringens linje er klar vi skal have

udlændingepolitik der går på to ben danmark skal have en stram og konsekvent udlændingepolitik over for de flygtninge og migranter

risikerer at svække værdierne og sammenhængskraften her og

som vi også kan se giver et markant underskud på de offentlige finanser men vi skal samtidig være åbne over for udlændinge der

jo dermed også indebærer en markant gevinst for danmark i to tusind og femten

var det samlede nettobidrag fra personer på beløbsordningen på godt

milliard kroner hver arbejdstager

og treogfirstusind kroner årligt mens det gennemsnitlige bidrag fra danskere i beskæftigelse kun var på ethundrede og seksoghalvtredstusindtrehundrede kroner

hen stå lysende klart for enhver at der her er tale om en betydelig gevinst for danmark efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft er aktuelt høj og det vil koste både vækst og

arbejdspladser hvis ikke virksomhederne kan få den arbejdskraft som

har brug for vi skal underbygge den positive udvikling som

dansk økonomi og beskæftigelse

modarbejde den som

hvis ikke vi sørger for at skabe de bedste muligheder og vilkår for

det i sidste ende gå ud over den økonomiske udvikling og dermed jo også vores fælles velfærd hvis det her lovforslag bliver vedtaget

det gøre det dyrt og besværligt at rekruttere via beløbsordningen og jeg synes vi skal fastholde den ordning

der kun har vindere og gevinster og dermed

økonomiske konjunkturer som vi står i lige nu det mener jeg absolut må være i

flygte ud af danmark men altså danmark står jo

er blevet vedtaget flere ændringer af udlændingeloven i forhold til

tror jeg også at danmark vil køre videre

rundt og siger altså erhvervslivets organisationer at og det siger de i øvrigt uanset

lovforslaget lægger op til at hvis de kan dokumentere

kan finde arbejdskraften så får de så lov til at hente det op på beløbsordningen er det ikke meget rimeligt at man siger til virksomhederne hvis i kan dokumentere at i mangler arbejdskraften og ikke kan finde den i danmark at i har søgt efter den forgæves

det her tilfælde beløbsordningen er det egentlig ikke et meget afbalanceret synspunkt at have i forhold til erhvervslivet

præcis når det kommer hertil jeg mener simpelt hen ikke at det kan være i danmarks interesse at gøre det her mere mere vanskeligt for

om det ville være en fordel for danmark som helhed eller om det ville være en ulempe og der er min klare vurdering altså at det

fordi det handler om at virksomhederne jo ikke bare skal kunne rekruttere arbejdskraft men også skal kunne rekruttere dygtig arbejdskraft og derfor

mener jeg at det her vil gøre det unødigt besværligt og det vil også betyde at virksomhederne ikke altid nødvendigvis kan få den bedste arbejdskraft

for at vende tilbage til tallene som som jeg nævnte

det er altså sådan at hver arbejdstager der kommer hertil

til det danske samfund hvorimod en dansker der er i beskæftigelse bidrager med godt ethundrede og seksoghalvtredstusind

set at herre martin henriksen skulle være glad for at virksomhederne også rekrutterer arbejdskraft i udlandet som er stabilt og godt og som er med til at understøtte dansk økonomi

dansk arbejdsgiverforening og andre med jævne mellemrum og

hvad det så koster i de tilfælde hvor en dansker bliver holdt ude fra arbejdsmarkedet fordi danskeren måske ikke kan konkurrere på den løn fordi man måske underbetaler den udenlandske arbejdskraft man kan jo se situationer hvor man underbetaler udenlandsk arbejdskraft det

danskere der har taget en længerevarende universitetsuddannelse det gør sig jo gældende inden for forskellige områder men det glemmer man jo i de beregninger det synes jeg altså skal med men jeg synes at ministeren stadig skylder at svare på hvad

i at man laver en lovgivning som siger at hvis virksomhederne kan dokumentere at de mangler arbejdskraft de påstår jo at de mangler arbejdskraft ikke alle virksomheder

også fornuftige folk der driver virksomhed men mange påstår det

lov til at hente arbejdskraften er det ikke meget rimeligt og

mangle den den velkvalificerede arbejdskraft og og

der er det nu altså bare engang sådan at

bedst kvalificerede arbejdskraft

opholds og arbejdstilladelse her vi kan ikke bevare et skattefinansieret sundhedsvæsen skolegang og ydelser til syge ældre og arbejdsløse hvis grænserne er for åbne

ikke bevare et arbejdsmarked med anstændige lønninger til ufaglærte og faglærte hvis grænserne er for åbne og derfor er socialdemokratiet tilhængere af en kontrolleret indvandring vi kan ikke bare åbne sluserne heller ikke selv om de pågældende på forhånd har fået arbejde i danmark og derfor kan forsørge sig selv det har været baggrunden for at socialdemokratiet sammen med sf og dansk folkeparti uden om regeringspartierne har strammet beløbsordningen og afskaffet greencardordningen

arbejdsmarked og for at undgå at de her ordninger bliver brugt som bagdør til for stor indvandring til danmark der er aktuelt omkring

seks tusind udlændinge i danmark på beløbsordningen af dem kommer et flertal fra enten kina indien eller usa med det her lovforslag ønsker dansk folkeparti at skærpe kravene i beløbsordningen yderligere dels ved at indføre forskellige grænser for hvor meget man skal tjene for at kunne komme hertil alt afhængig af hvilken stilling man skal

i danmark dels ved at forlange af virksomhederne at de skal kunne dokumentere at de har søgt arbejdskraften i danmark først socialdemokratiet kan ikke støtte de forslag for os har det været vigtigt at beskytte det traditionelle lo arbejdsmarked mod for stor indvandring og lønpres men vi har ikke noget problem med at en indisk it specialist kommer til danmark og tjener femhundredetusind kroner om året selv hvis gennemsnittet blandt sådanne it specialister skulle ligge på sekshundredetusind kroner om året og derfor frygter vi at det kan blive for bureaukratisk med for mange beløbsgrænser forslagsstillerne skriver selv at det vil medføre øgede økonomiske

til gavn for vores samfund vi vil derudover altid gerne opfordre virksomheder til at søge arbejdskraften her i landet før vi begynder at hente udlændinge til danmark men vi ønsker ikke at forpligte disse virksomheder til det samme i udlændingeloven om virksomhederne skriver det på deres hjemmeside eller ej tror jeg ikke bliver afgørende og vi har mildest talt ikke brug for at der skal gå flere papirer rundt mellem virksomhederne og myndighederne vores opgave som folketing er at sikre at rammerne omkring de her muligheder for at rekruttere international arbejdskraft ikke er bureaukratiske at de beskytter det danske arbejdsmarked mod løndumping

den danske befolkning gennem en aktiv beskæftigelses og uddannelsespolitik også selv får de efterspurgte kvalifikationer og med de ord

det er forkert hvis man underbyder på det danske arbejdsmarked sådan at det bliver svært for danskere

eksempelvis udenlandsk arbejdskraft det synspunkt har vi i forhold til håndværkere i forhold til ufaglærte og det synspunkt har vi i forhold til danskere som har taget en lang uddannelse

på universitetet jeg skal bare høre om jeg forstår det rigtigt

specialist fra indien til en lavere løn

er det for at beskytte primært det ufaglærte og faglærte arbejdsmarked fordi vi mener

er problemer med social dumping vi har ikke oplevelsen af at danske it specialister der tjener sekshundredetusind kroner om året er udsat for social dumping derfor mener jeg vi skal passe på med at løse problemer

i den ene ende eller i den anden ende af lønskalaen

forkert hvis vi bruger mange penge på at

betale for at der er nogle danskere der kan tage lange uddannelser på universiteterne og så risikerer de

blive udkonkurreret af billig højtuddannet arbejdskraft

var enig med hkprivat og ftf som

jo at være gode venner med i hvert fald fagbevægelsen så vidt jeg husker en anden del

af lovforslaget handler om at man skal dokumentere at man mangler arbejdskraften før man får lov til at hente den

det er rimeligt at hvis man som virksomhed ønsker at hente

kan man dokumentere at man har forsøgt at finde den arbejdskraft

jo for at sikre at folk med almindelige faglærte og ufaglærte lønninger kan brødføde en familie med en anstændig løn det er jo ikke for at sikre at en it

ikke skal udkonkurreres af en indisk it specialist

hen ikke det er det danske samfundsproblem er ikke at højt kvalificerede danskere

om året konkurreres ud af arbejdsmarkedet

at søge i sit eget land før man søger i andre lande men jeg tror vi skal passe på med i lovgivningen at forpligte virksomhederne til noget som jeg tror vil ende lidt som en anders and model

der er så ikke nogen kvalificerede

bruge det som et argument for at sige at de skal hente folk ind udefra altså

vi skal diskutere om beløbsordningen fungerer som den skal om grænsen er som den skal være og så bruge

i stedet for at regulere ned i detaljen

det vel et problem at overenskomsten underbydes fordi der er tale om social dumping

hvor høj en løn skal man eller hvor lav en løn skal man have før socialdemokraterne mener at det er et problem at der kommer nogen og arbejder under overenskomsten

jeg vil mene at det er vigtigt for at opretholde ordnede forhold

danske arbejdsmarked at vi står fast på at der skal være overenskomstlignende forhold for alle og at man skal følge lønniveauet det er jo også derfor bla

op om det her forslag så det undrer mig

hvornår det er i orden at der foregår løndumping

for at det er i orden at

risikerer at underbyde overenskomsten så gad jeg i hvert at se hvad det var for en overenskomst firehundrede og

er på baggrund af de her disco koder og

international kvalificeret arbejdskraft til danmark

så synes jeg det er helt urimeligt og uproportionalt at bringe social dumping ind i diskussionen så hvis enhedslisten

den nuværende beløbsgrænse ligger nogenlunde hvor den skal vi er på

gennemsnitlige løn på området

det som hk privat så siger det vil være godt fordi det forhindrer

sagt at de bakker op om det her forslag

foregår international rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

den del af arbejdsmarkedet som vil blive udsat for social dumping hvis bare man åbnede op for alle der kunne

hvor kan den grænse så gå vi synes at firehundrede og attentusind er et udmærket sted og vi synes

i stigende grad spænder ben for vores virksomheder og som lukker af for den arbejdskraft som vores virksomheder efterspørger

stram og konsekvent udlændingepolitik når det gælder asylområdet gennem asylområdet har vi lært at alt for mange mennesker er kommet hertil med et andet

fra en anden kultur og som alt for ofte havner uden for arbejdsmarkedet men i venstre er vi også overbeviste om at folk der kommer hertil lovligt for at arbejde fordi vores virksomheder efterspørger

og også for det danske samfund en af de centrale betingelser for vækst er nemlig at vores virksomheder kan få den arbejdskraft de mangler og det gør de i allerhøjeste grad på dage som i dag den danske økonomi har ikke haft det bedre i lang tid og når man taler med virksomheder så hører man vi mangler kvalificeret arbejdskraft vi kan ikke altid få det i danmark i forhold til de hensyn rammer det her lovforslag hvor det gør allermest ondt det rammer på et af de områder der kræver specialisering og viden her må vi bare erkende at et

virksomheder den danske arbejdskraft de har brug for vi lever i et samfund med øget handel også international handel så det at der kommer folk hertil fra andre lande for at bidrage til vores virksomheder er en god ting jeg frygter at hvis vi bliver ved med at stramme skruen over for vores virksomheder

at de ganske enkelt flytter væk for at få

de medarbejdere de har brug for hertil kommer

jeg ikke rigtig forstår den her lidt mistroiske og nærmest

de har ansat og hvorfor enhver virksomhed

den naturlige præmis at man selvfølgelig ansætter den person der er bedst egnet den person som passer bedst ind i firmaet nogle gange er det en person med internationale kvalifikationer nogle gange er det en dansker derfor er jeg også glad for at

og at der heldigvis ikke tegner sig et billede af at der er bred opbakning til til det her forslag venstre kan ikke støtte forslaget og jeg skal hilse fra det

vi står her med et lovforslag som handler om at hvis virksomhederne kan dokumentere at de har forsøgt at finde arbejdskraften i danmark

igennem mange mange år har danske virksomheder

også fornuftige mennesker som driver virksomhed i danmark men dansk industri og dansk arbejdsgiverforening har

laver vi en lov der siger at hvis i kan dokumentere at i mangler den så kan i få lov til at hente den

og hvorfor skulle man tage og sætte nogle forhindringer op for

pludselig skal bruge tid ressourcer og bureaukrati på at dokumentere

ansat folk hvis det er sådan at de har en bunke ansøgere

den bedst kvalificerede og måske bedre kvalificeret end andre i bunken så synes jeg at de skal have muligheden for

en international verden vi lever i hvor folk af og til

for eksempel kommer en hertil der ved noget om det amerikanske marked eller det japanske marked og så

at der var en i danmark som havde erfaringer fra det japanske marked eller det amerikanske marked der er masser af forretningsfolk i danmark der gør forretninger i nogle de her lande

ikke utænkeligt at der er folk i danmark der har de erfaringer og de kvalifikationer

skylder at svare på hvorfor det egentlig er urimeligt og så må jeg forstå det sådan på

betyder det så at det er venstres synspunkt

ville det jo betyde en markant forøgelse af den samlede indvandring til danmark

der er da masser af højtuddannede udlændinge masser af håndværkere ude i den store verden som vil acceptere at gå til nogle arbejdsforhold og nogle lønninger som er meget lavere end det som man kender i danmark og resten af europa så hvis man førte det som

siger ud i livet ville det betyde en markant forøgelse af indvandringen til danmark

det mangler vi så skal de bare per automatik

være et system men men jeg synes at det her er at sætte barren så højt at det ganske enkelt ikke er positivt

ikke et eller andet hemmeligt ondt ønske om

de danske arbejdstagere altså det er jo det man implicit siger ved at

tvinge virksomhederne til at dokumentere

ansætte den person som de mener er bedst

til deres deres virksomhed selvfølgelig er det

også at have folk der kan dansk som udgangspunkt medmindre der er andet der taler for

kun skal bruges når det ikke er muligt at få den relevante arbejdskraft i danmark

men det holder jo ikke hvis den type eksperter der efterspørges

den sammenhæng må jeg sige at ministerens

det her lovforslag vil forhindre at virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft

virksomhederne vil jo få arbejdskraften de skal blot lige sikre sig at der ikke står en arbejdsløs på spring i arbejdsløshedskøen for

tage jobbet før de efterlyser en udenlandsk ekspert

det omfang udenlandske eksperter

skal de selvfølgelig aflønnes på lige vilkår med deres kollegaer på området ellers har vi ikke et effektivt værn mod social dumping

i enhedslisten er det et princip at der skal være lige vilkår for alle på arbejdsmarkedet ellers

risikerer vi dumping

df og socialdemokratiet har jo allerede strammet adgangen for de mennesker som rent faktisk kommer hertil og bidrager til det danske samfund hvis folk kan få et job med den relativt pæne løn som beløbsordningen tager udgangspunkt i skal de efter vores opfattelse være ganske velkomne nogle typer af indvandring har store

negative konsekvenser for danmark det er bare ikke den her type indvandring

altså ikke ligefrem fordi det vrimler med eksempler på at folk på beløbsordningen undergraver den danske økonomi økonomisk

den her type indvandring en kæmpe overskudsforretning for danmark nogle gange anvendes argumentet om at man kan hyre ledige danskere i stedet for udlændinge den tankegang bunder jo i et fuldstændig forfejlet syn på arbejdsmarkedet arbejdsmarkedet er jo ikke bare et marked hvor den ene arbejdskraft kan være lige så god som den anden det er et stærkt segmenteret marked på færdigheder erfaringer og uddannelse mangler man en udenlandsk ingeniør kan man jo altså ikke bare hyre en dansk lastbilchauffør en række brancher mangler arbejdskraft

bliver de her arbejdspladser altså ikke fyldt op med

lønkravet justeres så minimumslønnen svarer til den gennemsnitlige aflønning inden for den pågældende faggruppe udlændingen tilhører

argumentet er at det er let for højtlønnede faggrupper at opfylde

og derfor mener df at faggrupperegulerede lønkrav vil sikre at løndannelsen for disse grupper ikke påvirkes i nedadgående retning det er den ene del af forslaget den anden del af forslaget er så at der skal indføres dokumentationskrav til virksomheder som ønsker at ansætte en udlænding gennem beløbsordningen således at virksomheden skal dokumentere at det ikke har været muligt at finde kvalificeret

et dokumentationskrav findes ikke i dag

er vi ikke for det her lovforslag og det er vi ikke fordi

vi ønsker at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft vi stemte heller ikke for

bliver ansat det vil sige der er en overenskomst så skal man selvfølgelig overenskomstansættes men vi synes det er rigtig positivt for danmark at udenlandsk arbejdskraft kommer til danmark og

at lukke os om os selv og det synes vi det her medvirker til derudover er der så

lagt ned over virksomhederne i forhold til at de skal dokumentere at de ikke har været i stand til at finde andre

skal være en gennemsnitsaflønning inden for den pågældende faggruppe

parti uden for regeringen er sådan en lex tican altså

set sig sur på et helt slagteri fordi de har gjort en

og fleksibel at at han kan arbejde på andre tidspunkter til en højere løn

aparte at man ønsker at obstruere det arbejde som et slagteri har gjort

vi siger er det rigtige nemlig at få folk i gang og

få dem i i arbejde til en

fordi de er dygtige det vil jeg gerne have rigtig

vil gerne belønne det i stedet for at straffe det når danske arbejdsgivere og danske kolleger tager det

nemlig godt at vi hele tiden er vågne når det kommer til at værne om det danske arbejdsmarked det er også derfor at sf sammen med dansk folkeparti og socialdemokratiet allerede har reguleret beløbsgrænsen men det er da også samtidig helt relevant måske at ændre det til det som dansk folkeparti foreslår nemlig at det er tilpasset de enkelte brancher vi mener dog også at vores

sidste lovforslag som jo kun er et års tid gammelt

lov til at virke og det kunne måske være lidt vel hurtigt

er det vel et godt udgangspunkt som dansk folkeparti lægger ved at firmaer først skal søge efter arbejdskraft her i landet før de søger i udlandet vi kan være lidt i tvivl om om bureaukratiet i forhold til at få det dokumenteret står mål med resultaterne men sf støtter

det var en lidt speciel bemærkning i forhold til at

specialister fra indien

et problem vi mener i dansk folkeparti at det

det koster jo mange penge at uddanne folk på universiteterne og så skal vi selvfølgelig også benytte den arbejdskraft

den uddannelse som de har fået og hvis de kan få et arbejde i en virksomhed herhjemme

foretrækker vi selvfølgelig at de kommer ud og arbejder og på den måde også betaler tilbage til det samfund som som har betalt for

ikke hensigtsmæssigt hvis det forekommer at der så er nogle fra udlandet der

med en god uddannelse men som så er villige til at gå til

en lavere løn det synes vi er et problem hvis der er tale om at det sker for håndværkere men også hvis der er tale om at det sker for folk herhjemme som

har en universitetsuddannelse så sagde

jeg det i hvert fald at dansk folkeparti vil lukke danmark af med det her forslag

det her forslag det vil jeg gerne understrege

det vil være umuligt at få udenlandsk arbejdskraft

set bare at man skal dokumentere at man har forsøgt at finde arbejdskraften i danmark og har man så det

så mulighed for at hente udenlandsk arbejdskraft op

så vil jeg godt sige tak til enhedslisten og til

for de pæne ord og opbakningen det vil

i forhold til ministeren som som siger at vi skal være åbne og at vi

udenlandsk arbejdskraft med den her ordning vi har jo

som handler om udenlandsk arbejdskraft og til trods for dansk industri og dansk arbejdsgiverforening

og regeringens påstand om at dansk økonomi nærmest ville gå i stå og virksomhederne må man forstå i stor stil ville flygte ud af

meget godt med økonomien må man forstå

der handler om mulighederne for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft

såfremt det her forslag bliver

giver det ikke nogen mening at tillade at højtuddannet udenlandsk arbejdskraft kommer ind og

udkonkurrerer den dansker på lønnen

ikke se logikken

snævert virksomhedsperspektiv

jeg godt se logikken men vi mener i dansk folkeparti at

danmark skal styres som et land og ikke som en virksomhed og derfor skal man selvfølgelig tage hensyn til virksomhederne og deres behov for arbejdskraft det skal man

hvis det er at man tillader udenlandsk arbejdskraft også højtuddannet udenlandsk arbejdskraft at komme ind og udkonkurrere

vedkommende han eller hun jo parkeret på offentlig forsørgelse og det

vi vil gerne værne om det danske arbejdsmarked og vi vil gerne beskytte danske lønmodtagere det vil vi når der er tale om håndværkere og det vil vi også når der er tale om danskere som har taget en længere uddannelse i dansk folkeparti accepterer vi udenlandsk arbejdskraft men det skal være afbalanceret og der skal være et reelt behov det

set baggrunden for lovforslaget vi mener at kravet om at dokumentere at man har søgt iblandt personer med lovligt ophold forekommer at være et rimeligt krav det bør være nemt for virksomhederne at leve op til de nye dokumentationskrav

med at de danske erhvervsorganisationer bredt fremhæver at der mangler arbejdskraft og det må alt andet lige være nemt at dokumentere denne opfattelse som man jo bredt og gentagne gange har udtalt sig om i medierne så det er vores opfattelse at det sagtens ville

sig gøre og herudover som flere også har

foreslår vi så at man ikke må aflønne under gennemsnitslønnen altså man må ikke bruge beløbsordningen til at presse lønningerne nedad

lov til med det her forslag at hente arbejdskraften herop

mulighed at man kan komme på bedre tanker i løbet af

unge mennesker mulighed for at få et indblik i hverdagen i et andet land og i en anden kultur

der kan hjælpe til i en

begge vinder hvorfor skulle folketinget egentlig stille sig i vejen for det så ved jeg godt at der findes

og værtsfamilier der ikke følger reglerne

arbejder ulovligt ved siden af eller bliver boende ulovligt i danmark når de er færdige med deres ophold

når udlændinge arbejder ulovligt og opholder sig ulovligt i danmark altså uden opholdstilladelse skal det selvfølgelig straffes

samtidig synes jeg at det er urimeligt og

skyde over målet at afskaffe au pair ordningen

ikke bruger den efter hensigten det skal bekæmpes på andre måder og det bliver det også politiet yder en stor og god indsats for netop at bekæmpe ulovligt arbejde tanken bag au pair ordningen er god

behov for hjælp i hjemmet og nogle unge mennesker har ikke råd til at rejse ud for at opleve nye kulturer

det synes jeg at de fortsat skal have mulighed for gennem au pair ordningen det er efter regeringens opfattelse forfejlet at tale om løndumpning i forbindelse med au pair ordningen der er jo netop ikke tale om arbejdskraft men en mulighed

for unge for at få et betalt ophold i danmark imod at de selvfølgelig går til hånde

familien jeg synes i det hele taget at tonen over for au pair værtsfamilierne er blevet ualmindelig grov

de bliver beskyldt for alverdens uhyrligheder ofte helt uden dokumentation i regeringen

synes vi faktisk at man i stedet for at afskaffe au pair ordningen skal gøre den tilgængelig for almindelige hårdtarbejdende danske familier og ikke blot for de

det var derfor at vi i venstre stemte imod den aftale som blandt

med en regering ledet af socialdemokratiet en aftale der gik ud på at det blev dyrere og mere bureaukratisk for den enkelte familie

have en au pair boende hos sig selvfølgelig skal de unge mennesker der ønsker at være au pair her i landet have ordentlige rammer

og de skal have ordentlige vilkår mens de er her

men det kan altså også gøres uden bureaukrati

vores au pair ordning jo bygger på europarådets overenskomst om

folkeretlig traktat som danmark selvfølgelig også har ratificeret nok har vi ikke i danmark megen erfaring med opsigelse af internationale aftaler men jeg mener dog at vi bør sørge for

opsagt vores internationale forpligtelser før

at danmark fortsat skal have en au pair ordning og vi er imod at

der henter personer op på au pair ordningen typisk fra filippinerne og det er sådan set

det kan man jo i dag det er der ikke noget ulovligt i jeg siger heller ikke at alle familier der har en au pair

behandler dem dårligt det kunne jeg slet ikke drømme om at sige og det mener

belæg for at sige men lad os dog være ærlige

om kulturel udveksling det handler om arbejdskraft er ministeren ikke enig i at

at man har en ordning hvor man så skal hente folk

den anden side af jordkloden var jeg lige ved at sige i stedet for at hente

fra sit nærområde men er ministeren ikke enig i at au pair

det godt være at der i lovgivningen på papiret står at det er kulturel udveksling

fuldstændig almindelig dagligdag

en helt almindelig dansk familie

er indbygget at så går man også til hånde

der kommer til danmark men det er lige så klart at der selvfølgelig skal være ordnede forhold

helt enig i at der skal være

fordi det jo netop også ofte handler

ikke ville have mulighed for at komme til

om arbejdskraft der er ikke meget kulturudveksling tilbage det

ændringer af ordningen hvad vil man gøre i forhold til de mange au pairer som ender med at blive i danmark illegalt vi kan jo se på de rapporter der kommer fra de private lægeklinikker som er målrettet til illegale indvandrere at der er mange af dem der kommer der og vi kan se det år efter år som er tidligere au pairer personer som får lov til at komme til danmark og arbejde i en periode hos en familie så skal de rejse tilbage og det gør de så ikke de ender med at leve illegalt i danmark så vi udvikler sådan et parallelsamfund i danmark for illegale indvandrere hvad vil regeringen gøre ved

det ene spørgsmål det andet spørgsmål er synes ministeren det er rimeligt at alle dem der ikke benytter sig af den her ordning er med til at betale til ordningen det er jo sådan at der er brugerbetaling på en række områder for værtsfamilien eksempelvis i forhold til danskundervisning men det

det nogle af de områder hvor regeringen vil kigge på at lave ændringer hvis det er at man ikke kan støtte en afskaffelse og hvis der ikke er flertal for det

er rimeligt at alle dem der ikke benytter ordningen er med til at betale til dem der benytter ordningen og lad os nu være ærlige og sige at mange af dem der benytter den her ordning

den her ordning jeg mener at der er rigtig mange danske familier der kunne have stor gavn af at have en au pair i en en

mens børnene er små og man har rigtig travlt på arbejdsmarkedet det giver altså bare lidt mere plads

er uenig i at det her kun er et spørgsmål om arbejdskraft det er for mig

en kulturel udveksling og en mulighed

en fremmed kultur fra en anden verdensdel

mulighed for at rejse ud og så synes jeg kun det er helt naturligt at man selvfølgelig så går til hånde det er jo det der ligger i at man bliver en del af en familie for

også derfor at der er kontrol nu henviser herre martin henriksen jo også selv til at kontrollen

jeg mener vi skal ikke rose folk

og de familier har det godt og de har også nogle au pairer der er glade for at være hos dem men det er jo et spørgsmål om

er et rent arbejdsmarked det viser undersøgelser fra

heller ikke noget galt i mange af dem har økonomiske forpligtelser i hjemlandet hvor de

alderdommen altså det der startede som noget ideelt og som noget

udveksle kultur er jo endt

også ret påfaldende at to og firs procent af de piger der kommer

oplevelse for livet mens de er her i danmark og i den tid har de så også

sige hjulpet en dansk familie men det giver da også børnene i

i at ikke alle lever fuldstændig ligesom vi gør her i danmark så jeg mener rent faktisk at der er en

kulturel udveksling og jeg mener roligt man kunne kunne udvide

ordningen jeg mener der er masser af ældre der for eksempel også kunne have gavn af at have en

af at stressede danske børnefamilier vil have godt af at få en hjælpende hånd ja det er da rigtigt

at man tager unge piger fra et fattigt land

til at passe den højere middelklasses og overklassens børn i danmark og

derfor er det bare et rent arbejdsmarked som vi så kan regulere og det der sker er jo også ofte at de her au pairer

en og tres henvendelser om de arbejdsvilkår de har og af dem røg en hundrede og ni og tredive videre til advokater altså hvis man tager som helst anden lønmodtagergruppe i danmark sat over for de her tal så er det jo utrolig mange faglige sager

den udenlandske au pair får et beløb på omkring fire tusind kroner og derudover kost og logi formålet er kulturel udveksling og det kunne være så godt men for rigtig mange er det faktisk knap så godt der har igennem flere år været en berettiget kritik af au pair ordningen kan vi virkelig med hånden på hjertet påstå at de omkring

hundrede arbejdstilladelser er udtryk for kulturel udveksling

hundrede af dem er fra filippinerne for nogles vedkommende fungerer ordningen efter hensigten men vi må også være ærlige over for hinanden ordningen har i nogle og også for mange tilfælde karakter af en mulighed for at få en billig hushjælp fra et fattigt land en mulighed der eksisterer uden om de sædvanlige ordninger der stiller krav om bestemte uddannelser eller lønniveauer for at kunne komme fra et ikke eu land og få arbejdstilladelse i danmark det var også derfor at socialdemokratiets tidligere beskæftigelsesminister henrik dam kristensen medvirkede til at stramme ordningen for ganske få år siden

kommet bedre sikring af retten til ferie forbedrede regler for gravide værtsfamilien skulle være med til at betale for danskundervisningen og både ud og hjemrejsen skulle betales af værtsfamilien ligesom lommepengebeløbet blev sat op og en række andre justeringer gennemført det var gode ændringer som vi nu afventer resultaterne af vi mener på den baggrund at det er for tidligt at konkludere at hele ordningen skal afskaffes vi har også noteret os at fagforbundet foa der organiserer og støtter de udenlandske au pairer

som vi ser det står den her ordning over for nogle afgørende år enten kommer ordningen til at fungere efter hensigten det vil sige som kulturel udveksling for langt de fleste og det vil være det bedste eller også kommer der på lidt længere sigt en helt naturlig diskussion om om ordningen helt skal afskaffes

vi skal indrette os på samme måde som svenskerne der har bygget en lovgivning op efter realiteterne

derfor bør reguleres som en arbejdsmarkedsordning hvor den kulturelle udveksling betyder mindre

mener som sagt ikke at vi kan drage den her slags konklusioner endnu nu handler det om at få de seneste ændringer til at fungere bedst muligt og sikre at det fortsat er muligt for danske familier at få en ung udlænding helt ind til middagsbordet og på den måde få styrket den kulturelle udveksling

et arbejdsmarked hvor man har hushjælp

at det er et arbejdsmarked så erkender

at der her bare er tale om et helt almindeligt arbejdsmarked så hvad er

ordføreren nævne foa i en sidebemærkning

er det ikke bare en omvej til i virkeligheden

reelt set er her billig hushjælp fra fattige lande og at der er for mange af de sidste og for få af de første derfor har vi da vi havde regeringsmagten forbedret ordningen i et forsøg på at kan man sige redde ordningen og sikre at den fortsat vil være en kulturudvekslingsordning det ønsker vi at afvente før vi drager en forhastet konklusion

er så socialdemokratiets forslag jamen det er at få de nuværende ændringer gennemført og få dem til at fungere og vi er ikke afvisende over for at diskutere yderligere justeringer af ordningen men det skal være med den

den oprindelige hensigt nemlig som et kulturudvekslingsprogram

hvis vi fortsat ser

vi stadig væk ser rapporter der viser at det ikke fungerer efter hensigten

der så skal ske og så vil vi bare gerne understrege at så er en afskaffelse af ordningen ikke den eneste mulighed så er der også den mulighed at kigge til sverige som har indrettet sig efter det som de i hvert fald har opfattet som realiteterne

der mangler at slå igennem derude

den her gruppe som består af under to tusind mennesker

blev videresendt til advokater altså her har man jo så indlysende med en

som er klemt nogle har det godt men mange er klemt

sverige bygger det op efter realiteterne

så spørger ordføreren hvad det er for nogle gennemførte beslutninger som vi håber kan slå igennem og være med til at påvirke

for hurtigt at konkludere at de regler ikke har været

den blev indgået for cirka fire år siden

jo godt man kan tillade sig efter cirka fire år

om aftalen har haft den ønskede effekt og det synes vi så ikke i dansk folkeparti ud over at

er sådan i dag at alle dem der ikke har en au pair ordning er med til at betale for dem der har er

brugerbetaling de værtsfamilier der ønsker at benytte sig af

nogle politiske forandringer der er vi måske lidt træge men vi synes bare det er vigtigt at hvis sådan en ordning der har fungeret i så mange år og har været til gavn for så mange familier og har givet så mange unge en oplevelse af at være i danmark skal afskaffes så skal det ske efter at alle andre muligheder er afprøvet lige nu synes vi det er værd at afvente de ændringer vi har gennemført så spørger dansk folkepartis ordfører om vi vil være med til at indføre et generelt princip om at alle de udgifter der er

set med statens briller skal dækkes af værtsfamilien det tror jeg ville være

skal opholde sig i danmark altså de er her jo de har en opholdstilladelse i danmark og der følger selvfølgelig nogle rettigheder med til den opholdstilladelse nu har vi været med til

der er noget medfinansiering fra værtsfamilien men jeg tror

ikke at vi kan gå ud ad den vej hvor vi siger

den udenlandske au pair skal betales af værtsfamilien

set tale om arbejdskraft vi synes det er fair nok hvis værtsfamilien betaler for det

i forhold til danskundervisning og der er det jo sådan i dag at at der er en vis del der er brugerbetalt og så

at den del der handler om undervisning

det offentlige skal betale for og dermed vil det så også være sådan at det ikke er noget som alle de familier som ikke har en au pair skal betale

arbejdstiden og hvem der skal betale for meget af danskundervisningen altså alle de knapper der er i systemet alle de håndtag der er i systemet er vi altid parate til at diskutere vi har ikke selv noget forslag om at der er noget der skal ændres men vi er på ingen måde afvisende det vi afviser i dag er at vi nu her i foråret to tusind og atten ser os i stand til at konkludere at den her ordning

rigtig rigtig god travle danske familier får lidt ekstra hjælp til for eksempel børnepasning mens

fordybelse man bor hos en dansk familie man er del af fællesskabet man bidrager fra dag et man styrker sine sprogkompetencer og man styrker sine arbejdsmæssige kompetencer som jeg læser lovforslaget mener sf og df jo faktisk også at den oprindelige idé bag au pair ordningen er god men for de to partier vægter mindretallets begrænsede misbrug åbenbart højere end flertallet af danskernes benyttelse af og glæde ved det gode ved den her ordning så det er vel i virkeligheden

hvordan man løser udfordringerne ved ordningen

venstre er uenig med forslagsstillerne

give op og fuldstændig droppe ordningen eller vil man som os tage kampen op og se på

udfordringer der er ved ordningen således at flertallet af danskere der jo ikke misbruger eller udnytter ordningen fortsat kan have glæde af den vi mener det er værd at bevare danske familiers mulighed for at få lidt ekstra hjælp til børnepasning lettere husligt arbejde og kendskab til en ung person der kommer ind og er

og lære mere om den danske kultur og

således er vi åbne for at tage en snak om om der er noget der skal gøres bedre ved ordningen men vi mener på ingen måde at det vil være hensigtsmæssigt

bare at afskaffe hele ordningen derfor kan venstre ikke stemme for det her forslag om at fjerne au pair ordningen og jeg skal hilse fra det konservative folkeparti

det første der bliver nævnt det praktiske fysiske arbejde i danske familier hvor man kan have travlt fordi man har børn så er det godt at få en ekstra hjælpende hånd man taler om kultur men det

er det praktiske arbejde hvordan kan herre marcus knuth dog få sig til at

har man lige præcis lyst til kulturel fordybelse det var de ord som

sfi undersøgelsen viser er at grunden til at

økonomiske forpligtelser i hjemlandet

sponsere søskendes uddannelse og forældrenes alderdom kulturel fordybelse mener herre marcus knuth virkelig at det er derfor

at man jo bor hos en dansk familie

del af fællesskabet man bidrager man styrker sine sprogkompetencer og man styrker sine arbejdsmæssige kompetencer det tror jeg altså er noget som langt de fleste

au pair ordningen vil kunne nikke genkendende til og det synes jeg er et helt fint mål

men ofte shopper videre til andre europæiske lande for at arbejde som au pairer i de lande fordi det det handler om her

er at tjene nogle penge som man kan sende hjem til familien det har jeg i den grad forståelse og respekt for

en gemmeleg hvor vi kalder det kulturel fordybelse det det handler om er fysisk arbejde der skal aflønnes med nogle penge apropos kulturel

med andre medarbejdergrupper

er tale om her er jo et arbejdsmarked og det med den kulturelle fordybelse var nok lige det skal der måske nok være hos nogle enkelte det skal

dog gælder de to og firs procent af au pairerne

heller ikke bleg for at at man også gerne vil have

en indkomst og det derfor at man får

i min ordførertale så er jeg heller ikke blind for at der har været tilfælde hvor

blevet misbrugt nu nu kom ordføreren

man skal gøre bedre således at

en fair diskussion at have men at gå fra den diskussion og

afskaffer vi den bare tror jeg ville være rigtig synd for de mange det enorme flertal af danske familier som på anstændig vis får noget rigtig godt ud af den her ordning og for de mange unge

problemstilling og nu citerer jeg fra

allerede mens de er på au pair kontrakt får de unge kvinder mulighed for at arbejde

mener hans henrik lund leder i kirkernes integrations tjeneste som bidrager til rådgivningslinjen au pair network sammen med fagforeningen foa og caritas

af ti filippinske au pairer i danmark arbejder sort mens de bor hos værtsfamilien vurderer han han er med til at rådgive nogle af de her au pairer

som er i danmark og har mig bekendt gjort det igennem flere år så står der videre når et legalt au pair ophold ophører har værtsfamilien ifølge lovgivningen pligt til at købe en hjemrejse til au pairen

senest tre uger efter men ingen myndigheder beder om dokumentation for at det sker og sikrer at au pairen forlader danmark forhandlingslederen i foa jacob bang siger at sort arbejde og valget om illegal status er udtryk for at de filippinske

bliver au pairer fordi de har et økonomisk behov og

mange au pairer prøver at omgå systemet og de danske myndigheder prøver at omgå virkeligheden når de taler om kulturudveksling

ønsker herre marcus knuth at gøre noget for at løse de problemer som er omtalt i artiklen og som har været omtalt igennem mange år i flere artikler og som ikke er blevet løst til trods for at der er lavet forskellige politiske tiltag

utrolig glade for det og og jeg har ikke en eneste gang set noget der indikerede at ordningen blev misbrugt dermed ikke sagt at ordningen ikke kan blive misbrugt og at der

det var også det jeg var inde på i min ordførertale der er det jeg siger i stedet for bare at gå ud og sløjfe den så så lad os dog kigge på er noget vi kan gøre bedre så ordningen fungerer endnu bedre

også folk der kommer hertil fra udlandet på andre måder for at deltage i vores arbejdsmarked og af og til er der også nogle der misbruger de ordninger det betyder ikke at vi bare skal lukke af og sige

der ingen der må komme til danmark for at arbejde eller for at bidrage der er det vi hele tiden løbende skal se på

hænger systemet godt nok sammen men en afskaffelse

der handler om hvordan man skal løse de konkrete problemer altså hvis den vurdering

ved det er det udtryk for at der er et mindretal der misbruger ordningen nej det

fra de rapporter som bliver lavet fra de private lægeklinikker som har

tilbud målrettet illegale indvandrere at år efter år er der flere hundrede tidligere au pairer som nu lever illegalt i danmark fordi

vil rejse hjem de vil blive i danmark de vil

selv om de skal det altså hvad er løsningen på det hvilke konkrete initiativer er der

bedre til at løse så det her er altså noget den her regering tager meget meget alvorligt men for de rigtig rigtig mange danske familier som får noget godt ud af at der kommer

hjælper med at passe børn hjælper med med husholdningen samtidig med at den person lærer noget om danmark tjener nogle penge og er del af en dansk familie

overordnet er en rigtig rigtig god ting kan der være nogen der misbruger det ja det kan der

ordningen vi synes den fungerer glimrende både for værtsfamilierne og

for de personer som kommer hertil

hvordan man straffer brud på reglerne og på om kontrollen er god nok men

ordningen er for os at se en rigtig dårlig idé ordningen fungerer grundlæggende godt for de involverede og vi har meget svært ved at se

tale om løndumping så meget privat børnepasning og lignende tror vi ikke på vil blive indkøbt hvis man afskaffer au pair ordningen og med det danske skattetryk

der har mulighed for at købe sig til ret meget hjælp i hjemmet

sig så til at der er så mange henvendelser til

bare være spørgsmål om hvordan kontrakten

vi gerne kigge på om man kan stramme op på reglerne om man kan

yderligere kontrol styrke ordningen men vi er ikke interesseret i at afskaffe den for vi synes grundlæggende

langt flere faglige spørgsmål konflikter hvad vi nu kan kalde det i forhold til en hvilken som helst anden gruppe og her er der ovenikøbet tale om

at der jo netop er utrolig mange henvendelser fra den her gruppe

i sig selv der er ikke noget

måske nogle af dem der gør men ordføreren kan jo ikke kvalificere de her henvendelser

mulighed for en kulturel udveksling

at man skal være hos en værtsfamilie

man får mulighed for danskundervisning sprogskole kulturel fordybelse og så lettere husligt arbejde tre fem timer dagligt og og

en rigtig god ordning når man så ser

hvem det er der anvender den her ordning

mennesker fra filippinerne og så langt nede på

fra kenya og dernæst fra nepal og så brasilien og så ukraine til sidst

øvrige nationaliteter som er en bred pulje som

siger et og andet om at de mennesker der kommer til danmark som au

måske ikke kommer til danmark for at få kulturel fordybelse men måske

penge hjem til deres familier og til deres

særligt de unge kvinder som kommer herop og som har børn hjemme altså som er adskilt fra deres børn

at tage til danmark for at kunne opretholde livet gør jo at det

der synes vi hellere vi skal lave udviklingsbistand så de pågældende har mulighed for at blive i deres eget land

vi langt hen ad vejen enig i hensigten med

blandt andet foa har nogle bemærkninger i høringssvarene

hvis ordningen fortsætter

og ikke til værtsfamilien som det er i dag

men det vi endte på i vores gruppe var at sige at vi støtter

det her lovforslag på på den betingelse

det er helt afgørende for os at vi lever op til vores internationale konventioner

tager endelig stilling til om vi bakker op om det her lovforslag eller ej men umiddelbart er vi i hvert fald enige i hensigten

også enige i hvis man ikke går så langt

vi får slået fast her at det er ulovligt

over tredive

sådan i dag at man ikke kan være au pair hvis man selv har børn netop fordi

er en god idé at man forlader sine egne børn for at komme hertil og passe andres det

nemlig er nogle af de der myter som også fylder og nogle af dem er jo så rigtige og nogle af dem er mindre rigtige

vores landsmøde sidste år tre konkrete

nemlig at den to årige opholdstilladelse

til værtsfamilien så man derigennem undgår

er noget misbrug af det at være værtsfamilie altså at det er det enkelte

rettigheden at det kun er godkendte bureauer

kan formidle kontakt mellem au pair og værtsfamilie og endelig at sænke aldersgrænsen for

til højst fem og tyve år det er forbedringer som

fremme i radikale venstre

ikke ind for som det her forslag lægger op til

betyder jo på lige fod men i virkeligheden

er det en uværdig tilstand for alle parter for de fattige piger fra filippinerne der ofte i årevis arbejder for lave lønninger i europa mens de savner deres familier derhjemme for værtsfamilierne som indgår i et ulige magtforhold til en ansat og for danmark der organiserer en trafik hvor fattige piger passer den højere

tanken om au pair er jo smuk

at leve i samme familie i en periode men tiden er for længst løbet fra de smukke tanker i dag er au pairer bare almindelige lønarbejdere

vel at mærke på langt ringere vilkår end andre på arbejdsmarkedet

vi skal stoppe den her gemmeleg med ordene lad os kalde

organiseret social dumping

er en falsk sang fra de varme lande om kulturudveksling men au pair handler jo bare om at arbejde alle undersøgelser viser at det er simpel nød der skubber pigerne af sted

det er penge til familien som trækker jeg forstår fint at stressede danske børnefamilier gerne vil have en hjælpende hånd til børnepasning madlavning og rengøring og så findes der jo allerede i dag

der er også mulighed for skattefradrag

rengøring

altså indrette sig som alle andre gør i tusindvis af fortravlede børnefamilier har en hverdag der faktisk hænger sammen

ikke mere stress i en børnefamilie bare fordi den bor på østerbro i gentofte eller i rudersdal

og det er jo netop den højere middelklasse og overklassen der har mønterne til at betale en ganske almindelig hushjælp på ganske almindelige vilkår

så lad os nu sige det som det er

har udviklet sig til en hushjælpsordning bare på billigere vilkår med forslaget her gør vi rent bord og siger til de familier der har travlt

eller i kan tage imod de kommunale tilbud der er

at støtte forslaget og tak til alternativet for for deres støtte der var så nogle bemærkninger nogle ting man skulle have undersøgt inden man

positive bemærkninger

gentage noget af det her vi synes jo fra

har virket i rigtig mange år og vi har selv været med til og andre partier herinde har været med til at forsøge

ting i ordningen som vi synes er uhensigtsmæssige

når udviklingen på området bliver beskrevet i dagspressen og man kigger på de rapporter der også kommer på området så

er blevet taget måske endda tværtimod

tale om et stort mørketal i forhold til dem der ender med at være illegalt i danmark men alene i

havde røde kors to sundhedsklinikker for illegale migranter omkring seks hundrede patienthenvendelser patienthenvendelser fra

kvinderne fra asien er primært tidligere au

i årsrapporten og samme tendens har været nævnt i alle de årsrapporter der har været siden to tusind og tretten

er jo et problem der bliver ved med at være der og man må alt andet lige antage at når der bliver ved med at komme personer til danmark under

vil der også være flere der så vil ende med at leve illegalt i danmark

at det kan vi ikke være tjent med fra dansk side og de pågældende kvinder kan heller ikke være tjent med at de ender med at leve illegalt i danmark

det er dybest set ikke en værdig tilværelse for nogen af parterne

kirkernes integrations tjeneste som blandt andet arbejder sammen med foa og caritas

nogle af de au pair der er i danmark og vurderingen fra kirkernes integrations tjeneste var at

godt nok mange der så misbruger ordningen og ikke lever op til de regler der er på området ni ud af ti og det kommer fra en person som vel at mærke har at gøre med det her

det er der også andre der har været inde på at der er tale om et ulige forhold mellem en au pair på den ene side

værtsfamilien på den anden side det er

kulturelle forskelle der gør sig gældende og så er der tale om en ordning hvor alle dem der ikke benytter sig af ordningen er med til at finansiere ordningen for dem der

og det er ikke rimeligt

redskaber som er mildere men der er ikke noget der tyder på at problemerne er løst tværtimod noget der tyder på at problemerne er blevet større og vi håber at

vil indse at de tiltag som er blevet iværksat på området ikke har været nok til at løse problemerne og derfor vil det være godt hvis vi

så på et senere tidspunkt kan ende med at sige at

måske på et tidspunkt har handlet om kulturudveksling

det var ordføreren for forslagsstillerne herre martin henriksen

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til udlændinge og integrationsudvalget hvis ingen gør indsigelse

forhandlingen er åbnet

herre jesper petersen socialdemokratiet vi skal lige have ministeren ind nu kommer ministereren ministeren

lovforslaget skal lukke det hul

lovgivningen hvor et selskabs indkomst for en periode ikke kommer til beskatning i danmark som det ellers burde og som det var tiltænkt på det ministerielle sprog står der i lovforslaget at man vil afskære en utilsigtet mulighed for at anvende fusionsskattelovens regler om grænseoverskridende fusion spaltning og tilførsel af aktiver til at undgå beskatning af indkomst

lovforslaget er en udløber af en sag der blev afgjort i østre landsret i oktober to tusind og sytten hvor indkomst

en hundrede og fyrre million kroner i et dansk selskab der fusionerede ind i en multinational koncern endte med ikke at komme til dansk beskatning selv om indkomsten faldt i en periode forud for den egentlige fusion og dermed inden skattepligten kom til at være i et andet land det kunne ske fordi fusionsdatoen i den gældende lovgivning kan lægges forud for den dato hvor det rent faktisk er besluttet at fusionere i alle de involverede

med lovforslaget bliver den mulighed lukket altså muligheden for at lade en fusion have tilbagevirkende kraft i skattemæssig sammenhæng og dermed udholde indtægten fra selskabet i perioden mellem regnskabsårets begyndelse i den indskydende

danske virksomhed og til fusionens endelige vedtagelse i de øvrige fusionerende parters bestemmende organer altså udeholde indtægten fra dansk beskatning

stedet skulle laves en selvangivelse for indtægterne i den periode der så vil blive betragtet som et selvstændigt regnskabsår og dernæst er fusionen gennemført også i

der er grunde for i hvert fald en hundrede og fyrre million

skattegrundlag til at ærgre sig over at der har været det her hul i lovgivningen når den slags forekommer er det vigtigt at hullet bliver lukket effektivt og hurtigt så der ikke sker større tab for fællesskabet

og undgå den form for utilsigtet brug af lovgivning at holde øje med hvor

det opstår og få grebet ind nu gør vi det altså her på baggrund af

og socialdemokratiet kan støtte

skatteindtægter det handler jo egentlig om at vi i danmark skal sikre at de indtægter der er tjent i danmark

også bliver beskattet i danmark og det kan man så

vælge at lægge datoen tilbage i tiden før man har besluttet det i selskaberne og det gør så at den indtjening der er i den mellemliggende

man undgå at betale skat af og det

særlig hensigtsmæssigt det løses så med det her lovforslag ved at det skal være vedtaget i de pågældende selskaber inden fusionen kan finde sted og det synes vi i dansk

det er vi blevet opmærksomme på at der har været problem med i forhold til fusionsskatteloven og det er det vi retter op på med den her lovgivning

man har stemt om det det mener vi er et rigtig godt lovforslag og vi bakker

vi også kan støtte det her lovforslag som vi finder helt rimeligt

betale det man skal til skat eller ikke får det gjort eller er tekniske fejl og mangler nu er vi bare glade for at alle

noget tid nede fra min plads til at komme med

i sin visdom ser eller af sine embedsmænd

har et spørgsmål om

indskrænket på den rigtige måde i forhold

dobbeltbeskatningsoverenskomster om der ikke bliver et overlap

deres henvendelse og det

principielt spørgsmål fordi vi nogle gange i hvert fald fra sfs side stiller spørgsmålet om det at vi har dobbeltbeskatningsoverenskomster med lande ligesom lukker af for alle huller og sikrer at der heller ikke sker

at den modeloverenskomst vi har lukker af for

interessant i forhold til de andre diskussioner

vi har hvor standardsvaret plejer at være

at dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande

altid betyder at der ikke kan være

sagt noget lidt ud over at vi

at vi skal have rettet op på det her så

de konservative senere så jeg vil lade nåde gå for ret i den her gode stemning og sige

min sene ankomst i folketingssalen jeg sad faktisk og fulgte med

en udmærket ordførertale men

i forhold til fremdriften i folketingssalen så så jeg blev lige fanget på det ene ben det skal

for folketinget og jeg skal gøre mit til at det

men kan ikke være til stede her i i dag jeg vil

første behandling i hvert fald en hurtig behandling

et relativt begrænset lovforslag

været inde på jeg har grundlæggende som skatteminister den opfattelse at vi i danmark skal have en lovgivning der gør det administrativt let at drive virksomhed og hvor skattereglerne er indrettet sådan at de

ikke forhindrer den vækst der er nødvendig for at virksomheder kan vokse og skabe nye arbejdspladser til gavn for

det danske samfund og derfor skal virksomheder

omstruktureringer og vi skal forsøge ikke at hindre dem

kompleks skattelovgivning men samtidig

vi har en skattelovgivning der er klar til

indtægter kommer til beskatning i kongeriget og forslaget skal lige præcis ses i det lys det er

inde på forslaget har til formål at sikre at grundlæggende danske skatteretlige principper ikke tilsidesættes men at det tværtimod sikres at danske indtægter beskattes i danmark det er der så i en nylig landsretsdom rejst

har vist at de nugældende regler kan omgås når danske selskaber ophører i forbindelse med grænseoverskridende fusioner og disse fusioner tillægges tilbagevirkende kraft i skattemæssig henseende

at den her type fusioner ikke kan få skattemæssig virkning bagud i i tid

betydning for andre grænseoverskridende omstruktureringer hvor samme problemstilling gør sig gældende lovændringen er tillagt virkning fra fremsættelsestidspunktet

tidlige virkningstidspunkt skal jo forhindre

det er grundlæggende godt hvad vi laver i folketinget

hurtigt kunne lave omstruktureringer og få nogle store fradrag af

stedet skulle ende i beskatning og det er jo ikke ønskeligt derfor har lovforslaget heller ikke været i i høring forud

har været for vi er enige om forslaget men jeg

skriftligt jeg synes det er et helt rimeligt spørgsmål

at vi har det her lovforslag fra skatteministeren i dag men

andre fusioner der eventuelt kan have været

så er ministeren bekendt med at der har været andre sager men som måske bare ikke

at finde frem til den her model hvor man helt lovligt indtil nu

så tror jeg at vi heldigvis her er tidligt ude i forhold til

så jeg håber og tror på at den dom

er en enlig svale men men jeg må hellere henvise

om det her har været sådan en lidt ekstrem case fordi

som ministeren siger har været meget kreative med det men jeg stiller

ligesom de konservative er fraværende er det radikale venstre det også og jeg skulle have givet den besked at også

kan så glæde skatteministeren med at der er fuld plade

der er

bedt om ordet og forhandlingen er sluttet jeg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

forskellige temaer der er justering af reglerne for fast driftssted for erhvervsmæssig virksomhed i den ene ende og

ud for nogle heftige bunkebryllupper som skatteordfører

er mange forskellige ting der er samlet i et lovforslag det har vi prøvet før men det her må alligevel være en af de største sammenblandinger af ting i det samme lovforslag som jeg har været ude for som som ordfører

på den sidste dag det var muligt og der er under en måned til behandlingen af det

jeg vil sige at skatteministeren gør sig skyldig i sådan en slags

i folketingets tilfælde giver det jo risiko for lovsjusk og endnu mere paradoksalt bliver det hele jo af at flere af elementerne i lovforslaget faktisk handler om at rette op på andre tilfælde af at ny lovgivning ikke er blevet lavet fyldestgørende så hvis man sådan skal

er der vel baggrund for at sige at der er

er elementerne i lovforslaget udtryk for hullukninger eller forstærkede værnsregler på nogle af punkterne det synes vi er

mangler ved tidligere lovgivning

men den ser overordnet spiselig ud for socialdemokratiet sådan rent politisk

kan umiddelbart støtte de fleste af elementerne i

for at tage fat på nogle af elementerne

at undervurdere brændstofforbruget og stille bilerne lidt for godt i de her test og målinger af hvor langt biler kører på en liter benzin eller en

fra første september to tusind og atten er det den nye test der skal

dem begge to men generelt vil brændstofforbruget vise sig at være cirka en og tyve procent højere end hidtil beregnet og hvis ikke man gjorde noget

en højere beskatning fordi der jo er et tillæg

på en liter benzin

tilsvarende et fradrag på fire tusind kroner

utilsigtet forhøjelse af registreringsafgiften og det er den politiske intention med de love der blev gennemført omkring bilbeskatningen i folketinget

tilhængere af at man laver sådan

om der er nogle muligheder for at gøre noget særligt i forhold til elbiler

fald ikke vores politiske holdning at de skal det tværtimod vil vi gerne have dem udbredt mere

behov for at spørge ind til men generelt det at få lavet

en omregningsfaktor

på et senere tidspunkt vil der så være mulighed for at lave en egentlig ændring af skæringspunkterne når wltp metoden er fuldt indfaset og en

så kan man forhåbentlig til den tid få en lovgivning der rent faktisk passer på de kilometer på literen det

det her skal føre til at der bliver en højere bilbeskatning end det har været intentionen

et andet sted hvor der er behov for at gå lidt mere ind i det kunne være det her spørgsmål omkring tilretning af ølmoderationsordningen

mulighed for at lave reducerede afgiftssatser for små

to tusind og atten ordentligt vi har behandlet den

ministeren foreslår at afgiftsreduktionen skal vurderes ud fra fremstillingsomfang alene og ikke samlet fremstilling og udlevering det står ikke klart et par steder i paragrafferne og det må så justeres det fremstiller regeringen som om

skulle være gunstigt for små producenter og

blandt de her tretten og nogle af dem

støtte lovforslaget og så håber vi

ikke viser sig at der er yderligere sjusk gemt deri

i europa parlamentet har lige udgivet en rapport hvor de dokumenterer og sandsynliggør at den danske

fire og tyve milliard i perioden to tusind og ti til

seksten fordi de test som man bruger til at teste bilers brændstofforbrug ikke hænger sammen med det brændstofforbrug som bilerne bruger ude

det giver så de her mindreindtægter på fire og tyve milliard to tusind og ti til to tusind og seksten og alene i to tusind og seksten var det faktisk seks

vi gik glip af herhjemme betragtelige beløb må man sige så skriver de også i den rapport om den nye

at den vil løse noget af problemet men det er stadig væk en laboratorietest som undervurderer

hvor meget benzin bilerne faktisk bruger ude i den virkelige verden så der vil

bilejerne betaler afgift ud fra altså hvor langt bilerne kan køre på literen og så

kører på literen ude i virkeligheden som vil være væsentlig mindre

testen viser når man tager

tager udgangspunkt i hvad bilerne rent faktisk forurener

om det er vi landet på det rigtige med

rapport som herre rune lund omtaler men den vil der

at være ekspert på de forskellige metoder

som muligt som rent faktisk afspejler det der er

fordi det handler om skatteprovenu og

med nogle skattemæssige instrumenter forsøger

men jo også fordi der er tale om et forbrugermæssigt spørgsmål

de nærmere ting i den rapport herre rune lund omtaler

vores klima og miljøpolitik bliver undergravet fordi vi indretter politikken efter

kører x antal kilometer på literen men de kører i

meget mindre og så har vi en situation hvor bilejerne sådan set i årevis har betalt for lidt i afgift fordi de test vi bruger til at måle hvor meget

indfører de rigtige test man kunne også sige at det provenu der kommer ud af det kunne bruges til at sænke afgifterne på elbiler

den kollektive trafik billigere eller

til at lave en ny øvelse i forhold til en omlægning af registreringsafgiften som var mere grøn end bare sådan generelt

det er ikke småpenge vi lige brænder af her

en en tirsdag aften i folketinget så hvad tænker

det synes jeg jo er rigtigt at gøre så det vil vi støtte og det går jeg også ud fra at enhedslisten vil ende med at gøre selv om de måske ikke

bare lige skal beslutte os for at forhøje bilbeskatningen

folketinget har besluttet at den skal være og nu prøver man så at få en mere præcis metode til at

samlelov på skatteområdet

så endnu en af slagsen med hele

samlelovforslag fordi

ikke giver mening at behandle dem selvstændigt men

kan man også putte for meget ind i et lovforslag og det vil jeg vove at påstå

mange forskellige emner og nogle af dem er ret store bare det sidste der blev

mere grundig behandling her i i folketinget

komme omkring alle tretten forslag men vil

nå dem alle sammen det første jeg vil nævne er justeringen af reglerne om fast driftssted som

komme til at gøre det fremadrettet og derfor er det så justeret her i lovforslaget

undgå noget dobbeltbeskatning af udenlandske personer og selskaber det er jo altid fornuftigt synes jeg at undgå at der skal være dobbeltbeskatning på samme måde som det er

beskatning et tredje tiltag jeg vil nævne

der er den spøjse situation i dag at to andelskasser

kunne blive relevant i fremtiden i

en del banker der fusionerer hen over tiden så er der

eu retlig tilpasning af beskatning af ikkehjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom

på baggrund af en eu dom som har slået fast at det ikke er rimeligt at danske pensionsselskaber er pænt beskattet med femten

jeg synes det virker som utrolig lang tid man laver en tilbagevirkning i

til to tusind og tretten så det synes i hvert fald er væsentligt

der det som herre jesper petersen også var inde på

af brændstofforbruget for visse biler hvor der kommer den her nye metode

sjovt men det er jo lidt spøjst

tillæg i afgiften

blev vedtaget den første juni to tusind og sytten og at den nye

september to tusind og sytten

først den enogtyvende september

det var da oplagt at den her ekstra beskatning som så ville komme hvis vi ikke gjorde noget

lagt ind i de forhandlinger altså

skrue på knapperne sænke den lave sats eller hvad man nu ville altså det

er jo helt legitimt at vi får en bedre målemetode men når forordningen blev vedtaget

den information fra skatteministeriet så jeg vil bare beklage ret kraftigt at vi ikke har fået

tilretningen af ølmoderationsordningen

kan stå inde for det det skal være mine afsluttende

ser jeg frem til at få svar

som en del af en større pakke hvordan man skulle skrue på mange af de her håndtag der findes i forhold

til bilbeskatningen det er man jo afskåret fra nu hvor der kommer sådan en automatisk justering af det hvor man ikke prioriterer de områder man kunne have valgt at prioritere for eksempel elbiler eller de mest miljøvenlige biler eller den kollektive trafik

jo også en laboratorietest som ikke viser hvor meget bilerne forurener i den virkelige verden så der vil stadig

som statskassen går glip af fordi testene ikke er retvisende altså

er jo slet ikke på plads jeg vil så spørge

der er kommet på initiativ af den grønne gruppe i europa parlamentet

ikke ved er hvor meget der skyldes snyd og fifleri med software og hvor meget der skyldes at vi som

for at hive nogle af de penge hjem hvis det skyldes

men den er trods alt bedre og det synes jeg

er et skridt i den rigtige retning jeg tror det er svært at forestille sig

til den foregående ordfører at man skulle

en virkelighedstest altså at samtlige biler skal

være mange forskellige modeller alt efter et klimaanlæg og andre ting man har i

tidspunkt vi kan jo håbe at man kommer frem til at man rammer præcist men måske ikke lige nu angående

er det jo helt uomtvisteligt at danmark har tabt rigtig mange penge på det fordi folk naturligvis har betalt for lidt fordi testen har været forkert jeg tror bare ikke det er nemt at forestille sig

for lidt for deres bil og så komme efter dem men det er klart at

jeg har ikke nogen mistanke

forfølge det hvis det er tilfældet men jeg har som sagt ikke noget belæg for at sige at der er nogen der har

er det giver ikke mening altså det her handler om at se om der er sket en form for skatteoptimering i forhold til den måde bilerne er blevet testet på fra bilproducenternes side eller om der måske

med dieselbiler og no

vil stadig væk betale mindre i afgift end det de burde have betalt hvis testen

altså test under virkelige forhold som havde været gældende

rettet op på vi går glip af milliarder af kroner hvert eneste år

det på som er endnu mere retvisende så tager vi da selvfølgelig

man kan kompensere for det i forhold til skattelovgivningen det

nu skal have en test der er fuldstændig retvisende hvis testen ikke er der kan vi jo ikke

om der er sket decideret og overlagt snyd og svigt

skal vi ikke hjem og banke på deres dør og sige at de skylder slet ikke det ville være

ville df være villig til

se på om der netop er sket noget hvor man skulle kræve en slags erstatning eller hvor der

fra regeringens side at det er noget man er interesseret i det lagde

skatteministeren i dagens

vi lovgiver og det er jo egentlig den udøvende magt som skal ud at opspore

jo dem der skal løfte den opgave og vi sætter så

måske har snydt eller ikke har snydt så det

ikke virker som om det er en vej man ligesom har nogen planer om at gå og

skatteudvalgets opgave men vi jo kan

er en mangel på nogle juridiske muligheder for at gå

ikke noget vi skal gøre som skatteudvalg men for at få opklaret

kan komme efter dem men jeg har bare ikke noget grundlag som

at stå og sige at der er snyd

komme efter dem men det er måske ikke lige

med det her lovforslag at man som skatteudvalg skal sidde og sige

så er skat eller det er politiet må

på skatteområdet som også flere af de andre ordførere har sagt nemlig et

omkring tretten ændringer men af en relativt lille karakter og det er derfor de ikke oppebærer

et lovforslag i sig selv men men er en del af et større så kan man diskutere om tretten er for mange men det er nu meget normalt på

vi kunne forstå at der var problemer med at tiltrække investeringer i danmark hvis man havde

være en del af en investeringspulje eller lignende der får vi klarlagt reglerne

skal have et fast driftssted og ikke bare investere et

for at få fast driftssted i danmark det burde imødekomme den her problemstilling og sikre at vi fortsat kan få udenlandske investeringer i danmark derudover sørger

med eu retten og det gør vi ved at justere en række skatte og afgiftsregler

som det allerede har været meget diskuteret her

afgiftstrykket på biler er politisk bestemt og mens venstre i regering har vi hvert år nedsat

vi heller ikke i sinde at lade det stige fordi vi ændrer opgørelsesmetode når vi har haft

har det jo været for at have en faktor i vores beregning af registreringsafgiften der viser noget om hvilken miljøbelastning bilerne

vores interesse at sikre at der stadig væk er den her incitamentsstruktur uden at folk bliver beskattet højere af bilerne de her ændringer

falder lidt forskelligt ud for de forskellige bilmodeller og det betyder at det

vil det være den samme bilbeskatning hvis man kigger på det men der er nogle hvor målemetoderne er væsentlig anderledes

og den kommende og det betyder at det

afgiftstrykket bliver på de forskellige biler men

fra denne gang støtter

kompliceret forslag jeg kan i den forbindelse

jesper petersen sagde fra folketingets talerstol her

men det her er i særklasse kompliceret og teknisk

det bærer de mange høringssvar også præg af

som har indgivet høringssvar til det her lovforslag

har også kan man se svært ved at forstå

det er meget kompliceret stof

en ændring som skal imødegå en risiko for at der sker en utilsigtet dobbeltbeskatning af udenlandske personer og selskabers faste driftssted

som ligger i danmark og i de tilfælde hvor det faste driftssted modtager udbytte fra et dansk selskab

som som andre ordførere også har været inde på og hvor den gældende momsfritagelse for selvstændige grupper ikke er i

også den udvidelse af værnsreglen som skal forhindre omgåelse af udbyttebeskatning ved konvertering af skattepligtige udbytter til skattefri aktieavancer

justeringen af reglerne om tynd kapitalisering som opfølgning på en dom fra eu

indebærer en mindre lempelse af reglerne om tynd kapitalisering og det

noget vi bryder os særlig meget om fra enhedslistens side fordi vi sådan set synes at der skal ske en opstramning af reglerne reglerne om tynd

kan opbygge gæld i selskaber og modtage rentefradrag i højskattelande mens man flytter overskuddet til lavskattelande

store renter der kan accepteres ved lån mellem forbundne selskaber

indkomst væk fra beskatning det er bare for at sige

at retningen er forkert i det forslag også selv om det egentlig bygger på

dybt problematisk at vi i en periode fra to tusind og ti til to tusind og seksten tilsyneladende er gået glip af fire og tyve milliard kroner i statskassen fordi der er blevet brugt nogle test til at vise hvor hvor mange kilometer en bil kan køre på literen

lidt til grin som lovgivere når vi vedtager nogle regler

kilometerfradrag på biler

der bliver brugt nogle test som overhovedet ikke lever op til de intentioner der ligger bag de regler der blev vedtaget her i folketinget det er jo ærlig talt dybt problematisk så er spørgsmålet hvor meget her der skyldes snyd og hvor meget

at der bliver brugt de her laboratorietest som ikke har en dyt

vi bliver nødt til at have boret i og gravet ud det

snydt og kommet snydesoftware ind i bilerne så så de har

bruger nogle ressourcer til at se på hvordan man man kan komme efter firmaer som muligvis måtte have snydt i det her tilfælde

jo spørgsmålet om de fremadrettede indtægter

i to tusind og seksten hvis de tal

synes vi fra enhedslistens side er dybt problematisk for de penge burde jo for længst

det resultat at de penge som allerede burde have ligget i fælleskassen for længst endelig kommer til det

skal fjerne afgiftsfritagelsen på elbiler sådan

den skal være tredive procent billigere det koster lidt over to milliard

der er mange ting man kan gøre for at

har en bil med de penge som vi går glip af hvert år her så

en meget blandet landhandel og der er ting vi er

vi samlet set er negativt indstillet over for

jeg synes langt det meste er ret ukontroversielt men jeg vil fremhæve det punkt hvor vi altså skaber større grad af klarhed om udenlandske investorers retsstilling i danmark i relation til reglerne om fast driftssted hvis danmark skal gøre det godt

konkurrencen om at tiltrække risikovillig

er det nødvendigt at vi ikke skaber unødigt besvær for investorerne og usikkerhed omkring deres retsstilling det virker som om man får løst det med det her lovforslag vi stemmer naturligvis

kollega fra enhedslisten rune lund sagde og som

indledte med så er det et voldsomt kompliceret forslag måske

bedt om at få en en teknisk gennemgang og det kan være at det kun

der pludselig kan blive konsekvensen der er blevet nævnt en

i selve lovforslaget som jeg læste det så jeg ser frem til en teknisk gennemgang og så

flere af mine kolleger har gennemgået en del af dem men

tilretning af ølmoderationsordningen altså en afgiftslempelse

forvirrende når udtrykket er at

skatteministeriet siger at der ikke

en lempelse eller en skærpelse men en præcisering som jeg

har forstået det mens bryggeriforeningen siger at det der skulle have været en lempelse

ministeren at regeringen ønsker at fremme mikrobryggerier men mangler

det er en en kende for sent

af afgiftslempelser for mikrobryggerier finansieret

specifikt mikrobryggerierne som som regeringen har haft et ønske om

at understøtte og hvis det sker inden for bryggeribranchen

biler jeg er enig med dfs ordfører i

det virker som om den nye metode

markant bedre og mere retvisende

nogle synes at bilafgifterne

for lave i forhold til den grønne omstilling vi skal igennem

hvis de grønnes rapport står står til troende

mange milliarder i forhold til noget der enten har været fejl i

er et fair nok spørgsmål at at stille i udvalgsbehandlingen

det handler jo ikke om at vi som skatteudvalg skal skal tage nogle skridt i forhold til at efterforske det ene og det andet

et vanvittig stort tab for

bilskatterne er blevet alt for lave i forhold til at sikre en omstilling

til en fossilfri fremtid

skattefri fusion mellem andelskasser og sparekasser eller banker og jeg

har mig godt nok ned i det til at se om der er et ideologisk problem for for sf men jeg har bare undret mig over at det kommer nu og derfor vil jeg også gerne høre skatteministeren om der har været en en konkret anledning om der har været henvendelser og eventuelt

i forhold til min tid justering af reglerne om

læse om det her begrebsafklaring hvor

definition af fast driftssted

erhverv som man så heller ikke har defineret

et grundlag man har truffet de her beslutninger på og hvornår man har defineret et selskab

jeg som skatteminister og venstremand af den opfattelse at vi i danmark skal have så klare enkle skatteregler som

og med forslaget her

med henblik på at skabe klare og enkle regler så virksomheder og

uhensigtsmæssige eller utilsigtede økonomiske eller administrative byrder lovforslaget indeholder så en lang række forskellige forslag til ændringer af regler og jeg vil som nogle af ordførererne også bare knytte kommentarer til nogle enkelte

er en justering af reglerne om fast driftssted og der har vi i regeringen det overordnede mål at danmark både er og bør opfattes som et attraktivt land at investere i for udenlandske investorer fortsat vækst i danmark kræver at danske virksomheder har adgang til det man kalder risikovillig kapital

den risikovillige kapital kommer i mange tilfælde fra investorer der bor uden for vores lands grænser

at de regler vi har i dag skaber det man kan kalde en usikker retstilstand som jo altså i yderste konsekvens kan få

til at foretrække at investere i andre lande i stedet for i danmark det kunne være i sverige eller i tyskland for

som jeg som skatteminister tager alvorligt og det er en kritik som vi håndterer med det her lovforslag som

det gør vi ved at investeringer i for eksempel aktier efter forslaget kun betragtes som en udøvelse af erhverv der kan udløse fast driftssted i danmark i de tilfælde hvor den pågældende investor foretager investeringen som led i næring

for at leve af det som en levevej den klarhed over regelsættet og dets virkninger som lovforslaget bibringer vil indebære en

og investorerne i de her fonde

for at skulle etablere komplekse strukturer for at undgå at der utilsigtet opstår fast driftssted i danmark for de udenlandske investorer der stiller risikovillig kapital til rådighed og sagt på mere almindeligt dansk hvis nogle af de investorer som

de skal betale mere eller mindre i skat men altså risikoen for at de pludselig skal sætte sig ind i alle danmarks skatteregler

og det vil naturligvis potentielt sætte sig i det potentielle afkast som pensionskasser og andre

lovforslaget en gennemførelse af forslaget vil også

lettelse for myndighederne hidtil har der været uklarhed i regelsættet hvilket har medført at der i meget vidt omfang har været behov for forudgående stillingtagen i form af bindende svar før hver enkelt fond kunne påbegynde sin investeringsvirksomhed

om en regeljustering som vil sikre klarere og mere enkel lovgivning

gerne understrege at justeringen i forhold til den nuværende retstilstand

ikke ændrer noget på i hvilket omfang de udenlandske passive

investorer rent faktisk betaler skat i danmark

en usikkerhed de har som vi adresserer

omfattet af reglerne om begrænset skattepligt af for

udbytte og renter og de vil også skulle betale skat af den form for indtægt der følger reglerne om begrænset skattepligt for at sikre at erhvervsbeskatningen

med eu retten foreslår vi dernæst forskellige justeringer af skatte og afgiftsreglerne herunder en justering af reglerne om momsfritagelse for selvstændige grupper forslaget om om at begrænse muligheden for at

momsfritagelse for selvstændige grupper er nødvendig

eu domstolen har fortolket den bagvedliggende direktivbestemmelse lovforslaget indeholder også andre regler til ændringer af afgiftsreglerne for at undgå en utilsigtet forhøjelse af bilafgifterne foreslås det således at justere bilafgifterne

jeg helt enig med med herre jesper petersen og

det er ikke af ond vilje over for folketinget men

det her op i tolv mindre lovforslag men men

skal jeg gerne stille mig positivt over for

skat og en afgift skal det være hjemlet ved lov

sætning i en bemærkning er forkert eller misvisende så

loven ikke det vi regnede med

særlig når vi lovgiver så meget om skat i danmark som som vi gør

enig i den kritik der bliver fremført jeg har bare for

på den korte bane med den måde grundloven er skruet sammen på men jeg kan til gengæld sige at

en kritik af ølmoderationsordningen det var fru lisbeth

bryggeriforeningen og bedt om at de bliver inviteret ind til et møde så vi kan finde ud af hvad

og det håber og tror jeg også på at bryggeriforeningen

så kan vi jo måske samlet også drøfte det

rejst af en række ordførere her i dag nemlig at forbedre ordningen for de små bryggerier men men hvad

må vi lige få afklaret med bryggeriforeningen og det

blive klogere på forud for anden og tredje behandling af forslaget det tilsagn vil jeg gerne give

spørgsmål om

en nærmere juridisk redegørelse her fra talerstolen jeg må bare sige at når vi laver den her ændring

er det jo for at leve op til eu reglerne og for at rette ind efter den dom og jeg håber også at enhedslisten er et parti hvor

ikke er enig i al eu lovgivning det er jeg personligt

der falder en dom ved en domstol som et flertal i folketinget har

skal som det sidste inden jeg kvitterer for den debat der har været

være spørgsmål sige at jeg har fået den forståelse fra korridorerne hernede at

hvornår man udøver erhvervsmæssig virksomhed det synes jeg og det burde ministeren også vide at der er flere partier i folketinget der synes

den her agentregel i oecds modeloverenskomster har man ændret opfattelse som betyder at nogle en få fast

er vi ikke interesserede i er ikke interesserede i at de skal

det ene sted eller det andet sted så kan ministeren have en ideologisk grund

komme uden om at for eksempel kapitalfonde skal være

men jeg synes da bare det kræver lidt mere diskussion end at proppe

ændringer jeg synes det er en principiel

diskussion så hvis ministeren har nogen kommentarer til den specifikke del af

ikke ændret på men men en usikkerhed om hvorvidt man risikerer at

at stole på danske pensionskasser

sørge for at vigtige investeringer der skal understøtte vækst og arbejdspladser i danmark og i øvrigt sikre et godt afkast

at det er helt rimeligt at rejse den diskussion

under under udvalgsbehandlingen

sige at den her debat vi har haft i dag

at folketinget og folketingets dygtige skatteordførere sagtens kan overskue et lovforslag der indeholder

end bare et enkelt element men jeg men jeg anerkender kritikken

noget der har været sædvane på skatteområdet

vi er nok nogle der synes at der i forvejen findes rigtig mange lidt kunstige konstruktioner i forhold til hvor man er skattepligtig

det der står i bemærkningerne at ændringen i forhold til agentreglen betyder at en repræsentant

i i danmark for eksempel nu vil komme til at spille en rolle ved indgåelsen af aftaler altså at hvis man har

en repræsentant for en kapitalfond

at vedkommende er til stede kunne gøre at man er skattepligtig i danmark

ikke i klar modstrid med en nyfortolkning

det synes jeg stadig væk at man sagtens kan at man støtter op

ret i sin pointe men det betyder ikke at vi ikke skal skal lave den fornuftige ændring der er her i lovforslaget som gør at danske pensionskasser kan udbyde fonde der kan sikre et godt afkast til danske pensionskunder

til danske virksomheder og investeringer i infrastruktur i i danmark det kommer til at gavne det danske samfund også mere end at

jeg kommer til at tænke på tele2 dommen fra december to tusind og seksten hvor

eu domstolen for anden gang afgjorde at den masseovervågning som

hen bare nægter at følge den dom fordi han siger at han arbejder på en løsning

optik er brug for nogle stramninger fordi der er tale om om nogle skattehuller som vi gerne ville

interesseret i at se på hvordan man kan teste lovgivningen jeg

synes bare den ene minister er

ærlig talt fuldstændig ligeglad med med de domme der kommer fra

og så har vi en skatteminister som siger at lov er lov og det skal bare

noget som helst mit spørgsmål vil være

testene hvad gør skatteministeren for at undersøge om der er foregået snyd for de fire og tyve milliard

har en rigtig dygtig justitsminister der gør meget ud af at overholde den lovgivning der gælder og naturligvis overholde eu

at der er usikkerhed omkring rækkevidden af dommen og om hvad vi skal rette ind

fra skatteministeriet det skylder man som lovgiver

en retssikkerhedsdagsorden og så er det mærkeligt at når der falder en dom fra

man kan gøre men det helt store problem er jo at der har været nogle målemetoder som eu og kommissionen

skulle kontrollere dem jo har valideret

sende en ekstraregning til en masse danskere som har købt en bil

nogle bilfabrikanter måske med vilje måske ikke med vilje

hvad for nogle initiativer er der i øjeblikket i gang

skatteministeren i forhold til at undersøge om der

den ene ting den anden ting er det fremadrettede vi går jo glip af milliarder af kroner fordi den test som det her lovforslag vil indføre

vi ude over problemet det er ikke mit indtryk at enhedslisten ønsker det der er en gestus fra liberal alliance

det ville også kræve en væsentlig grad af finansiering så jeg tror vi må leve med at vi har en registreringsafgift og selv med de sænkelser vi har lavet og som jeg stolt af som skatteminister at med til at gennemføre jeg synes

så skal vi lægge noget til grund og der er det altså det bedste vi har

hvor langt en bil kører på literen er også lidt afhængig af om det er fru pernille skipper eller herre joachim b olsen der sidder inde i bilen om den er fyldt op med en mand

så der vil altid være noget usikkerhed jeg anbefaler at støtte det her lovforslag sådan

må vi se på om vi kan forbedre det lovforslag vi vi har men der vil bare altid være noget usikkerhed det må vi være ærlige om og det må vi acceptere

der blev vedtaget den første juni to tusind og sytten og den blev indført

en aftale den enogtyvende september altså lige efter

i drøftelserne de en

i varig virkning kunne vi da godt have moduleret med

på at lave om på bilafgifterne vi havde ønsket

en del af øvelsen så vil jeg også høre om man i regeringen var bevidst om på det tidspunkt at der var den her øvelse i gang i eu som

havde ret store provenumæssige konsekvenser for

naturligvis forelagt det for den aftalekreds og handlet det af samtidig

de partier der står bag sænkelse af registreringsafgiften

og dansk folkeparti i den her sag men på daværende tidspunkt

ikke løb ind i at man skulle lave den her lovændring det har så vist sig at den

omregning er unøjagtig og vil

også i ret stort omfang og det førte så til

opmærksom på det fordi danske bilimportører

de også regnet med at man kunne lave den her omregning og

at lovgive det synes jeg er uheldigt men omvendt

er mere retvisende og vi har indrettet vores system efter at man får tillæg og fradrag

langt bilen kører per liter så må man vel også naturligt

wltp ordningen ingen effekt havde og det

forskellen mellem de forskellige bilklasser de forskellige

bilmodeller man har været af den opfattelse at man kunne lave en omregning som jeg har forstået

til at starte med udpræget begejstrede så jeg tror også at hvis det her havde været et problem de havde haft kendskab til på daværende tidspunkt så havde de problematiseret det i

offentligheden som led i den diskussion også med regeringen om hvilken model man

danske bilimportører jo sammen med blandt andet dansk folkeparti hellere

noget man ikke troede var et problem og slet ikke et problem man skulle ulejlige politikerne med

er det så blevet og her står vi så i dag det vil jeg gerne beklage det

kritik ned som herre dennis flydtkjær helt berettiget fremsætter i forhold til processen det må vi

lidt klarere opdeling af de ting man fremsætter

ender med at være sådan et forslag med rigtig mange ting

sidste mulige fremsættelsesdato jeg

rydde op i lidt før synes jeg end sådan til allersidst og

brændstofforbruget bildelen af forslaget

hvis det viser sig at det er en forringelse for

se på det altså lave nogle særlige ting for det eller tage højde for det

man gennemgår de lovforslag der er fremsat i de år jeg har været skatteminister at der er sket en kraftig forbedring

og jeg ville gerne have fremsat det her lovforslag i starten af samlingen

de problemer der er opstået noget af det handler måske også om at der er et stort kapacitetspres

vi har besluttet at sætte gang i en kæmpe proces med at genopbygge skatteforvaltningen det går i den rigtige retning vi har nogle kæmpestore udviklingsprojekter vi har en masse

og jeg prøver som skatteminister også at tage hensyn til hvad folketingets skatteudvalg måtte måtte ønske og det betyder at der bliver leveret ret meget arbejde og når der bliver arbejdet meget

det et problem jeg håber også at folketinget vil vil se nådigt på det her lovforslag så vi

det lovgivningsmæssige blandingsmisbrug som vist var det udtryk jesper petersen brugte i sin ordførertale i starten af næste samling så

biler og at det også går langsommere end det

beregninger tydede på i de omgange vi har diskuteret de her ting derfor har vi en række forslag til hvordan vi kunne skubbe udviklingen på vej

de bliver jo kun endnu mere nødvendige hvis det faktisk er sådan at lovforslaget her og den omregningsfaktor som der bliver lagt op til

det ønske om begunstigelse af de grønne biltyper som vi gerne vil

vi har med regeringen så det håber

at ændre på omregningen

regeringen også moralsk bundet af den aftale vi har med dansk folkeparti

med at manøvrere ikke i det hajfyldte farvand men i et farvand hvor alle partier føler at de aftaler

bliver honoreret lad os se om det ikke kan lade sig gøre jeg vil

se frem til at drøfte spørgsmålet yderligere med herre jesper petersen i morgen hvor jeg glæder mig til at

om skattepolitikken og konkret regeringens udspil på området fra august her foreslog regeringen

skatten fortrinsvis

for femten milliard kroner penge der altså ikke kunne bruges på velfærd som det var tiltænkt eller som skulle hentes for eksempel ved forringelser af børnechecken nu står vi så og behandler en markant mindre aftale hvis hovedindhold er en løsning på den problemstilling at det for nogle mennesker ikke har kunnet betale sig at spare op til pension i en periode også kendt som samspilsproblemet lad mig derfor indledningsvis slå fast at det er overordentlig glædeligt at det ikke lykkedes regeringen at komme igennem med så store nedsættelser af skatten som det blev bebudet var det sket havde det været meget problematisk for vores velfærd der i forvejen er under pres på en række områder hvor udfordringerne vokser de kommende år og hvor kvalitet selvsagt koster når den glæde så er konstateret

og tiltagene mere socialt skæve end vi havde håbet det ville ende med vi har et lovforslag der ifølge finansministeriets egne svar giver en samlet skattelettelse til direktøren som er dobbelt så stor som skattelettelsen til

på mindsteløn samtidig

en tid hvor velfærden i den grad kunne bruge et løft alt for mange steder løber velfærdsmedarbejderne hurtigere og hurtigere og ligegyldigt hvor mange timer der lægges på arbejdspladsen

tid til det vigtigste nemlig de patienter og børn elever ældre eller handicappede hvis trivsel udvikling og velfærd er grunden til at de møder på arbejde det er vi som politiske partier nødt til at tage bestik af i hvert fald os der går op i at have et stærkt og solidarisk og velfungerende velfærdssamfund

det her lovforslag er derfor i forbindelse med en økonomisk prioritering desværre et skridt i den forkerte retning

de mere konkrete elementer hvor hovedtyngden ligger på

indføre et ligningsmæssigt fradrag for pensionsindbetalinger på op til halvfjerdstusind kroner om året for personer med mindre inden femten år til pensionsalderen i socialdemokratiet har vi selv foreslået sådan et fradrag fordi vi længe har efterlyst at vi skulle lave en løsning på samspilsproblemet der ikke mindst rammer lav og mellemindkomstgrupperne det kan være en fornuftig tilskyndelse

at sørge for at det bedre kan betale sig at spare op til egen pension men vi ærgrer os over

de mest velstående for at håndtere samspilsproblemet var det nødvendigt med så stort et fradrag hvor mange 3fere eller sosu arbejdere er det der lægger så stort et beløb i privat opsparing om året

dem er der jo altså ikke ret mange af et nyligt svar som vi har fået fra finansministeriet viser da også at når man opgør hvordan fordelingseffekterne så er

at en direktør forventes at få en gevinst på knap seks tusind kroner om året ud af pensionsfradraget

på mindsteløn derimod får omkring fem hundrede kroner

gange så godt som lønmodtageren på mindsteløn det synes vi er en ærgerlig og skæv indretning af et fradrag som netop skulle tilgodese lavtlønsgrupperne vi har bedt ministeren om at fremlægge

til hvordan en provenuneutral omlægning af det her forslag til et pensionsfradrag kunne laves mere socialt afbalanceret vi håber at vi kan komme det nærmere i

lovforslaget så vil give flere partier lejlighed til at genoverveje om ikke vi kunne lave en mere retfærdig indretning af det forslåede pensionsfradrag det ved jeg man kan ud over pensionsdelen

som rent fordelingspolitisk faktisk er mere fornuftige de gavner almindelige danskere i arbejde et nyt jobfradrag en forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget med tusind kroner og en nedsættelse af bundskatten med

jo ikke er principielle modstandere af at sætte skatten ned særlig ikke hvis man gør det i bunden hvor det er almindelige lønmodtagere der oplever gevinsten men der skal være penge til det og rækkefølgen skal være rigtig først skal vi sikre tryghed om velfærden og derfor er socialdemokratiets førsteprioritet da også at vi som samfund frem mod to tusind fem og tyve skal have penge til at dække de udgifter der følger af at vi heldigvis

lovforslaget bruger regeringen og dansk folkeparti en ganske betragtelig del af det økonomiske råderum der skulle bruges der på at lette skatten med en hundredkroneseddel om måneden for personer i arbejde faktisk koster aftalen cirka fem milliard kroner om året hvoraf en betydelig del vil komme fra det råderum i statens økonomi der især er fremkommet ved reformer som man solgte til befolkningen med det argument

det ser svært ud at kunne holde det løfte til danskerne hvis man gennemfører de her skattenedsættelser og derfor kan vi ikke støtte den del

mere social indretning af det foreslåede pensionsfradrag så det i højere grad giver en tilskyndelse til at spare op for de personer som rent faktisk er ramt af samspilsproblemet i den lavere ende af indkomstskalaen

dels en udlugning i de skattelettelser som egentlig ikke er nødvendige men som til gengæld er dyre og koster for meget

vil vi kunne støtte lovforslaget og ellers fremgår det jo nok af min tale at vi mener at regeringen har valgt lavere skat over kvalitet i hverdagens velfærd og der er vores prioritering anderledes den her gang skal

radikale venstre har bedt mig hilse og sige at de også støtter en løsning på samspilsproblemet

kritiske over for den samlede økonomiske prioritering som

senere hen tak for formandens

at direktøren fik seks tusind syv hundrede og halvtreds kroner og en hker

det der så bare klinger lidt hult er

reform vi behandler i dag men dengang var det

altså en langt større skattelettelse til direktøren med den reform

skattereform som jesper petersens parti selv var med i som

så lige

og derfor synes jeg det virker lidt pudsigt at man

procentregning i det danske skattesystem

at måle op på hvordan de forskellige tiltag har været

jo altså endnu mere

man sige socialt skævt i sin fordelingsprofil hvor man virkelig gav et kraftigt ryk ned i topskatten i det der

den højeste marginalskat på det tidspunkt

en skattereform før det som jo meget handlede om dels at forhøje beskæftigelsesfradraget det var det primære

så at håndtere den problemstilling at topskatten var begyndt at omfatte nogle som det egentlig var tiltænkt og det løste

og hvordan skal man strikke en løsning af samspilsproblemet sammen

og direktøren er jo den måde man har lavet

hvor man giver et unødig stort fradrag for skulle løse det samspilsproblem

har brug for et der er så stort tværtimod får man lige lempet en skattelettelse ind

roser det her tiltag fordi det er en god måde at løse det på

det er jo fornuftigt nok de har mange gode holdninger

her er så skævt så

også nogle penge fra optjeningsprincippet egenbetaling på danskundervisning og så videre så der er

men der er en betydelig råderumsfinansiering det er der to milliard kroner

og det er jo penge som man har sagt til folk skulle bruges på

for at der var råd til det når der blev flere ældre i befolkningen blandt andet med de dagpenge og efterlønsaftaler som dansk folkeparti var med til at lave med

var statsminister forrige gang nu bruger man dem så i stedet for her

vigtigere at sørge for at der er penge til at de ældre ikke skal ligge for længe i sengen uden at komme op ikke

opleve de uværdige situationer vi har set hvor man har

alt for lang tid eller pædagoger der er i situationer med alt for mange børn på

lemper og tager pengene fra det økonomiske råderum og derfor ikke kan bruge dem på de velfærdshensyn vi synes man skulle bruge

når lønmodtagernes råderum deres

de har gået meget op i lønforhandlinger som jo

ikke hørt socialdemokratiet problematisere hvilket man

at socialdemokratiet da de var i regering ønskede en vækst i det offentlige forbrug

procent i de seneste finanslove der er indgået jeg synes personlig

men det klinger jo enormt hult når socialdemokratiet står og siger

med det som socialdemokratiet selv ønskede det offentlige forbrug skulle stige med da de lavede deres

så hvordan hænger det sammen hvordan kan noget som var rigtigt da man selv sad i regering

op på jeg mener bare ikke at beskrivelsen

så vil man kun sætte penge af til den ene

det er det der er den økonomiske politik man vil kun have en offentlig vækst der er det halve af det som befolkningsudviklingen tilsiger der er behov for det er den diskussion vi har og når vi kommer lidt frem i årene kan vi jo bare begynde at se hvordan den her regering er ved at have tømt statskassen den er ved at have uddelt

mange penge i forskellige former for lettelser dem vi ikke har kunnet forhindre og andre steder har man lavet nogle aftaler der også tager nogle penge fra det økonomiske råderum

der bliver flere ældre og flere børn

er holdbare der er balance i de offentlige finanser de offentlige

man må bare konstatere at den stigning i det

ligger på over det demografiske træk på nul

jesper petersens egen regering ønskede

udsultning af den offentlige sektor

jo ikke mening det er jo så let at gennemskue at det

sandheden om hvad det er for en politisk prioritering vi står i

handler ikke om at se på hvad den offentlige vækst var sidste år det handler om at se på hvad

den prioritering vi diskuterer lige nu det lovforslag vi diskuterer nu hvad betyder det for de muligheder man har

hvordan forbruget af penge ligger på grund af det her lovforslag frem i årene

hvad er så muligheden for

de midler i den offentlige sektor der skal til for at man kan drive det på en værdig og god måde og

at der er tid til patienter og elever og så videre derude det går herre joachim b olsen mindre op i

kørte præcis samme valgkamp der er bare endnu mindre i beskyldningerne der var dengang dengang lovede

demonstrere at det her tømmer vi overhovedet ikke kassen på

og fem og tyve før der er plads til den velfærd som socialdemokraterne mener er den rigtige hvis man kigger på socialdemokraternes udspil

også bliver flere børn og at man så har mulighed for

også mange punkter hvor vi i dag ikke synes at det fungerer godt nok

ældre der er i situationer som ikke er værdige

men altså heller ikke giver den trivsel og den udvikling som det er meningen vi skal have og der er vi altså ved at være der hvor man også med det her lovforslag har forgrebet sig så meget på det økonomiske råderum

for velfærden først så kan vi se på om der er råd til lavere skatter

ud til at de fleste vælgere ikke synes det er så forfærdeligt endda og det tror jeg blandt andet har at gøre med den her debat

man ikke har en oplevelse af at regeringspartierne tager den situation alvorligt som rigtig mange mennesker oplever når de sender deres børn i daginstitutioner og i skoler

med det beslag der bliver lagt nu altså man tager omkring to milliarder kroner årligt af det økonomiske råderum i årene fra to tusind og tyve og frem

styrke kvaliteten i velfærden der lægger vi altså vores prioritering

for at de ting fungerer inden vi går ind i en diskussion om

regeringen og dansk folkeparti som jo havde to overordnede formål det ene at løse samspilsproblemet så det i højere grad kan betale sig at spare op til pension fordi der tidligere

at give en lettelse til folk med lave indkomster så det bedre kan betale sig

forløbet ikke har været specielt kønt men jeg synes

resultatet er blevet ganske fint og et udmærket kompromis

som to isolerede øvelser som skulle afsluttes

at der blev lavet en pensionsaftale tilbage i

juni sidste år som gjorde at vi fik to en halv milliard kroner ekstra i kassen og vi aftalte at vi skulle mødes igen og finde ud af hvordan vi kunne

indførte kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen som jo gav cirka en milliard kroner i kassen og vi skrev ind i aftaleteksten at de penge skulle bruges på en målrettet reduktion så det bedre kan betale sig

isolerede øvelser den første del er indførelsen af et nyt

hedder flere år på arbejdsmarkedet for at løse samspilsproblemet

med til at afhjælpe det det

fradraget at når man har længere end femten år til sin pensionsalder

to og tredive procent med et loft på

året så er der en ting som vi er rigtig glade for i

fra den første krone man indbetaler får man altså det ekstra fradrag det nævner jeg fordi det

et jobfradrag

indkomster hvilket hele tiden har været dansk

at der var en vis regeringsleder som var ude i medierne op

med til at give en målrettet lettelse til de lavestlønnede

set hele tiden har været vores fokus at det netop skulle være målrettet de lavestlønnede og

vide af ministerierne der er omkring enogtyvetusind mennesker i danmark som får under to tusind kroner ud af at gå på arbejde

så på den anden side gør vores skattesystem mere kompliceret

på det eksisterende beskæftigelsesfradrag der kunne man nå noget det samme det ville være lidt mindre målrettet men ville trods alt være mere simpelt end det man er endt ud i

målrettet lettelse som vi gerne vil have

det beskæftigelsesfradrag de har

at der er rigtig mange som

med til at løse det her samspilsproblem så de to øvelser hænger godt sammen

en lille lettelse i i bundskatten og det er egentlig noget som jeg ser som værende uden for de to isolerede øvelser vi

det gjorde de så ikke og de penge som som var afsat til det

mellem kl og regeringen overordnet kan man jo sige at

da vi gik ind til de her forhandlinger var at vi løse det her samspilsproblem

at spare op og hvis der var råd til det

en lettelse i bunden

de her historisk store skattelettelser som der var diskussioner om

blev en god skatteaftale men også en noget mindre skatteaftale men jeg synes også det er vigtigt at vi får fortalt

det demografiske træk altså at der kommer flere ældre at

og andre ting og det er der efter vi har lavet den her aftale

der skulle være plads til at vi får flere ældre

at simple løsninger der

såkaldte målrettede jobfradrag men

må man jo sige at de ti procent med de laveste indkomster får tyve

får lidt over to tusind

de en hundrede og tres

små indkomster så er det ikke mere rigtigt at sige at

hvert fald have en effekt hele vejen op det har den her ikke fordi der er

så vidt jeg husker og det er trods alt dem i bunden den er er målrettet på den måde men det er jo rigtigt at det er en procentsats og

præcis det samme ud af det skulle man jo bare hæve bundfradraget men det vi gerne vil have som jeg også nævnte i mit indlæg er jo

fik under to tusind kroner ud af at gå på arbejde at

giver god mening at man laver sådan et målrettet indgreb et

med de laveste indkomster når man kan se at stort set alle pengene går til folk der tjener mere end en lav

meget mere skævt men det her er

blevet vedtaget uden at dansk folkeparti havde lagt stemmer til så dansk folkeparti er jo med til at lave en skæv aftale her

mod dem i bunden med de små indtægter

været fokus på toppen altså enten topskatteprocenten mellemskatten eller topskattegrænsen

være led ved at kalde socialt skævt eller andre ting jeg synes faktisk at er rigtig godt at vi den her gang har haft fokus på at give en lettelse i den anden ende af indkomstskalaen

man tidligere har har medvirket i spørgsmålet er her om den økonomiske prioritering er den rigtige

der hvor jeg dog synes at der er grund til at

det handler om samspilsproblemet og pensionsdelen

vi også meget interesseret i at vi får ændret men hvis vi alene holder det til til det og ikke ser på de andre ting i forslaget

direktøren seks tusind kroner og det er jo fordi man har gjort pensionsfradraget så stort at direktøren får den

ikke grund til at gøre det så stort

niveauet ikke er lige så højt

lavere beløb der kan tages i fradrag men lidt højere procent så får de nederste jo lidt mere ud af det på den måde det bliver mere målrettet de laveste lønninger og det vil stadig væk løse samspilsproblemet på samme måde som det der er

var det ikke noget vi kunne se på ville det

at sænke grænsen på de halvfjerdstusind som jo kunne frigive nogle penge til at hæve

den bedste mindelige løsning vi kunne finde for de penge vi havde og havde vi puttet flere penge i det

var med under forhandlingerne kan vi da fint prøve at få boret

under udvalgsbehandlingen men det var mit klare indtryk at det her

lettelse af skatten for direktøren

dansk folkeparti jo passende have taget dem fra den anden anden del af lovforslaget hvor man ligesom kommer ind i at lave nogle nye nedsættelser af skatten der jo egentlig ikke er

i en løsning

aftalen fra juni sidste år da den blev udmøntet i folketingssalen stemte

den anden side

var at lave jobreform en hvor vi indførte

arbejde den anden del af det

det er derfor at vi nu indfører det her jobfradrag

at det var endnu større men det her er et skridt i den rigtige retning og det er vi rigtig glade for man kan maksimalt få seks hundrede og fyrre kroner i skattelettelse med det her jobfradrag og det er også et skridt i den rigtige retning at man nu får flere af sine egne penge og derfor får et incitament til at tage et arbejde

det her med at få gjort incitamentet til at tage et arbejde større

det har stor menneskelig betydning at man rent faktisk

er en del af arbejdsmarkedet og

synes vi det er rigtig rigtig positivt at vi her i dag endelig

her omgang samspilsproblemet vi har igennem en årrække

skåret ned på alverdens forskellige ordninger efterløn

og gunstige pensionsopsparingsmuligheder

er en gruppe af mennesker for hvem det ikke mere kan betale sig at spare op til pension det

at folk hele tiden skulle have et incitament til at spare op det det vi forsøger at løse med det her ekstra pensionsfradrag er at de her grupper i stedet for

alderdom

til at blive på arbejdsmarkedet og yde den ekstra indsats og spare op til deres egen pension så de ikke selv bliver fattige ældre så

pensionsindbetalinger så man som sådan ikke bliver straffet for at spare op til pension

for at kommunerne ikke satte skatten ned som vi havde aftalt ved at sænke bundskatten i to tusind og atten og følgende år

synes jeg at det her er en glædens dag nu kan vi endelig få gennemført det her jobfradrag

give et større incitament til at arbejde

vi fra venstres side rigtig rigtig glade for

vi støtter selvfølgelig op om lovforslaget jeg skal også hilse fra de konservative som desværre ikke har

den sjette februar en aftale hvor regeringen og df vil løse det såkaldte samspilsproblem ved at indføre nye skattefradrag samspilsproblemet opstår jo når det ikke kan betale sig at spare op til pension fordi man som pensionist ender med at blive trukket i offentlige ydelser men den løsning der er fundet frem til

duer ikke for den er asocial og urimelig

lidt utroligt at dansk folkeparti

ender med at gå med i en aftale

dansk folkeparti ikke vil føre en ulighedsskabende politik eller ikke vil føre en politik

som som skaber mere skævhed i samfundet men det gør den her aftale jo lige præcis

som regeringen oprindelig havde spillet ud med

stadig væk en skæv aftale for det første må man

konstatere at aftalen vender den tunge ende nedad jo højere indkomst jo større gevinst for det andet

for de her skatterabatter bliver kun givet til

skatten bliver sænket hvorfor skal dem der har de allerlaveste indkomster i danmark så forbigås er der nogen der fortjener at få lidt mere

må man da sige at det i høj grad netop er disse grupper for det tredje

fem og tyve bliver snuppet otte million kroner fra det råderum som jo kunne have været brugt til at sikre en bedre velfærd

som vi så i jobreform en som betyder at tusinder af børn på grund af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen lige nu vokser op i fattigdom det er dybt usympatisk fra enhedslistens side vil vi gerne sikre lavere skat til dem der har de laveste indkomster men vi synes bestemt ikke at det skal betales af de arbejdsløse men tværtimod via højere skatter

de rigeste for det fjerde må man sige at regeringen

meget mere enkel løsning på samspilsproblemet nemlig simpelt hen ved at hæve grænsen for hvornår pensionister bliver modregnet i folkepensionens pensionstillæg det er jo en simpel løsning

hvor det ville være synligt for den enkelte pensionist

alle de teknisk indviklede og finurlige skattefradrag

som man måske har fået i forlængelse af den her aftale

en langt klogere tilgang til problemet fremfor at give skatterabatter som giver mest i kroner og øre til dem som tjener mest vi så gerne sådan en højere grænse

før der bliver modregnet i pensionstillægget og vi så den også gerne finansieret ved at fjerne den fradragsmulighed som der i dag eksisterer for pensionsindbetalinger i topskatten

hvis man lavede sådan en ændring og det ville faktisk indbringe

milliard kroner om året det

som en skatterabat som som bør fjernes fordi det er en skatterabat hvor de rigeste kan slippe for at betale topskat hvis de betaler penge ind på en pensionsopsparing det synes vi ikke er rimeligt og vi synes at en fjernelse af den skatterabat kunne have finansieret

i folkepensionens pensionstillæg det ville også være en finansiering som entydigt ville have en social profil hvor en forbedring af pensionsforholdene for almindelige mennesker ramt af samspilsproblemet ville blive betalt af dem der har

til det skæve i den her aftale vil

vil med aftalens pensionsfradrag få en skattenedsættelse på halvtreds kroner om året og de rigeste ti procent vil i gennemsnit få en skattenedsættelse på to tusind og ti kroner det kan man da kalde omfordeling der vil noget til gavn

man kan sige at forslaget var blevet endnu mere skævt hvis ikke der var blevet indført en maksimalgrænse på halvfjerdstusind kroner for fradraget

også en udvidelse af beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger

at dem der har allermindst får mindst og det samme gælder aftalens forhøjelse af beskæftigelsesfradraget med tusind kroner her er der nul kroner til de ti procent af befolkningen der tjener mindst

hundrede og tres kroner til de ti procent af befolkningen der tjener mest

aftalen skævt skævt skævt fra start til slut i særdeleshed

vi kan jo se at de ti procent med de laveste indkomster

får tyve kr mens de rigeste ti procent

milliard kroner om året men der er kun en hundrede og tres af de

resten går til dem der tjener mere og topskatteyderne lægger alene beslag på to hundrede og firs million

det netop målrettet til dem der tjener mest og ikke til

ikke så skæv som den kunne

stadig væk meget skæv og en aftale som tager fra råderummet som kunne være brugt til velfærd

en aftale som også er finansieret gennem forringelser af kontanthjælpen via kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen

fra enhedslistens side på ingen måde kan støtte

stafetten videre til herre joachim b olsen

gives et jobfradrag grundlaget for beskæftigelsesfradraget udvides med pensionsindbetalinger og så indføres

mindre sænkelse af bundskatten den del der handler om at der gives et større fradrag for pensionsindbetalinger er for os rent pligtstof det var en bunden opgave der skulle løses økonomisk

er vi afhængige af at folk sparer op til egen alderdom og så duer det ikke at systemet medfører at en række mennesker ikke får noget ud af at spare op at give fradrag for indbetalinger og at udvide grundlaget for

vi indfører det her opstår der også den relativt positive mekanisme

det kan være en god idé idet det måske ikke er alle der tænker lige langsigtet i forhold til skattelettelser i bunden

er det også rigtig positivt at man sikrer en større gevinst ved at gå på arbejde jeg vil også indrømme at

større ambitionsniveau samlet set men vi synes nu det er en rigtig fin aftale der er blevet landet derfor synes vi også det er utrolig ærgerligt at skatteborgerne jo må regne med at det bliver spolet tilbage når socialdemokratiet kommer til magten de kan altså se frem til en skattestigning i

vi jo er rigtig ærgerligt

fem milliard kroner føres tilbage til borgerne det er rigtig godt og mon ikke de sådan set bliver glade nok for de fem milliard

derfor vil være rigtig kede af at socialdemokratiet altså vil rulle det tilbage når de får magten men vi støtter

og der er skattestigninger på vej

ikke det der ligger her regeringen spørger os nu

jeg har ikke sagt noget om at man kan regne med at præcis de her skatter kommer til at stige igen men man kan være sikker på at vi vil have at

kan leveres en ordentlig kvalitet i velfærden og det er jo her jeg når hen til spørgsmålet gør det ikke på en eller anden måde indtryk på herre joachim b olsen når man oplever hvordan tingene er når man taler med folk ser i aviserne alle de eksempler der er på at det er begyndt at knirke med kvaliteten i de fælles ordninger

man er meget ideologisk ensporet på at sætte skatten ned men

kvaliteten af tingene hang sammen i alt det vi siger til borgerne at de kan regne med

den smadrer velfærden og velfærden

det vigtigste og det er førsteprioritet for socialdemokratiet

så forstå at man altså ikke vil rulle det tilbage eller vil man

egentlig vil når der bliver udskrevet valg det ved vi jo der gør inden for en overskuelig fremtid så vælgerne ved ikke rigtig må jeg forstå om det bliver rullet tilbage eller ikke rullet tilbage man harcelerer mod det når man står heroppe men nu vil man så måske alligevel ikke rulle det tilbage

på det her område det synes

godt skatteborgerne kan bruge de her penge deres egne penge når de nu engang får lov til at beholde dem

er en konsekvens af det her lovforslag men

noget af det højeste offentlige forbrug i verden og alligevel fungerer tingene ikke i danmark det synes jeg

så måske er svaret ikke bare at bruge flere penge når vi nu har så højt et forbrug i forvejen

vi kan øge effektiviteten i den offentlige sektor hvordan vi får mere ud af de mange penge

det måske fordi pengene bliver brugt forkert og ikke

os her og som vi ikke synes er den rigtige vej at gå bliver det så rullet tilbage

den leg kan man så lege vi vil tage bestik af den økonomiske situation som den ser ud når vi forhåbentlig får vælgernes tillid til at lede landet jeg har ikke sagt noget om at man skulle rulle det her forslag tilbage 11

er den rigtige måde at prioritere på og det redegør vi så for hvorfor vi

er så begynder herre joachim b olsen på sådan at vrænge på næsen over at der er nogle der

bekymringer over hvordan tingene fungerer derude og henviser til alle mulige statistikker vi har valgt i danmark at have en fælles løsning af mange ting derfor har vi også

det ved jeg godt er meget imod herre joachim b olsens ideologi men det man

må tage ned fra diskussionen her er at svaret dem der påpeger at der kunne være behov for at prioritere

det er så også udmærket hvis det er sådan at der er et valg tæt på at vælgerne kan se at det

og harcelerer mod det her lovforslag man vil stemme imod det det skader velfærden

jeg tror jeg som mange andre mange andre også tænker at så

rulle det tilbage hvis det er så frygteligt men det vil man så

forbrug i verden

som herre jesper petersen siger synes jeg bare ikke det virker intuitivt rigtigt at svaret så er at øge forbruget med seks promille eller otte promille eller hvad man nu vil og så bliver alting fryd og gammen så er det måske at man skal se på at de fem hundrede milliard

ingen tror vel på at alting bare bliver fryd og gammen

øger budgetterne med seks promille det er der formentlig ingen der

gør noget andet vi synes så at man skulle gøre noget andet

synes det er skævt at man vil have

den udenlandske arbejdskrafts danskundervisning det tror vi egentlig ikke

holistisk set vi synes også det er ærgerligt at man har været inde og beskære kontanthjælpen når det er sagt

være med til at løse den her samspilsproblematik bedre hvis de kan det

og går ind i det arbejde det var i forhold til lovforslaget så tænker jeg at hvor er det da egentlig befriende dejligt at kunne

det lyder da egentlig ret fornuftigt jeg

at regeringens forslag på mange måder er ret fornuftigt

jo ikke de her skattelettelser til dele af befolkningen der kommer til at erodere vores

det er jo heller ikke det at vi siger nej til det her forslag der kommer til at redde landet og sikre vores velfærd men det er bare væsentligt at man kigger på detaljen altså djævelen i detaljen her

jo flere gange man skærer lagkagen så skævt som jeg rent faktisk mener man gør her hvor man for

løse en problematik måske åbner for

lave skattelettelser for nogle der ikke helt har behovet i den grad som

at gennemskue som borger hvad det egentlig er

så sagt på en anden måde

vi generelt var bedre til at holde hånden under vores velfærdssamfund og ikke skære

en velfungerende kvinde der bare ikke lige er i job nu

meget stor lyst til at arbejde hvad det så end er der gør at man ikke kommer i arbejde

nogle ekstra kroner der skal til før man får lyst

hvis jeg er helt eroderet af sorger trist og ikke kan se noget mål med noget som helst

at finde min virkelyst og finde lyst til at deltage i samfundet

om min egen navle og kigger ud ad vinduet og håber på at der sker et eller andet

finde kraften til at komme videre det kunne være med

nogle nogle konstruktive rammer noget hjælp noget støtte og så er der rigtig mange borgere der har lyst til at gøre en forskel så lad os behandle dem på kanten af samfundet ligesom

står herinde har det bedst altså med at få nogle nogle fornuftige rammer at arbejde under så vil vi opleve at det ikke er et par kroner der gør at man har lyst til at gå i arbejde det er derimod bare det at kunne se at det giver mening og at der er fornuft og opbakning til en så vil der selvfølgelig naturligvis selvfølgelig naturligvis så kan

være nogle enkelte rundtomkring i danmark der ikke har overskuddet til at gå ud og arbejde

er dovne lur mig om ikke der er enkelte danskere der er dovne jamen så må vi se på det men det er bare ikke

et land som har ligget under for enevælde og placeret tillid hos netop kongen i rigtig rigtig mange år og derfor

næsten entydigt hos regeringen og tro på at regeringen vil os det bedste jeg tror ikke

borgerne gider arbejde jeg tror nærmere at vi

ikke behandle hele befolkningen store befolkningsgrupper med

løse samspilsproblematikken på en fornuftig måde

med dansk folkeparti og som flere af mine kollegaer har været inde på

mindre ringe end det der var udspillet og det vil jeg da gerne starte

vi synes stadig væk ikke at opgaven er løst på en god måde det er

og samspilsproblemet og det at sikre

tilstrækkelig med pensionsindbetalinger mener vi godt kunne være lavet

endte med at være resultatet på trods af at det

fradrag for pensionsindbetalinger

til pensionsalderen hvor lavtlønnede kun vil kunne udnytte en del

er på overførselsindkomst får

en lavere bundskat at man næsten ikke kan regne på det men det ligger på

er der taget penge fra både råderummet og og det planlagte

løft af de offentlige investeringer som jo

bliver brugt flere penge på den offentlige sektor eller eller reelt færre

flere og flere penge på på den offentlige sektor vi ved jo bare alle sammen godt at der er noget der hedder demografi vi får flere ældre

sige private samfund så har man også nogle forventninger til

stigninger i de offentlige investeringer

i resten af samfundet

finansiering som vi kan se

på den måde er det som vi ser

fugle på på taget så

som flere andre også er kommet tilbage til

igen og igen hvem har ligesom skullet betale for den her ordning

del af finansieringen og vi hører at det er fordi det skal kunne betale sig at arbejde jeg synes bare det er interessant at tænke tilbage på højkonjunkturen lige inden finanskrisen hvor vi stort set ikke havde arbejdsløshed i det her land altså

arbejdsløse så vi nærmest ikke så når der er

fokus på en masse folk der reelt ikke er arbejdsmarkedsparate og sige

man synes at folk skal presses

økonomisk hårdt at det vil hjælpe dem

markant bedre end det der var regeringens

vi kan fra sfs side ikke ikke støtte det

en ny regering når vi forhåbentlig snart får en ny regering om at ændre på nogle af de her

det var løst på en anden måde vi synes at finansieringen i forhold til kontanthjælpsmodtagerne er socialt skæv vi synes det er et problem at man bruger en del af det råderum vi mener der skal være til velfærd derfor vil vi gerne stille nogle forslag om at elementer af det her bliver rullet tilbage så skal vi selvfølgelig finde

det vender vi tilbage til lovforslaget udmønter jo de skattelettelser som indgår i aftalen om lavere skat på arbejde og større fradrag for pensionsindbetalinger som regeringen indgik med dansk folkeparti i februar en aftale jeg som skatteminister er

jeg er glad for at vi nu kan fremsætte et lovforslag der giver skattelettelser til helt almindelige danskere samtidig med

det gør ikke glæden mindre jeg kan med tilfredshed konstatere at

de indkomne høringssvar i vid udstrækning kvitteres positivt for at regeringen både letter skatten på arbejde

skal ses i sammenhæng med aftalen om flere år på arbejdsmarkedet som vi indgik sidste år med dansk folkeparti

de to aftaler tilsammen betyder at tilskyndelsen til at spare op til alderdommen

og med det ekstra pensionsfradrag som er en del af det her lovforslag

alle der indbetaler til fradragsberettigede pensionsopsparinger en skattelettelse

det nye jobfradrag det giver en målrettet skattelettelse til

personer i i beskæftigelse al den

derfor vil det have den største relative effekt for lave indkomster jeg

er behov for skattelettelser til lavtlønnede hårdtarbejdende danskere jeg er nu ret sikker på at det vil være værdsat blandt de mange arbejdstagere som hver dag står op og arbejder hårdt for deres løn nu

en skattelettelse jeg havde egentlig ønsket mig at kunne være større det ønskede regeringen sig men er tilfreds med det resultat som som ligger

at pengene som udgangspunkt har det bedre i borgernes egne lommer end i statskassen hvor vi politikere råder over

jeg synes skal nævnes i den her sammenhæng og ja skattelettelsen kommer også de

kan betale sig at arbejde selv om man ikke er i lavtlønskategorien men

herre dennis flydtkjær var inde på i sit spørgsmål til herre jesper petersen i den grad balance i det her forslag særlig hvis man sammenligner med med tidligere skattereformer blandt andet den tidligere røde regerings skattereform derfor forstår jeg heller ikke

parti der repræsenterer den arbejdende

regeringen havde gerne givet større skattelettelser hvis det

jeg synes nu alligevel at det er bemærkelsesværdigt at organisationer som foa og lo under høringen og i høringssvarene anfører at jobfradraget er overflødigt da det allerede kan betale sig

tid på det her i dag i min ministertale så

og alligevel kritiserer

man på den ene side kan mene at offentligt ansatte skal

effekten er den samme dog med den tilføjelse at samfundsøkonomisk er det meget bedre

skatten på arbejde der kommer alle arbejdende danskere til

man sammenligner beløbene så

fagbevægelsen ikke vil bukke sig ned efter i forhold til det målrettede jobfradrag

overenskomstforhandlinger jeg undrer mig over at at man kan indtage

vi glade for den skatteaftale der ligger her vi

det fornuftige balancerede kompromis der er lavet i

efter de bemærkninger

til udvalgsbehandlingen og jeg håber også at vi får mulighed for at drøfte lovforslaget

lave lønninger hvordan pokker kan skatteministeren sige det når vi kan se at de ti pct der tjener mindst vil få tyve kroner ud af det

det her er da ikke målrettet dem med de laveste indkomster hvis man ville have gjort det skulle man jo have lavet en aftrapningsordning for

kunne få det her fradrag men den model har regeringen jo ikke valgt at lave jeg synes

loft over hvad man kan få og derfor har det den relativt største betydning

for de lavtlønnede når fordelingen

jo fordi vi heldigvis har relativt få lavtlønnede for de fleste danskere tjener mere end de lavtlønnede

men det er målrettet dem og det er der det relativt

enhedslisten i det hele taget vil være med til at give skattelettelser til nogen

en måde hvorpå man lige kan undgå at give en skattelettelse fordi man

en større offentlig sektor det er fair nok hvis vi nu skulle gøre det

skattenedsættelser for dem med de laveste indkomster

betaler for at dem med de laveste indkomster

kan få en skattenedsættelse når man ser på svaret

to hundrede og tre og tredive af syvende februar

kan man jo se at både i kroner og øre men også i procent af disponibel indkomst og procent af bruttoindkomst

arbejde jeg kan ikke lige kommentere på det spørgsmål for jeg kan simpelt hen ikke erindre det men nu vil jeg gå hjem og læse det og så vil jeg have et godt svar til herre rune lund til anden eller tredjebehandlingen

hvis der er skattelettelser i udsigt for nogen og så vil jeg også overveje om det er noget regeringen kan støtte

og at vi så ikke gør det samme for de samme personer når de ønsker at uddanne sig til overhovedet at få adgang til arbejdsmarkedet

en undren over dette spørgsmål som er baggrunden for dagens forespørgsel vi kom til at spørge hinanden hvorfor

ret hurtigt frem til at der ikke er noget godt svar det var nærmest sådan lidt sådan er det jo

ser på hele gruppen af personer med handicap viser en undersøgelse fra det nationale forsknings og analysecenter for velfærd

markante forskelle på uddannelseschancerne for mennesker med og uden handicap ifølge den undersøgelse

knap halvtreds procent af personer med større handicap som ikke har en kompetencegivende uddannelse mod en tredjedel voksne uden handicap selv om en tredjedel også er alt for mange

forskellen dog markant vi ved at uddannelse er vigtigt for en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidig er sammenhængen mellem uddannelse og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet stærkere for personer med handicap end for personer uden handicap det betyder at det er vigtigere

få en uddannelse for at have gode muligheder for at bidrage på arbejdsmarkedet derfor mener vi at debatten i dag er helt nødvendig vi kan konstatere at der er en række hindringer for unge med handicap og derfor har vi fundet anledning til denne forespørgsel som lyder hvad kan regeringen oplyse om muligheden for at personer med handicap kan tage en erhvervsuddannelse og hvad kan regeringen oplyse om de initiativer som regeringen agter at gennemføre for at øge muligheden for at personer med handicap vil tage

potentiale og skabe sig et godt liv

meget vigtig del af et frit og demokratisk samfund som det danske

jeg også glad for at spørgerne sætter fokus på en meget vigtig og helt konkret sag nemlig at personer med handicap er sikret muligheden for at tage en erhvervsuddannelse lad mig starte med at slå fast at personer med handicap allerede i dag har gode muligheder for at blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddannelse herunder en erhvervsuddannelse i regeringen er vi meget opmærksomme på at sikre og udvikle ligestillingen for personer med handicap det er en vigtig dagsorden og vi må aldrig bare læne os tilbage og tro at alt er perfekt der er altid noget vi kan gøre bedre men det er ikke en simpel problemstilling arbejdet med at sikre personer med handicap muligheder i livet er komplekst fordi det ofte kræver en indsats fra mange forskellige ministerieområder det kræver specialiseret faglig viden og indsigt at sikre at de tiltag og forslag til forbedringer vi arbejder med er de rigtige

su gives kun til fuldtidsuddannelser hvis man ikke læser på fuldtid mister man retten til su ingen mennesker er ens i nogle tilfælde kan typen af handicap gøre det svært at tage visse uddannelser men der er ikke opstillet nogle generelle barrierer for at unge mennesker med handicap kan gennemføre en erhvervsuddannelse elever med særlige behov herunder elever med handicap kan i dag modtage specialpædagogisk støtte til at gennemføre en erhvervsuddannelse specialpædagogisk støtte kaldes også sps sps er en individuel kompensation formålet med den er at give elever med funktionsnedsættelser mulighed for at deltage og gennemføre deres uddannelse på lige vilkår med deres klassekammerater sps består blandt andet af forskellige hjælpemidler tegnsprogstolkning sekretærhjælp og støttetimer de forskellige tilbud og støtteformer bruges for eksempel i forbindelse med den almindelige undervisning eller ekskursioner prøver og eksamener og praktikophold

tusind og seksten modtog mere end syv tusind fire hundrede elever i erhvervsuddannelserne støtte fra sps langt de fleste næsten fem tusind fem hundrede modtog støtte i forbindelse med læse og skrivevanskeligheder andre eksempler på handicap der har udløst sps støtte er støtte til døve og hørehæmmede blinde og svagsynede og forskellige former for bevægelseshandicap antallet skifter fra år til år alt efter de enkelte elevers specifikke behov

psykiske funktionsnedsættelser er steget meget inden for de seneste år det er en generel samfundstendens og det er et tydeligt udtryk for ønsket om at give også

for at tage en uddannelse og for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet jeg kan love at vi vil kigge erhvervsuddannelserne efter samt høre de relevante organisationer om der er elementer i erhvervsuddannelserne som gør det særlig vanskeligt for personer med handicap jeg vil sammen med mine kolleger i regeringen afdække mulighederne for at sikre at elever med handicap i erhvervsuddannelserne har de samme rammer som personer med handicap i øvrige uddannelser og beskæftigelse vi vil særlig afdække muligheden for at elever med handicap vil kunne få en nedsat ugentlig arbejdstid i praktiktiden kompenseret økonomisk afdækningen skal danne grundlag for en drøftelse med folketingets partier i efteråret om konkrete tiltag herunder finansieringen af disse

her hen under aften

og det tema som

et handicap og deres muligheder for

blive en del af erhvervsuddannelsessystemet unge mennesker med et handicap og

er en dagsorden som som er vigtig og hvorfor så

lad mig nævne et par grunde for det første går det

lige nu rigtig godt på det danske arbejdsmarked både den samlede beskæftigelse og den

beskæftigelse har aldrig været højere alene siden regeringen tiltrådte i sommeren to tusind og femten er der skabt

og tredivetusind flere private jobs det betyder jo også at virksomheder i hele landet har hårdt brug for kvalificeret arbejdskraft der er brug for alle dem der har mulighed for at

for mange unge mennesker i kontanthjælpssystemet og der hører de bestemt ikke hjemme unge mennesker skal i gang med en uddannelse så de bliver rustet til arbejdsmarkedet hvor der stilles stadig højere krav til kompetencer og det gælder selvfølgelig alle unge uanset om de har et handicap eller ej for det tredje er der trods fremgang på arbejdsmarkedet mange mennesker med et handicap der desværre står uden for arbejdsmarkedet

kun fem ud af ti der er i beskæftigelse og det er er jo også et område som regeringen klart og tydeligt har sagt at vi skal gøre noget ved

i særdeleshed gøre noget ved nu hvor konjunkturerne er enormt gunstige og hvor vi skal gøre en ekstraordinær indsats for at nogle af dem der står længst væk fra arbejdsmarkedet og måske har sværest ved at blive en del af arbejdsmarkedet nu får nogle bedre

som fortjener at blive bragt i spil regeringen arbejder derfor også på et handicappolitisk udspil der skal få flere mennesker med et handicap ind på arbejdsmarkedet vi har det klare mål at også mennesker med et handicap skal nyde godt af de gode konjunkturer og blive en del af det arbejdende fællesskab og få glæde af alt det der følger med et job kolleger fællesskab og ikke mindst masser af livskvalitet som et led i det arbejde prøver vi nu også at komme hele vejen rundt

flere barrierer og flere udfordringer der skal tages højde for hvis vi skal gøre en

for at gennemføre en erhvervsuddannelse hvis man har

har jo netop redegjort for hvordan personer med et handicap er stillet i forhold til at tage en erhvervsuddannelse

er på sin plads nu at fortælle lidt om beskæftigelsessystemets rolle beskæftigelsessystemet kommer ind i billedet når unge med et handicap søger om uddannelseshjælp eller kontanthjælp altså når den unge ikke er tilmeldt en uddannelse og heller ikke er i arbejde

er retningen for indsatsen meget klar den enkelte skal gøres parat til at påbegynde og gennemføre en uddannelse indsatsen kan bestå i forskellige uddannelsesunderstøttende tiltag

være læse skrive eller regneundervisning brobygning på en uddannelsesinstitution eller et virksomhedspraktikforløb indsatsen skal selvfølgelig tilrettelægges

der bliver taget hånd om personens handicap og de barrierer og muligheder der følger med det

andet mulighed for at gøre brug af de handicapkompenserende ordninger så længe den unge modtager en beskæftigelsesindsats det kan for eksempel være en personlig assistent eller et hjælpemiddel som udgangspunkt stopper beskæftigelsesindsatsen når den unge starter på en uddannelse jobcenteret kan dog bevilge mentorstøtte i forbindelse med opstart på en uddannelse eller i en overgangsperiode men det betyder at den unge under uddannelse ikke længere er omfattet af en indsats fra jobcenteret hvis den unge får brug for

der forskellig hjælp at hente i uddannelsessystemet som undervisningsministeren har redegjort for mange mennesker med handicap har jo ressourcer som vi skal være bedre til at bringe i spil på arbejdsmarkedet jeg er heller ikke

at vi med den rette forståelse indsigt og støtte kan komme videre end vi er i dag og det er lige præcis også derfor at regeringen er glad for at få lejligheden til den her debat sådan at vi forhåbentlig sammen kan tage initiativer i løbet af to tusind og atten der kan være med til at understøtte at flere personer med handicap enten kommer direkte ud og bliver en del af arbejdsmarkedet eller får nogle bedre vilkår for at tage en uddannelse det kan sagtens lade sig gøre at kombinere job og handicap det gælder ikke mindst hvis flere udnytter de handicapkompenserende ordninger som jobcenteret kan bevilge når unge efter færdiggjort uddannelse skal i gang på arbejdsmarkedet og det er jo lige præcis en af de

bliver lettere at gå fra at have en uddannelse eller fra at få en uddannelse og så til at

konstruktivt i det fremadrettet

de problemer som også ministrene

honorerer de opstillede adgangskrav på grundforløb og hovedforløb det betyder selvfølgelig at uddannelsessøgende med et eller flere handicap i udgangspunktet

personer med handicap ikke havde adgang til en erhvervsuddannelse

de benspænd som jeg nævner i det følgende er alle sammen også nævnt i notater vi har fra undervisningsministeriet så det er slet ikke ukendte benspænd jeg ved

i forbindelse med at handicappede elever måtte have behov for andet de studerende eller eleverne hvis vi skal kalde dem det har i dag mulighed for at få nedsat arbejdstid så uddannelsestiden forlænges

en aftale mellem arbejdsgiveren og det relevante faglige udvalg det lyder også rigtig godt men så er der den tilføjelse som det er i dag at lønnen reduceres tilsvarende

hjem til mor og far og se om man kan få støtte til at få den uddannelse

eleverne på grundforløb har adgang til at få

su hvis de opfylder de almindelige betingelser eleverne har efter

det kræve en lovændring så netop elever på erhvervsuddannelser får den adgang

adgang til handicaptillæg uddannelses og forskningsudvalget afgav i juni for et år siden en beretning hvor det samlede udvalg opfordrede til at studerende med handicap i relevant omfang kunne blive ligestillet med studerende med handicap på videregående uddannelser udvalget opfordrede også til at vilkårene for handicappede studerende

tidspunkt var varslet fra regeringen

i forbindelse med den debat

at spørgsmålet om handicaptillæg ville blive taget op i forbindelse med de kommende su forhandlinger i i foråret to tusind og atten jeg troede så dengang nok lidt naivt at vi på det her tidspunkt ville have været i gang med at se på det jeg kan ikke lige se for mig at vi får de grundlæggende su forhandlinger sådan lige her og nu

en forventning om at vi i forbindelse med opfølgningen på den her debat vil sikre at den del af su reglerne bliver taget med ind

en ekstra minister men jeg er sikker på at de

så skal jeg afslutte med at læse et forslag til vedtagelse

dansk folkeparti venstre enhedslisten liberal alliance alternativet det radikale venstre socialistisk folkeparti og konservative

muligheder for at blive optaget på og gennemføre en erhvervsuddannelse øvrige borgere og at personer med handicap i henhold til de gældende love og regler

øvrige ansøgere såfremt de lever op til de gældende adgangskrav folketinget er optaget af at personer med handicap ikke hindres i at tage en erhvervsuddannelse

rammer folketinget pålægger derfor regeringen at afdække mulighederne for at sikre at elever med handicap i

som personer med handicap i øvrigt i uddannelse og beskæftigelse det gælder særlig muligheden for at kunne få en nedsat ugentlig arbejdstid i praktiktiden kompenseret økonomisk afdækningen skal danne grundlag for en drøftelse med folketingets partier i efteråret to tusind og atten om konkrete tiltag

os at diskutere mulighederne for at lave en slags

handicaporganisationer og erhvervsskolernes elevorganisation ligesom vi har diskuteret sagen med spastikerforeningens ungdomsafdeling deres formand

ikke rigtig nogen konkrete forslag der gør at vi har

komme videre og derfor har vi så været med til at indkalde til den her forespørgselsdebat socialdemokratiets ønske er først og fremmest at vi får diskuteret en mulig ændring af kapitel tretten i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sådan at det bliver muligt for elever på erhvervsuddannelser at få et fleksjob på hovedforløbet med de ord håber jeg på en god debat

i venstre er vi rigtig meget optaget af de

den her forespørgsel rejser først og fremmest

de handicappedes rettigheder

funktionsnedsættelse hjælpes bedst muligt på vej

førstebehandlede vi jo faktisk også her i folketingssalen et lovforslag der skal forbyde forskelsbehandling af personer med funktionsnedsættelse både direkte og indirekte forskelsbehandling

der kan gøres endnu mere personer med handicap har ikke kun behov for at

de kan også have behov for at vi giver dem en ekstra støtte i bestemte sammenhænge en af de sammenhænge

som vi også drøfter her i aften det med at gennemføre en erhvervsuddannelse

skaffer tilstrækkelig faglært arbejdskraft noget af det som

tale er jo at vi har en situation lige nu hvor vi har højkonjunktur og hvor vi ved at der bliver et

får en mulighed for at få en uddannelse

har hårdt brug for så vi skal selvfølgelig gøre alt hvad vi

til at tage en erhvervsuddannelse vi skal række hånden ud til vore unge mennesker så de også får

støtte de har brug for til at kunne blive en del af arbejdsfællesskabet

forskellige typer af funktionsnedsættelse på vej det gælder jo blandt andet i uddannelsessystemet men også i vores beskæftigelsessystem men vores regering og dermed også venstre er klar til

sætte ambitionerne højere og derfor

tilslutter os vedtagelsesteksten som dfs ordfører læste op her for lidt siden og jeg har lovet at

en hilsen fra de konservative og sige at de også tilslutter sig teksten

socialdemokratiet for at rejse debatten om

mennesker med handicaps mulighed for at tage en erhvervsuddannelse der er i dag alt for mange mennesker med handicap der ikke har

en kompetencegivende uddannelse eller er i gang med en jeg tror at der

hvorfra vi ved at voksne med handicap generelt har

borgere uden handicap og når det gælder personer med vidtgående handicap

der relativt langt flere der ikke har en uddannelse særlig grelt

her kan vi se at det i aldersgruppen

et antal i størrelsesordenen to tre gange flere der ikke har uddannelse end personer i samme aldersgruppe uden et handicap det er et gigantisk samfundsmæssigt problem og et gigantisk problem for rigtig mange

ved at manglende uddannelse har store konsekvenser

beskæftigelsesmulighederne for personer med handicap

det har stor betydning for den enkeltes mulighed for få et godt og meningsfyldt arbejdsliv men jeg synes også

at det jo også handler om at give mennesker med handicap et langt bredere livsperspektiv i forhold til de pågældendes sociale liv

deltagelsen i vores demokrati

samfundslivet i det hele taget hvor vi ved at muligheden for

at agere i samfundslivet bliver langt stærkere når man har en uddannelse med i bagagen

samfund en vigtig forpligtelse til at sørge for at mennesker med handicap kan uddanne sig på lige fod med andre det er faktisk også en forpligtelse der følger af vores tiltræden af fns handicapkonvention

synes jeg det her er værd at nævne at det jo

har stor betydning at børn og unge med handicap

at kunne uddanne sig videre her ved vi at der desværre er

er der skåret i mange børns muligheder for at få specialundervisning det slår ikke mindst blot for at nævne et eksempel igennem for elever med

som går i almindelige klasser der ved vi fra indtil flere undersøgelser der er lavet af landsforeningen autisme

for den gruppe af elever derfor synes jeg det er rigtig vigtigt at vi også i debatten omkring muligheden for at tage en erhvervsuddannelse har fokus på folkeskolen

det er rigtig vigtigt at der er en god specialpædagogisk støtte det er vigtigt at der stilles de nødvendige hjælpemidler til rådighed

støtter i enhedslisten varmt det forslag

jens henrik thulesen dahl refererede til om om

til de elever der tager en erhvervsuddannelse og vi er også helt enige i at der skal peges på mulighederne for at når man

tid i i sin praktiktid

skal der være en mulighed eller en rettighed til at blive kompenseret økonomisk alt i alt synes jeg det er opløftende at

alle partier her i tinget er enige om at vi skal styrke elever med handicaps muligheder for at gennemføre en erhvervsuddannelse og vi ser i enhedslisten frem til en nærmere diskussion af hvordan vi faktisk gør det når vi har fået den afdækning af området som vi er enige om at

velfærdssamfundets opgave det offentliges opgave når det skal hjælpe er at hjælpe dem

anden form for funktionsnedsættelse vi synes at man generelt set hjælper alt

for mange der ikke har behov for hjælp men dem vi skal hjælpe er nogle af dem vi taler om her og derfor

debat jeg jeg glæder mig over at regeringen er på vej med et udspil

og

glæden af at arbejde sammen med rigtig mange læringsorganisationer

min virksomhed hvor jeg validerer uformel læring

firs organisationer hvor folk med særlige behov på alle måder

tilegne sig læring det kan være værksteder det kan være mere akademiske ting det er alle mulige typer læringsorganisationer hvor folk med med særlige behov selvfølgelig knokler for at lære alt det de kan

rigtig meget dialog om læring med med mennesker med særlige behov og der er nogle ting de siger som jeg husker så tydeligt fordi

andre handicappede jeg har bare lyst til at

de udtalelser og andre udtalelser og den dialog som jeg har haft med mange mennesker med særlige behov

hver gang at folk med særlige behov er fuldstændig

og er lige så meget opsat på at finde lykken og lige så opsat på at knokle for at det skal lykkes og

derfor skal folk med særlige behov selvfølgelig også have de samme muligheder for at leve et almindeligt liv som alle os andre og her er det faktisk nødvendigt at behandle mennesker med særlige behov forskelligt fra os andre

ugentlig arbejdstid i praktikken kompenseret økonomisk det er lige præcis der vi giver

en lidt anderledes håndsrækning for at kunne få de samme

dels de udtalelser og de andre

kommet her fra begge ministre og den den lyst der er til at se på det her og udvikle de her muligheder for de

mulighed for at debattere den her sag

jens henrik thulesen dahl for at holde fokus på en meget væsentlig

vi skal sikre at alle personer og også personer med handicap får mulighed for at

potentiale og at skabe de bedste muligheder for at få et godt liv

flere unge vælger en erhvervsuddannelse der er gode beskæftigelsesmuligheder der er adgang til gode

og unge med funktionsnedsættelser skal også have mulighed for at være en

at gøre en ekstraordinær indsats over for nogle af dem der har det allersværest i vores samfund

kan gøre mere en af årsagerne til at vi har et velfærdssamfund

regeringen vil komme med et handicappolitisk udspil det

blot en udstrakt hånd til blandt andet dansk

det her under su forhandlingerne su forhandlingerne finder jo

morgen derfor vil jeg også nævne at det

den her drøftelse i det udspil

et nyt handicappolitisk oplæg som jeg regner med at præsentere inden sommerferien

efter sommerferien derfor vil jeg synes

det her element op til til politisk drøftelse

set fint ind i den politiske proces som vi nu også kommer til at have med folketingets partier

det her område tror jeg er vi alle sammen enige om at der kan vi godt gøre en ekstraordinær

vi nu kan høre fra regeringen at regeringens handicappolitiske udspil kommer inden sommerferien og at der derfor er god tid til i løbet af efteråret